af folketingstidende DK

udenrigsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til

§ nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om østersørådssamarbejdet eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå af

to tusind og fjorten udenrigsministeren har desuden meddelt mig at han ønsker i henhold til

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om arktisk samarbejde

fredag den fireogtyvende oktober to tusind og fjorten forsvarsministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om nordisk forsvarssamarbejde totusinde og

den fireogtyvende oktober to tusind og fjorten ministeren for nordisk samarbejde har meddelt mig at han ønsker i henhold til

nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om det nordiske samarbejde to tusind og tretten

hvor skal danmark hen og hvilke skridt kan vi tage for at nå dertil

til at høre nye bud på hvordan regeringen vil bringe danmark ind i fremtiden

men jeg lyttede lidt forgæves jeg hørte en tilfredshed med det der

dyb krise er vendt til fremgang jeg hørte at regeringen fører en robust og retfærdig udlændingepolitik jeg hørte en statsminister der

en statsminister der grundlæggende ikke har et svar på det enkle spørgsmål hvordan gør vi det

er nok at tage fat på efter tre år med denne regering

vi hørt mange ord om vækst virkeligheden er dog at vi endnu ikke har oplevet ét år hvor økonomien er vokset og vores vækstudsigter i fremtiden halter langt efter vores nabolande sverige og tyskland efter tre år med statsministeren har vi hørt mange ord om økonomisk ansvarlighed virkeligheden er dog at finansministeren i fredags pludselig opdagede at han manglede femten milliard kroner for at holde eu fra døren efter tre år har vi hørt mange ord om en robust og retfærdig udlændingepolitik virkeligheden er en og tredive lempelser en årlig milliardregning og det højeste antal asylansøgere i mere end femten år så hvad nu virkeligheden er at danmark er faretruende tæt på at være gået i stå vi hænger fast i dyndet og regeringens svar er pæne ord om om vækst og om de reformer

er venstre klar til at gå videre

vi har i fællesskab forlænget sporet men vi er ikke i mål danmark skal være et bedre land for fremtiden og derfor har

arbejde små ottehundredetusind

forsørgelse og det er den allerstørste samfundsmæssige udfordring vi står med for ikke alene er det en tung økonomisk byrde for samfundet det er også et problem for den enkelte der bliver placeret placeret uden for det arbejdende fællesskab det er ikke godt nok at trehundredetusind danskere kun har et svagt økonomisk incitament til at tage et arbejde at syvogfyrretusind har mindre end tusind kroner ud af at tage et job og

på at være i arbejde

vi brug for en jobreform der går på to ben et moderne kontanthjælpsloft der skal sætte et loft over ydelserne samt skattelettelser til de laveste arbejdsindkomster så forskellen mellem at være på overførsel

gå på arbejde bliver større for fremtiden skal vi have skabt flere private arbejdspladser private arbejdspladser er selve forudsætningen for velstand og dermed velfærd det er de private arbejdspladser der betaler regningen for de goder de goder og de muligheder vi alle gerne vil

derfor skal vi gøre det mere attraktivt og vi skal gøre det lettere og nemmere at driver virksomhed i danmark skatter og afgifter skal

og bureaukratiet skal begrænses det er derfor at vi i venstre ønsker at indføre et skatte og byrdestop så der ikke kommer nye skatter og afgifter det er derfor at vi ønsker at standse overimplementeringen af eu regler så danske særregler ikke sender arbejdspladser ud af landet det er derfor at vi vil gøre det nemmere for danske virksomheder ved højst at indføre ny erhvervsrettet lovgivning to dage om året så de i årets resterende tre hundrede og tre og tres dage kan koncentrere sig om at skabe vækst skabe arbejdspladser og drive virksomhed for fremtiden skal danmarks åbnes mere for dem der kan

men lukkes for dem der ikke vil vi ønsker en helt ny udlændingepolitik for nogle skal det være nemmere at komme hertil for andre skal det være langt langt sværere erhvervslivet skal selvfølgelig have adgang til udenlandsk arbejdskraft så vi har den arbejdskraft der skal til for at sikre velfærden i vores samfund

omvendt skal vi sige klart nej til dem som kommer til danmark for at bo i parallelsamfund

og dybest set undergrave den udvikling vi alle sammen ønsker hvis man har det sådan

de velstående at få besøg vi har boligområder hvor politi og brandvæsen ikke kan rykke ud uden at blive mødt med sten flasker og tilråb så de må vende om og køre væk igen

som det nuværende system ikke kan håndtere derfor har vi brug for en

tryghedspakke som vil skabe mere synligt politi og mere tryghed i hjemmet

brug for en langt mere effektiv indsats over for bander med blandt andet forhøjet straf for rocker og bandekriminalitet

er brug for et langt mere konsekvent og målrettet system som kan tage fat på de tolv til sytten årige og sikre at de ikke slår ind på en livslang kriminel løbebane for fremtiden skal vi gøre et godt sundhedsvæsen endnu bedre vi har i hovedtræk et

og velfungerende sundhedsvæsen det er godt men det er langt fra perfekt og for venstre er godt ikke godt nok for mange patienter venter for længe og

er muligheden for at overleve sygdom dårligere i nogle dele af landet end i andre og overlevelsesraterne for kræft er dårligere end i vores nabolande for os er et velfungerende sundhedsvæsen en hjørnesten i velfærdssamfundet og derfor er godt som sagt ikke godt nok derfor vil venstre bruge en milliard kroner ekstra i sundhedsvæsenet til næste år derfor vil vi sikre at

ingen patienter tvinges til at vente mere end højst en måned på behandling derfor vil vi igangsætte en kræftplan iv der blandt andet skal sikre at sundhedsvæsenet er gearet til de kommende års udfordringer og at kræftpatienter får en patientansvarlig læge og derfor vil vi igangsætte en grundig gennemgang af uforklarlige og uforsvarlige regionale forskelle i patienternes mulighed for god behandling en analyse vi vil være parat til at handle på for vi vil ikke acceptere disse forskelle se det var mine og venstres forslag til hvordan vi bringer danmark ind i fremtiden så håber jeg at

i dag kan gøre os lidt klogere på hvad regeringen egentlig vil ud over at være regering og med det vil

afslutningsvis læse et forslag til vedtagelse op på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance og de konservative

at der har været minusvækst i dansk økonomi i både to tusind og tolv og to tusind og tretten og

der forventes en meget lav vækst i to tusind og fjorten regeringens økonomiske politik har dermed ikke levet op til løfterne danmark har brug for flere private arbejdspladser fordi det er forudsætningen for at velfærden kan udvikles folketinget beklager at regeringen med afskaffelsen af kontanthjælpsloftet har skabt en situation hvor kontanthjælpsmodtagere har en meget svag økonomisk tilskyndelse til at tage et arbejde og opfordrer på den baggrund regeringen til at tage initiativer så det bedre kan betale sig at arbejde folketinget opfordrer

til at sikre en balance i udlændingepolitikken så flere af de udlændinge der kommer til danmark bidrager positivt det noteres at regeringen endelig betoner de massive problemer med tilstrømningen af asylansøgere samt radikalisering

det

for at den offentlige sektor har den samme købekraft kan betale løn til det samme personale som man gjorde året før

er det af de grunde jeg gav i min tale her nemlig at at vi har brug for at investere noget mere i private arbejdspladser vi har brug for at give folk med små arbejdsindkomster den skattelettelse der skal til

tyve plan den er vi jo en del af

skaber jo mulighed for et udgiftsstop og oven i det er der så tres øre per hundredkroneseddel ekstra vi mangler jo regeringens bud på hvad de tres øre skal bruges til hvor er planen for hvad de tres øre skal bruges til jeg siger at de tres øre ikke skal bruges altså det er ikke svært at lave en plan for at de tres øre ikke skal bruges de tres øre skal

betyder at der er lidt ekstra penge hvert år vi har ikke set nogen plan fra regeringen

spørge tilbage hvornår kommer regeringens detaljerede plan for hvordan man vil bruge de der tres øre ekstra per hundredkroneseddel som man har

på trods af hvad alle socialdemokratiets økonomer ovre i arbejderbevægelsens erhvervsråd sidder og regner ud

som vi har i dag det betyder at man har råd til at købe lige så

lige så mange blyanter og ansætte lige så mange skolelærere og sygeplejersker i morgen som man

ikke man vil vi vil gerne prioritere

jo blandt andet derfor vi i år har fremlagt et finanslovsforslag hvor vi inden for rammerne af et udgiftsstop

hvis jeg skal være statsminister skal jeg

gjorde herre lars løkke rasmussen det

også fair nok men samtidig har

pure afvist nulvækst i den offentlige sektor

for jeg er jo glad for at alt det der ikke skulle blive til noget efterlønsreform og dagpengereform er der endnu

glad for at det der skulle blive til noget millionærskat

godt for danmark men det er ringe ringe

tillid til os politikere derfor mener jeg hvert et ord er det så det samme som at venstre kan komme igennem

arbejde vi ønsker at det skal være lettere at drive virksomhed vi ønsker

mere konsekvent retspolitik hvor vi tager udgangspunkt i offeret vi ønsker

en anderledes udlændingepolitik hvor vi lukker mere effektivt af for dem der ikke kan og vil det er det vi ønsker det er retningen de andre ting vi taler om er midler

set gerne vil have øgede offentlige udgifter på et område

set hellere bruge de penge på noget andet så

er noget der hedder midler og venstres mål er at den private sektor skal fylde relativt mere

at det skal være billigere og nemmere at drive virksomhed det er helt oplagt at hvis man fører en økonomisk politik med

i et udgiftsstop så er det nemmere at nå derhen

som står i kontrast til den regering vi har nu er at vi sætter altså ikke en retning for så pludslig at

hvis man havde holdt fast i den opjustering vi andre havde lagt op til i det ligger

der skal flere ressourcer ind i området og

finanslovsforslag så det handler om at løfte ressourcerne

vi bruger dem så der er ligesom to veje til at skabe et mere synligt politi

det andet er sammen med med politiet at se på hvordan

politiets ressourcer og og der er det formentlig en kendt sag at vi i venstre synes at der er politiopgaver omkring for eksempel transport af fanger til afhøring og andet som man måske godt kunne løse på anden vis og så bruge politiets ressourcer

på pressen at det faktisk var brancheforeningen for privathospitaler og klinikker der havde skrevet store dele af venstres finanslovsforslag

men det undrer mig

dårlige erfaringer som herre lars løkke rasmussen selv har at man begiver sig ud i det her ikke mindst efter den meget store regning som skatteborgerne jo blev efterladt med da privathospitalerne blev overbetalt i sidste regeringsperiode

er jo velkendt at venstre er et af de partier som modtager allermest i partistøtte blandt alle partier her i folketinget fem og tredive million kroner var det i to tusind og elleve og

så mit spørgsmål er modtager venstre partistøtte

beskrivelse af privathospitalernes historiske rolle som jeg lige hører her

er jo altså en karikeret gengivelse

ikke minde om selv om hukommelsen måske er kort at da vk regeringen kom til i to tusind og et sejlede sundhedsområdet da måtte dødssyge kræftpatienter for egen regning begive sig ud på de tyske landeveje for at opsøge et sidste håb om behandling da blev folk presset ud af arbejdsmarkedet fordi de ikke kunne få operationer medmindre de havde friværdi det vi gjorde var at vi vendte systemet på hovedet

satte patienten først og skabte reel lige adgang til sundhedsvæsenet sådan at alle danskere uanset indkomstforhold kunne komme i behandling og det er det der har gjort at sundhedsvæsenet er den del af den offentlige sektor der har udviklet sig mest dynamisk haft den største produktivitetsfremgang kan levere den største fremgang i resultater

spørgeren sidder sådan har vi hos os altså

stolte af de resultater vi opnåede op gennem nullerne hvor vi fik knækket ventelistekurven

øget kvaliteten øget produktiviteten viste at vi kunne få pengene til at række meget længere ved at turde lade pengene følge patienten ved at turde nedlægge amterne ved at gøre alt det som man dengang var imod

en af grundene til at den her regering ikke har det samme behov for at investere i sundhed som vi andre synes vi har

otteogtyvende juni to tusind og tretten og jeg citerer direkte

klart fremlægge hvilken politik vi vil møde vælgerne med derfor står det

så mit spørgsmål er er det herre lars løkke rasmussen

at det var et nej til en plan som har tømmen i hånden eller er det den anden del af formandskabet som

tømmen i hånden

med inflationen og prisudviklingen

i skattelettelser primært til folk med små arbejdsindkomster

set kerer os om at de mennesker der går på arbejde uden egentlig at have nogen gevinst ud af det skal have en større gevinst og vi vil gerne investere de

hvis det er sådan formandskabet fungerer i venstre så siger den ene del af formandskabet at i god tid før et valg vil komme med et sådant stykke papir der forklarer hvor

vil finde finansieringen til de mange ting som de går

før eller efter jul vi i givet fald kan finde en sådan plan

er holdbarhed i dansk økonomi

er begyndt at holde af de reformer som den gik til valg på

bagsiden af en serviet serviet men men lad nu det

er der en plan den plan viser at dansk økonomi hænger sammen og at der hvert år er et lille

ud over at det bare skal bruges

det vil vi gerne bruge på at gøre det det billigere at være dansker

præsentere vælgerne for i god tid inden næste valg det vil sige det kræver nogle klare politiske prioriteringer jeg tror herre lars løkke rasmussen sagde at det ikke er så svært at lave en plan for hvordan de tres øre skal bruges men så kan det jo heller ikke være svært

peter christensens ord i baghovedet at lave en plan for hvordan de tres øre skal finansieres

problem man møder fra nu af og frem til efter danskerne har stemt er det lige præcis de tres øre

universiteterne skal de bruges på universiteterne når man står

op i infrastruktur skal de bruges der når man står hos folk der ikke kan forstå hvorfor billetterne blev dyrere og ikke billigere selv om man gik til valg på det så skal de bruges der

vi holder os til den plan og vi investerer det her råderum målrettet i at gøre det billigere at være dansker og gør det mere attraktivt at gå på arbejde så er der nogle steder hvor vi gerne vil prioritere noget op og så skal vi prioriterer noget ned

ville komme til at se ud og det er selvfølgelig fordi vi jo også har oplevet venstrefolk der løber rundt og siger så skal vi have en lettelse af arveafgiften så skal vi sørme have en lettelse her og der og alle mulige steder og alle kan jo se at det umuligt kan hænge sammen samtidig

række venstrefolk som har sagt vi vil i god tid før valget lægge en plan frem fordi det kræver klare prioriteringer at lave skattelettelser også fordi det for eksempel kræver at man må prioritere

er for nogle skattelettelser man vil og det er derfor vi bliver ved med at spørge hvordan er det så venstre prioriterer

derfor vi fik større skattelettelser end dem regeringen havde tænkt sig at give

jeg forsøger at tale mig ind i hvad der kunne være regeringens politik i

vi kan jo ikke få øje på nogen skatter vi synes er for lave

og som skal sættes op når vi skal sætte skatter ned

på små arbejdsindkomster over alt andet og det gør vi fordi det ikke er et rimeligt samfund vi har når det for trehundredetusind er sådan at der ikke er nogen nævneværdig gevinst ved at gå på arbejde det prioriterer vi vi viser også vejen derhen som jo er at lægge et loft over kontanthjælpen og investere pengene

gik til valg på sidst som altså er vidtløftige betragtninger der faldt sammen i samme sekund de faldt ned på finansministeriets skriveborde så

type planer kommer vi ikke med vi er meget præcise

sætte for danmark vi er meget ydmyge med hensyn til

garantere hvor hurtigt vi kommer ud ad de retninger vi har angivet men det løfte vi har givet og står i kontrast til den regering vi har nu er at man ikke vil se os i spidsen for en regering som går en anden vej end den vi har stukket ud før

bruge mere ét sted må man bruge mindre et andet sted og inden for rammerne af den økonomi der er til rådighed

må man angive løsninger og det har vi gjort konkret her

også om at folk har råd til at skifte køleskabet ud når det gamle går i stykker at de har råd til at sende deres børn på efterskole og

tilbage hjemme i familierne og det er derfor og det er jo en reel uenighed at vi hellere vil give folk med små arbejdsindkomster en skattelettelse så gevinsten ved

gå på arbejde øges end vi vil gøre en af verdens største offentlige sektorer

det er jo fuldstændig rigtigt som herre lars løkke

hvis man vil bruge penge et sted og give skattelettelser så skal de tages et andet sted fra men hvor

er ikke tale om et udgiftsstop der at tale om minusvækst minus femten procent på udviklingsbistanden

som tages fra verdens fattigste og gives til danmarks rigeste

frem for at være på passiv overførsel er for lille er det nu de mennesker der sidder nede bag kassen i netto

danmarks rigeste det er det ikke i min optik det er sådan set danmarks helte der går på arbejde selv om

set dem vi gerne vil give en hjælpende hånd

meste af det her er jo projektbevillinger altså hvor man løbende tager stilling til at sætte nye projekter i gang det siger sig selv at hvis man har færre penge

man sætte færre projekter i gang måske ordføreren i

regeringen jo kæmpe udfordringer for en stor del af den regning betales jo via udviklingsbistanden så hvis vi kunne få asyltilstrømningen under kontrol

set også prioritere at bruge udviklingsbistanden på udviklingsbistand

skal det være udvikling af arbejdspladser så unge har et alternativ til isil og al qaeda skal det være levevilkårene for de fattigste

eller skal det være den miljøindsats der ud over at gavne miljøet også gavner dansk erhvervsliv hvor skal pengene tages fra venstre har endnu ikke svaret de er blevet spurgt utallige gange blandt andet af undertegnede det er da interessant at få at vide hvor de skal tages fra

risikerer man at øge flygtningestrømmene så risikerer man at øge tilgangen til isil og al qaeda

og det er ikke leg med ord for det er i høj grad sådan

sætte nye projekter i gang og det er klart at hvis man har

penge fremadrettet end man havde i fortiden så sætter man færre projekter i gang så gør man lidt mindre end man ellers ville gøre

nu nævnte jeg indonesien det er klart at vi

at man koncentrerer dansk udviklingsbistand i nogle færre lande primært med henblik på fattigdomsbekæmpelse i afrika så der ligger

jo ikke noget med at vi skal ud og stoppe nogle ting der er i gang

et spørgsmål om at vi fremadrettet lader være med at sætte noget

en opposition der har taget ansvar sådan en håber jeg også vi har efter næste valg jeg håber at vi kommer i regering jeg håber at den måde vi har ageret på her de sidste tre år kunne inspirere de nuværende regeringspartier hvis det skulle ske

får vi et samarbejdende folkestyre vil venstre deltage i en regering der halverer

jeg tror at herre jonas dahl trods alt tager sorgerne på forskud

for en ny ny regering under min ledelse

ligesom regeringen jo resultatet af det kommissionsarbejde

kold over for ethvert ønske om at justere nogle ting nej det er det ikke

regeringen begyndte at flytte sig lidt her før den socialdemokratiske kongres sagde for os er den her reform ikke mejslet i granit vi har ikke den tilgang til politik at fordi vi selv har lavet en løsning så er den per definition perfekt

jeg kan godt få øje på udfordringer i det danske dagpengesystem for eksempel den udfordring at dækningsgraden for folk med

man sige en pæn indkomst ved korttidsarbejdsløshed ikke er voldsom

da spændende at der nu sidder en kommission det der ligesom er rammerne for venstre

uændret samfundsøkonomi et uændret beskæftigelsesudbud en uændret økonomi hvis man inden for den ramme som jeg forstår også er regeringens kan justere nogle ting på plads

her

tyve procent og der siger inger støjberg men jeg kan sige det så klart at i god tid inden et valg vil vores planer ligge fuldstændig klar

hvornår er det vi kan få lov til at se en

et af de største problemer vi har i danmark er at det for for mange mennesker ikke kan betale sig at arbejde et af de smertelige dilemmaer vi har i danmark er at vi at vi har set en stigning i østeuropæisk arbejdskraft samtidig med at vi har set en stigning i

for arbejdsmarkedet det skal vi gøre noget ved og det er drivmidlet går venstre til valg på et løfte om at sætte selskabskatten ned nej venstre går ikke til valg på noget løfte om at sætte selskabsskatten

vi har det anderledes end man har haft det før der var nogle

er den type planer man efterspørger så kommer de ikke de kommer ikke

meget klar retning der er givet et meget klart tilsagn om hvad venstre prioriterer vi ønsker principielt at alle skatter kunne blive lavere og det så vi gerne

kan sætte alle skatter ned og derfor har vi en klar prioritet det sted vi vil starte er skatten på små arbejdsindkomster

meget klart vi har også en plan for hvordan det kan hænge sammen for det skal finansieres delvis ved at lave et kontanthjælpsloft sådan at vi undgår den situation efter at regeringen har revet kontanthjælpsloftet ned at et kontanthjælpsægtepar skal ud at finde et job til femogtredivetusind kroner om måneden

som gerne vil væk fra en en ulykkelig

det kommer vi til at se mere af ude i verden det kan være hungersnød det kan være naturkatastrofer det kan være krige der er vores prioritet at man skal hjælpe i nærområderne og der er det en udfordring at at verden i dag er anderledes og at de mest priviligerede

via menneskesmuglere og andet så at sige kan komme om på den anden side af jordkloden

position hvor vi kan initiere en europæisk sammenhæng hvor man overvejer at gå på to ben sådan at man åbner for individuelt forfulgte

samtidig investerer i forhold til den her type krigsflygtninge

hånd om problemet hvis ellers man registrerede folk ved grænsen til danmark vi kunne hjælpe ti gange flere hvis vi hjalp i nærområderne er det her en løsning på den udfordring vi står med lige nu og her nej det tror jeg ikke det tror jeg ikke jeg tror ikke det er realistisk at danmark som det eneste land i europa og uden noget tilløb

at gå ind i den her løsning

man er nødt til at forholde sig til den situation at siden konventionerne blev skrevet forrige århundredes krige står vi med en anden verden da de danske jøder flygtede flygtede de over øresund de flygtede ikke om på

og det moderne internationale samfund er da nødt til at forholde sig til det her og det er jo derfor vi ikke bare hælder det her ned af brættet men siger at det vil vi gerne diskutere man kunne hjælpe ti gange flere mennesker hvis vi var i stand til i forhold til dem her og det er

lave nogle ordentlige tilbud

vikariat på tre måneder

fastansat

lige siden jeg synes at pias historie fortæller noget meget vigtigt om hvad det betyder for et menneske at have et arbejde at stå op til

hos mennesker her i danmark

og nu i stedet for stod med en fyreseddel

skrives om men som nu kunne se på at arbejdspladserne fossede ud af landet

at med nedskæringer og

med store ufinansierede skattelettelser

ubetalte regninger og glemte bilag sluttede med et brag

nogle hårde år for danmark men nu har vi fået styr på økonomien vi har holdt hånden under beskæftigelsen

igen er kommet i arbejde vi har den laveste ledighed i fem år

styr på økonomien hvor vi investerer i nye job og til velfærd

en ting de kan blive

kvikke bemærkninger

ja så er de pist

til statsministeriet

lars løkke rasmussen nøglerne til sit hus

i statsministeriet vi

hvad det handler om udlændingepolitikken

imod mennesker som flygter fra krig og rædsel men vi strammer reglerne

pejlemærker holdninger eller standpunkter

jeg opfordrer oppositionen til at fremlægge en samlet økonomisk plan

helt klar eller venstres chefstrateg

så fremlæg dog den plan

ske hvis venstre indtager statsministeriet

om det er sygeplejersker eller politibetjente

henne ved lægen skal være på hundrede kroner eller på to

og den enkelte dansker taber

skal være statsminister i danmark

om alle de mange gaver uanset om det

gengæld kan få en plads på forreste tilskuerrække derovre ved glasdørene i finansministeriet

hvor man så kan se på mens venstre indfører nulvækst og skærer

og nulvækst i vores offentlige sektor

brug for nu når vi arbejder os ud af krisen vi skal passe

fordi der er blevet for få lærere

det kræver en ansvarlig plan

at der er brug for reel vækst i det offentlige forbrug hvis vi skal udvikle velfærden med blandt andet styrket sundhed flere i uddannelse

og færre offentligt ansatte til skade for velfærden udviklingen af velfærdssamfundet hviler på en fortsat indsats for at skabe arbejdspladser på ordentlige vilkår og sikre en ansvarlig økonomisk politik der bygger på social og miljømæssig bæredygtighed

konstaterer endvidere at i en tid hvor vi bevæger os ud af en krise der ramte både økonomi

det nødvendigt at partier der ønsker regeringsansvar præsenterer en samlet plan for deres økonomiske prioriteringer det er nødvendigt for at undgå eksperimenter

jeg gerne spørge lidt ind til økonomi og udlændingepolitik

udlændingepolitikken sejler det ved

på den front derfor vil jeg bare gerne spørge hvor stor en del af stigningen i det offentlige forbrug skal næste år

jo ikke skortet på advarsler fra vores side vi har advaret hver eneste gang regeringen har lempet

og nu står man hvor man står og lad mig så bare lige sige

for at præcisere det men mit spørgsmål gik på hvor stor en andel af stigningen i det offentlige forbrug næste år

pillet den liste fra hinanden og sagt at

de samme i dag som de var dengang fru inger støjberg selv sad i et ministerium

den næste dag siger venstre at det er for slapt

vel to tredjedele af dem der kommer heller ikke være omfattet af de nye regler og det vil sige at når vi får at vide af regeringen at skønnet er at omkostningerne i år til asylsystemet ikke er en

store udgifter som skal betales et eller andet sted fra og det er det også næste år det er også situationen i to tusind og femten de der kommer nu under de gældende regler er

fru maja panduro er det jo et relevant spørgsmål at stille i dag under åbningsdebatten hvor vi også senere har finansloven på hvor kommer de

at der i dag er over halvtreds millioner flygtninge i verden flere flygtninge end der har været på noget tidspunkt siden anden verdenskrig

kommet lige så mange flygtninge til danmark som der er i dag nu præsenterer vi så et forslag til en stramning som jeg

man bakker op om hvis man overhovedet mener noget af det man

også er nogle borgmestre nogle kommuner

den udfordring som det selvfølgelig er når vi på den her måde tager et ansvar for mennesker i nød og fordi vi bliver nødt til i fællesskab at erkende at der selvfølgelig også er grænser for

om en måneds tid som folketinget så kan begynde at behandle og alle de der kommer indtil det tidspunkt hvor vi sidder med sådan et lovforslag er jo omfattet af de gamle regler

efter at et lovforslag er vedtaget også omfattet af de gamle regler udgifterne

eksploderer og fru maja panduro er den første til at spørge os andre hvor

vi har hørt herre lars løkke rasmussen på talerstolen hvor de fleste spørgsmål fra

den økonomiske plan hvor kommer pengene fra og hvordan hænger det sammen så spørger vi stille og roligt fru maja panduro hvor kommer pengene fra til de her stigende asyludgifter

økonomisk belastet af

for en kommune og det rejser selvfølgelig nogle spørgsmål når man

spørgsmål om indenrigspolitisk fnidder

til de flygtninge der kommer og samtidig har vi så en regering der rent faktisk handler der handler og stiller forslag om at vi også må

indføre en midlertidig opholdstilladelse for de folk som som kommer hertil så de forhåbentlig kan blive sendt hjem igen når forholdene i deres hjemland

må jo fortsat spejde langt efter konkrete løsninger der kan afhjælpe deres situation at

muligheden for konkrete forbedringer

til dagpenge og alligevel udskyder regeringen beslutningen på ubestemt tid

vil socialdemokraterne indgå et nyt regeringssamarbejde med det radikale venstre

en løsning på dagpengeproblemet som indeholder en kortere genoptjening og en længere dækningsperiode

thulesen dahl opfandt og som man gennemførte på en meget brutal måde

fordi vi tog ansvaret på os kunnet sikre at der rent faktisk har været en forsørgelse

ikke havde haft potentielt en krone at leve for i dag og indtil nu

jo ikke været nogen som har haft mindre end fire års

på trods af den reform man lavede fordi vi har kunnet lykkes med i fællesskab og det er jeg

lave de midlertidige ydelser og lave den udskydelse som vi har gjort

se fremad og der har vi jo sagt meget klart

at dagpengesystemet er optimalt det er derfor at vi stemte imod i sin tid det er derfor vi har lavet alle de mekanismer for at forsøge at afbøde konsekvenserne

også derfor vi har lavet også i fællesskab en kommission af kloge mennesker og arbejdsmarkedets parter

der skal hjælpe os til hvordan vi i fremtiden kan lave et dagpengesystem som er bedre og som passer bedre til de mennesker som også er arbejdsløse i dag det tror jeg kan lade sig gøre men

alternativ der svæver herovre

indgå i et regeringssamarbejde

som indeholder kortere genoptjening og længere dækningsperiode end to år

på trods af at

jo var et større flertal i denne sal for dagpengereformen

folketingsvalget og på trods af det er det jo rent faktisk lykkedes

lave den midlertidige forlængelse og sikre uddannelsesydelsen sikre arbejdsmarkedsydelsen

så ved jeg godt at der er nogle der føler sig meget tiltrukket af at herre kristian thulesen dahl i dag siger at han har ændret mening

ikke bare sige at ligesom jeg synes man skal tænke sig om inden man giver folk nøglerne til sit hus

kommer til at kunne foreslå reelle forbedringer

at dagpengesystemet ikke må koste en krone mere end det gør i dag kommissionen har fået at vide at de nedskæringer som herre lars løkke

thulesen dahl og fru margrethe vestager

skal fastholdes det betyder jo helt enkelt at hvis man vil forbedre et sted for eksempel ved at gøre det lettere at genoptjene retten til dagpenge bliver man nødt til at skære et andet sted for eksempel ved at skære ned i ydelsen kan ordføreren bekræfte at det er tilfældet altså at kommissionen

dens afrapportering når jeg fastholder at jeg gerne vil tage dens arbejde alvorligt

er tilfældige mennesker vi har udpeget til at sidde

ganske dygtige mennesker og blandt andet jo repræsentanter for parterne på arbejdsmarkedet som jeg ved går meget meget seriøst ind i det her arbejde de har en tro på og den tro deler jeg at det godt kan lade sig gøre også inden for rammerne af kommissoriet rent faktisk at lave et dagpengesystem som er bedre end det vi har i dag

som passer bedre til de mennesker som er arbejdsløse i dag og til det arbejdsmarked vi har som jo på mange måder ser anderledes ud end det gjorde da man lavede

jo i øvrigt i en kontekst hvor vi også i det hele taget gang med at reformere vores beskæftigelsessystem det var jo i høj grad også den forsømmelse man lavede

der lavede dagpengereformen sin tid at man ikke samtidig

og tyve den vil være at der kan være en øget beskæftigelse i den offentlige sektor på op mod syttentusind men den samlede beskæftigelseseffekt er nul det vil altså sige at der være jobfest i det offentlige

nu har jeg lagt mærke til hvad rød blok normalt plejer at være

interesseret i så derfor vil jeg turnere spørgsmålet lidt anderledes hvem er det

når latteren har har lagt sig

en offentligt ansat er en person som en privatansat slæber rundt på sin ryg med megen møje og besvær og det synes jeg bare er ærgerligt

et af de smukkeste eksempler vi kender på

og en stærk privat sektor er forudsætningerne for hinanden det synes jeg jo er det vi kan

synes jeg bare man skal holde op med at tegne

skræmmebillede af den offentlige sektor som en

jo netop på grund af det stærke sikkerhedsnet vi har at vi også er så konkurrencedygtige

og tyve er nul der mangler altså syttentusind der skal findes negativt det er så i den private sektor jeg spørger igen hvem skal fyres hvilke virksomheder skal lukke eller indskrænke

forestillet sig det kan jo ikke være rimeligt at i holder jobfest i den offentlige sektor mens i vil tage jobbene ud af den private sektor

hvis man ser på regeringens politik

jeg vil give fru maja panduro en chance for at svare på det spørgsmål som både fru inger støjberg og herre kristian thulesen dahl nu har stillet til fru maja panduro fire gange

hvad det koster det danske samfund at få så mange flygtninge hvad kommer det til at koste og hvor skal pengene

kommer det til at koste derudover efter et år når man åbner op for familiesammenføring for så vil der i hvert

at forudsige hvad den samlede pris kommer til at være det ved jeg at

set dem der har fået styr på økonomien i modsætning til den regering vi havde før som fru lene espersen var en del af

en henstilling fra eu så er vi dem der har fået henstillingen

man kan lave en politisk aftale

panduro fortælle mig hvad det analysearbejde går

præcis hvilke retsakter der er vedtaget og hvilke vi står uden for

det her godt og ordentligt jeg må bare minde om at vores forbehold på det her område er fra nitten

to og halvfems nitten to og halvfems det er ret længe siden det var dengang

i fodbold der er sket rigtig meget siden da også på retsområdet og det er en lille smule vigtigt at vi har fuldkommen overblik over uanset om det er politisamarbejde

meget tryg ved at regeringen siger at det skal vi selvfølgelig

stående i deres regeringsgrundlag men nu tager vi rent faktisk et initiativ til at

her skulle trædes så hårdt på speederen som eu reglerne overhovedet tillader det

man brugte rub og stub efterfølgende har det så

sig at antallet af asylansøgere vil blive fordoblet i forhold til det man havde forventet og dermed også udgifterne til asyl

altså rigtige mennesker der kommer til danmark man kan så diskutere om ikke det var uhensigtsmæssigt at man gennemførte en og tredive lempelser i udlændingepolitikken så man fik den fordobling

er mennesker der kommer til danmark som skal forsørges og som følge af regeringens politik gå i skole skal have mulighed for at gebærde sig i

samfund og i øvrigt have alle rettigheder derfor skal det finansieres

spørger til prisen og vi i øvrigt genåbner de kommuneaftaler som man lige nu sidder derude og har lavet budgetter

ved gud ikke været nemt ved jeg mange steder

så kan det måske være at man eventuelt muligvis kan nå et sted hen hvor det kan hænge sammen det er lige flot nok

og siger at man nemt kan lave nulvækst

en måde så det hænger sammen et

ud af som gaver til enhedslisten og sf for at få dem til at stemme for et

det er den besked som vi kan forvente finansministeren giver videre til de røde partier der der bliver desværre ikke råd til nogen som helst form for velgørenhed med denne finanslov

takket være de udlændingelempelser som vi har gennemført så fordobler vi nu udgiften til asyl og det er lovpligtige udgifter som vi selv har lagt

vi nødt til at afholde dem er det svaret til

at der ikke er en krone til uddeling hverken til det ene eller andet gode formål sf og enhedslisten måtte komme med for der er jo ikke en flad

lige sådan med et snuptag eller agter venstre at fremlægge et finanslovsforslag hvor der er taget højde også for den her udgift som

ikke en eneste pulje eller en eneste buffer noget som helst sted dem har man nemlig tømt og drænet

udlændinge som kunne komme hertil

det regeringen vil lave af grænsekontrol og der må jeg så sige

kunne godt tænke mig at ordføreren måske var lidt behjælpelig

den rapport der er kommet fra justitsministeriet så kan man på side fem og tyve læse at anbefalingerne som jo er givet til regeringen ikke i sig selv giver et øget kontroltryk og

derfor medfører anbefalingerne ikke merudgifter for politiet

at grænsekontrol virker så også medfører at

altså at der rent faktisk følger ressourcer med i form af flere politifolk og flere toldere

venstre med at der skulle være de her fine stribede bomme og så skulle der stå

nogle toldere og kontrollere vi tror ikke

vi alle sammen er meget optaget af at få skredet ind over for

på en moderne måde jo blandt andet med de her nummerpladescannere som jeg er sikker på

at ordføreren kender

som der er lidt mindre symbolpolitik

hvis man siger at der skal være grænsekontrol uanset i hvilken udgave

politifolk og nogle toldere der kan stå for at udføre den grænsekontrol og

og som er blevet sendt ud fra justitsministeriet siger

et øget kontroltryk så er det jeg spørger jamen hvad kommer det så til at betyde altså hvad kommer det til at betyde i københavns lufthavn

det ønske man har derude er er jo halvtreds kontorfolk der kan tage sig af paskontrollen

med nummerpladescannerne men jo også ved at

af en en helt konkret mistanke

det er godt

kontrol ligesom jeg synes det er godt at vi i fællesskab jo

men jeg tror at svaret er den der gammeldags bolchestribede bom som

hun dog ved hvad det vil koste sådan at vi

en fornemmelse af at politikken fra regeringens

med regeringens egne ord lige til kanten

vi efter det forslag ved at der kommer øgede udgifter på asylområdet synes vi også det er rimeligt nok at få en fornemmelse af hvor stor den ekstra omkostning

ved ordføreren hvor mange ekstra penge det koster det danske samfund at antallet af asylansøgere til næste år

er lidt fantastisk at man overhovedet vil være bekendt

alle har opdaget og jeg tror endda at de fleste af de borgerlige folketingsmedlemmer også har opdaget at der sker nogle meget voldsomme ting ude i verden det betyder at vi har det største antal flygtninge på verdensplan siden anden verdenskrig der er mere end halvtreds millioner mennesker på flugt

ville det da i grunden være en lille smule mærkeligt regeringen har så den position

alt andet ville være blåøjet det gør finansministeren også i vores finanslovsudspil

nogle buffere ind til blandt andet en situation som som den her det er der ikke ikke i det forslag som venstre har præsenteret og eftersom venstre jo ikke har foreslået en eneste stramning af asylreglerne heller ikke i deres store forkromede udlændingeudspil fra i sommer som i stedet for handlede om at åbne ladeporten for at folk

og udøve social dumping og lønpres på danske medarbejdere så går jeg ud fra at venstre

vil præsentere et helt nyt finanslovsforslag

med den danske model på arbejdsmarkedet og de tusindvis af mennesker der har mistet retten til dagpenge når man udskyder en løsning til på den anden side af et valg hvor

var det der skete sidst der skete jo det at herre kristian thulesen dahl

kom spadserende ind ad glasdørene ovre i finansministeriet slog dørene op og sagde hey gutter jeg har en frisk idé og så foreslog han

dagpengeperioden så jeg vil bare advare imod at man laver

positivt at dansk folkeparti selv om det var dem der opfandt reformen har ændret kurs og at et bredt politisk flertal i folketingssalen jo faktisk nu ønsker problemet løst derfor

manden som i sin tid førte kniven mod dagpengesystemet frem for at handle nu hvor man faktisk selv sidder for bordenden og kan mønstre et

også har fundet løsninger for de mennesker som hvis det havde stået til herre kristian thulesen dahls

efter to år og de to år er jo gået lige nu ville have stået potentielt uden nogen forsørgelse med nul kroner om måneden fordi

sikret folk en forsørgelse jeg agter absolut ikke at overlade serveretten på hverken det her eller andre områder til herre lars løkke rasmussen det er da min klare ambition at det

socialdemokrater der sidder for bordenden

har serveretten det synes jeg vi i fællesskab

så var det fjortentusind og nu er det tyvetusind og mon ikke der er en risiko for at det tal kan stige

endnu mere således at man bliver nødt til at lave en sjette opjustering samtidig med at man kører økonomisk på kanterne i

har nogle buffere i finansloven mit spørgsmål

er det de buffere der skal finansiere stigningen i antallet af asylansøgere og de økonomiske udfordringer der ligger

det er jo sådan går jeg ud fra at venstres finanslovsforslag er baseret på de gamle vækstskøn

at allerede her kommer man på kanten så har venstre også tømt samtlige de buffere

som vi har lagt ind og som jo gør

derudover opererer venstre med to milliard kr

fra kommunerne som overhovedet ikke kan lade sig gøre venstre har i tilgift ikke fremlagt et eneste forslag til at

stramme på asylreglerne så man må gå ud fra at med venstre

mange asylansøgere måske endda flere hvis venstre ikke agter at støtte op

nedjusteringer af vækstskønnet og fem opjusteringer af antallet af asylsøgere

formået at skabe vækst i det her samfund vi har positiv vækst vi har beskæftigelse der stiger vi har en ledighed der falder

statsministeren må jo

tak til statsministeren for åbningsredegørelsen i tirsdags

debat her at vi minder hinanden om at det der jo skete i tirsdags

er en festligholdelse af vores demokrati af vores folkestyre det at folketinget åbner

minder os alle sammen om at vi skal være glade for at vi bor i et land hvor der er demokrati hvor der er folkestyre og hvor der gælder nogle rigtig gode traditioner også omkring det og det så vi i

dejlige kongefamilie som var herinde og blomster over det hele

også i en tid hvor der rundt i verden er ganske ganske store problemer skal vi glæde os over de ting vi kan glæde os over i det danske samfund

i forhold til indholdet af åbningsredegørelsen

gerne sige at når det drejer sig om de ældre

jo glad for at statsministeren i år havde valgt

at medtage de ældre i åbningstalen i modsætning til sidste år hvor der ikke blev nævnt ældres forhold med ét ord det skyldes måske at man siden så har fundet en bevilling

på en milliard kroner til ældreområdet i finansloven for i år

vi har jo tidligere diskuteret og vil også gerne i forbindelse med åbningsdebatten diskutere at det ser ud til at kommunerne sparer mere på ældreområdet end de får så der netto bliver et minus på ældreområdet fra sidste år til i år ude i kommunerne og det er ikke godt derfor er det også at vi i vores finanslovsforslag for næste år foreslår at man bruger det vi kalder en ægte ældremilliard som så kun kommer ud til kommunerne hvis man garanterer at man bruger pengene oven på det niveau man har i år så det bliver en reel forbedring af de ældres vilkår

man ikke ser ud til at have sengepladser nok

er syge der bliver anbragt ude på gangarealer

behandle syge mennesker på i vores samfund derfor duer det jo ikke at vi bygger en ny sygehusstruktur op hvor der så er færre sengepladser til

ganske voldsomt i en situation hvor kommunerne ikke er klar til

brug for at diskutere mad altså noget så basalt som mad vi ved hvor vigtigt det er jeg havde nær sagt i den almindelige dagligdag

er det i særdeleshed også når man er syg fire af de seks nye såkaldte supersygehuse der bygges

hedder produktionskøkkener altså uden mulighed for selv at kunne producere mad det virker jo altså også paradoksalt at det er den måde vi indretter vores velfærdssamfund på så det er nogle ting vi meget gerne vil diskutere med regeringen

er rigtig mange der i det danske samfund yder en kæmpe indsats hver eneste dag som frivillig ældre sagen har et helt netværk der sørger for at mange ældre der ellers ville være ensomme og sidde efterladt tilbage uden nogen en gang imellem ringede på døren eller eller ringede via telefonen ikke

her netværk er sat op det er noget vi skal sætte meget stor pris på vi skal sætte pris på de natteravne der sikrer unge menneskers gang rundt i nattelivet

skabe tryghed i i nattelivet vi skal sætte pris på alle de frivillige i idrætslivet som gør en kæmpestor indsats for for unge og og andre så der er masser af ting der som er vigtige

blev i statsministerens åbningsredegørelse vil også gerne gøre det her

selvfølgelig at det er rigtig godt

en erkendelse af at antallet er relevant

til titusind blev regningen

penge der skal tages ud af de penge vi ellers kunne bruge på de ældre eller sygehuse

har jo en kæmpestor effekt derfor er

det der har fået regeringen til at se at det

dertil vil jeg kun bruge ganske få sekunder på

altså i juni sagde man jo principielt nej til det her med mere midlertidighed i tildelingen af asyl i september sagde man

pludselig ja til at man godt kunne operere med

en midlertidighed men i september sagde man

familiesammenføringsreglerne skulle de ikke ændres de der kom hertil under den

men i åbningstalen i tirsdags

folk der kommer på den nye ordning så man kan i sandhed sige at regeringen

selvfølgelig godt det der så er spørgsmålet er

er tilstrækkelige og der må vi jo nok bare

blive om en uge eller fjorten dage eller om tre uger som tiden går

med det lovforslag som man har bebudet vi har

er det jo noget med at man laver en stramning men en stramning for under en tredjedel

de syrere der kommer til til danmark hvis man ser det i forhold til til de syrere der er kommet hertil og

familiesammenføring og så videre samtidig er det uforståeligt at det tager lang tid for regeringen

når vi taler om syrienskrigere de folk fra danmark der tager til eksempelvis syrien og kæmper

bebudet at der skal være strammere vilkår at man skal kunne tage opholdsgrundlaget fra dem så de ikke kan vende tilbage igen

komme hurtigt det har regeringen så bebudet

nogle ting der er lidt uforståelige for os derfor vil jeg

til at indkalde folketingets partier alle folketingets partier med henblik på at lave et nationalt kompromis om asylpolitikken og en omlægning af danmarks asylpolitik simpelt hen i

over halvtreds millioner flygtninge kræver en virkelig gennemgribende ændring af danmarks flygtningepolitik for at kunne hjælpe bedst muligt vi har jo hundredtusindvis af flygtninge siddende i forskellige lejre tæt

de områder hvor krige raser det virker jo paradoksalt at dem vi hjælper bedst er dem der

betale en menneskesmugler for at komme til danmark i stedet for at se på hvordan vi hjælper flest bedst muligt derfor er det vores bøn at der bliver indkaldt til sådan en forhandling og at den bevægelse som regeringen har lagt op til er en bevægelse der får lov til at fortsætte i den rigtige retning

der markant lægger den danske asylpolitik om så hensigten bliver at hjælpe flest muligt bedst muligt i stedet for som det er i dag

kan finde penge nok og ressourcer nok til at betale en menneskesmugler måske tredstusind

for at komme til danmark og som så får markant bedre vilkår i forhold til de landsmænd som sidder tilbage i flygtningelejrene under mere kummerlige forhold det håber jeg at statsministeren vil svare positivt på når hun senere på dagen kommer herop og skal svare

ordførernes indlæg så så vi har mulighed for

de stadige nedskrivninger af vækstskønnene som regeringen præsterer der er vismændene

finde ud af hvem man helst vil støtte og så er det jo selvfølgelig partiernes styrke også efter et kommende folketingsvalg der kommer til at afgøre med hvilken kraft man kan arbejde for at få sin politik

til herre lars løkke rasmussen at det offentlige forbrug skal vokse med nul procent svarende til fire milliard om året sådan som

der er ganske stor forskel på den økonomiske politik som sr regeringen har og socialistisk folkeparti har og enhedslisten har

den anden ting jeg lige vil vil sige er at

ultimative krav i forbindelse med at pege på en ny statsminister det gør vi ikke fordi vi mener det er nødvendigt for at vi kan få en større direkte politisk indflydelse at der kommer et regeringsskifte så er det jo kampen derefter

markant opbakning fra danskernes side så det

får de en kamp for den politik som vi

områder hvor danskerne kan se at der er forskelle og og så er det jo på en valgdag således

må vælgerne jo gøre op med sig selv hvem de helst vil give stemmen

hvilken fylde den politik så skal have efter et folketingsvalg der håber jeg selvfølgelig på stærk opbakning til dansk

kommer flere ældre i vores samfund flere plejeudgifter og den slags ting

det ønske selv om andre partier så efterfølgende har valgt

gå til næste valg med en anden politik så det er ikke sådan et tal der

jo et tal der er baseret på en reel vurdering af hvad der var nødvendigt der kan vi så konstatere at de nuværende regeringspartier

dag mener de at mindre er nok

få vores politik igennem det håber jeg meget at det kan men det afhænger jo også af om danskerne vil bakke os op

jo lige vende den rundt og forestille sig at fru pia olsen dyhr sagde til sig selv jeg støtter kun den nuværende statsminister som statsminister hvis jeg får det ultimative krav igennem at genoptjeningskravet til dagpengene halveres

hun siger at hun støtter den nuværende statsminister uanset

halvere genoptjeningskravet

lars løkke rasmussen uden at man får noget af det her igennem

vores fremtidige velfærd skal være

en dagpengeløsning så

regering dannede sin regering vel vidende at enhedslisten ville støtte

ligesom sf støtter den nuværende regering selv om

består i at vi får et regeringsskifte og så er det vores indflydelse derefter der er afgørende for om vi kan få

om vi så i øvrigt er i stand til at placere os så vi blandt andet kan tale med fru pia olsen dyhr om dagpengespørgsmålet det gør vi jo nu under den nuværende regering og på den måde ønsker vi

bruge alle de muligheder vi har for at presse vores politik igennem det

kan komme ind og arbejde på det danske arbejdsmarked

det vil jo betyde en voldsomt forøget konkurrence om jobbene blandt ufaglærte så jeg vil gerne spørge ordføreren vil ordføreren stemme ja eller nej til et sådant forslag

os til en bedre arbejdskraft så det er klart at vi ønsker en situation hvor man har mulighed for at tage arbejdskraft ind udefra hvis ikke man kan finde arbejdskraften i danmark men det er det der er det

har gjort i forhold til østeuropa hvor man åbner for en

arbejdskraft som har mulighed for at komme til danmark på områder hvor vi egentlig har arbejdskraft selv så er der jo en risiko for at det medfører løntrykkeri og og i virkeligheden forringede forringede vilkår for de danskere

forslag på det her område eller vil dansk folkeparti ikke støtte det jeg synes det er lidt vigtigt at

får et meget klart svar på det spørgsmål for hvis man kigger på venstres

om at den arbejdskraft der kommer udefra er en arbejdskraft vi ikke har selv så den supplerer os på nogle områder hvor vi hvor vi ellers ville mangle arbejdskraft

østeuropæere til danmark og en stor del af dem arbejder på områder hvor der er danskere der ville have mulighed for at tage de pågældende jobs ja så er det jo samlet set en dårlig forretning for kan man sige danmark som som en

men jeg undrer mig alligevel over det her med flere jobs

nu har vi trods alt haft den her valgperiode i tre år

liberal alliance lægger mange forslag frem som vil øge beskæftigelsen i danmark men det er

for herre kristian thulesen dahl til at fortælle

vi opnåede jo i virkeligheden også nogle resultater men nogle resultater som vi er usikre på om kan udmøntes fordi det tyder på

vi kan gennemføre de her omkostningslettelser for virksomhederne

oplagt også senere i debatten at få regeringens bud på hvad der sker i den sag kan virksomhederne regne med at få de omkostningslettelser de er stillet i udsigt

de seneste måneder haft diskussioner om vores fødevareerhverv landbrugserhvervet

kom en ny minister for vel et års tid siden som sagde at nu skulle landbrugserhvervet virkelige højnes der var arbejdspladser og vækst

og landbrugskommissionens bud på en omlægning der kunne gøre at man faktisk

kunne skabe vækst i landbrugserhvervet det synes jeg også

vil gerne opfordre regeringen til at tage det langt mere alvorligt for der ligger muligheder for danmark

er det jo rigtigt at det kunne øge konkurrenceevnen i danmark men forudsætningen for at sænke

og der har jeg også ledt forgæves efter forslag fra dansk folkeparti

det er man ikke skal bruge så mange penge for at finansiere lavere energiafgifter pengene skal jo være der

har herre kristian thulesen dahl måske med i dag en finansiering

trække nogle af de investeringer der var planlagt

at lette virksomhedernes omkostninger så det der med at sige at vi ikke har peget på at man kunne lette de samlede omkostninger altså hvor pengene skulle komme fra til det

det handler blandt andet om at der er nogle omkostninger til omstillingen til vedvarende

kommer for hurtigt og dermed belaster danmarks konkurrenceevne for voldsomt

det konservative folkeparti og venstre lavede jo en aftale om styrket grænsekontrol sammen med dansk folkeparti

det blev så droppet af den nuværende regering

intelligent og målrettet jeg vil egentlig

hvad forskellen er på det regeringen kommer med og så det man man droppede som vko besluttede for

nummerpladescannere det var jo med i pakken for to tusind og elleve altså det skrottede man i to tusind og elleve her i to tusind og fjorten er det åbenbart et godt redskab at trække frem igen pengene til det forsvandt i to tusind og elleve nu skal de så findes igen i to tusind og fjorten men men derudover er

er afgørende uanset om man bygger den op ved hjælp af elektronik eller om man bygger den op ved hjælp af det forslag vi

i fællesskab tilbage i to tusind og elleve og hvor der

om der reelt sker flere kontroller

der reelt er nogle folk som kan udføre den kontrol så så de der har den kriminelle adfærd og overskrider grænserne har en større risiko

blive snuppet der er det svært at se

der ligger konkret af yderligere ressourcer til grænsekontrol

vil finde sted med regeringens forslag

det kan blive lidt vanskeligt at få dansk folkepartis politik til både at hænge sammen med konservatives og liberal alliances ønske om

at lave skattelettelser og så selvfølgelig venstres

hvad danskerne kan forvente det danskerne i

side er at vi i meget klart sprog fortæller hvad det er

vi er ikke herre over hvad andre partier gør vi kan lægge vores politik frem og så kan vi sige til danskerne at vi vil placere os efter et folketingsvalg så vi får mest muligt igennem af den politik vi står for

også bruge de muligheder vi har for at tale med andre partier for derved at lægge pres på regeringen

vores politik gennemført hvis der bliver flertal for et skifte ja så vil

regering der måtte blive dannet efter et skifte men det er også klart at det jo er den opbakning til dansk

danskerne giver os der afgør med hvilken kraft

gøre det og vi kan ikke på forhånd garantere at det bliver lige præcis sådan og sådan

an på med hvilken styrke vi går ind i i

synspunkter om havde vi jo også venstre med om bord

hvor hvor venstre så lagde sig på en lidt anden kurs

den grænsekontrolaftale vi lavede i to tusind og elleve jeg har da den forhåbning at

vil sige den den aftale vi lavede dengang var nok ikke så tosset endda

en afklaring men hvis den afklaring skulle bestå i at jeg skulle sige at vi river dansk

i forhold til de ældre vores sygehuse og

jo mere danskerne synes at der er overbevisning i det man siger jo større chance er der selvfølgelig for at få danskernes opbakning ved et kommende folketingsvalg når jeg ønsker at der kommer et regeringsskifte ved næste valg

dem der vil være med til det skal stå stærkt det siger sig selv

forudsætningen for at vi får et regeringsskifte jo ikke til stede men men jeg

i forhold til vores kommunikation vores tale til danskerne

danskerne er klar over hvad det er for en politik vi står for og hvad det er for en politik de stemmer på hvis de vælger at stemme på dansk folkeparti

så får danskerne en fornemmelse af i hvilken retning man går i hvilket omfang det så gennemføres afhænger jo af hvor dygtig man er i forhold til andre partier og hvad de mener og

afhænger af hvad vi taler om hvis vi taler om en samlet

en økonomisk plan som for eksempel regeringspartierne

vil sige til danskerne hvis i genvælger det flertal så

det regner jeg ikke med vi får fra sr regeringen sf og enhedslisten og lige så lidt opfordrer jeg til at

derfor synes vi der er behov for at der er flere penge til næste år og det vi fokuserer på

den kontante pleje den tid der er med de

det tror vi der er behov for at kigge på efter en årrække hvor der er blevet skåret ned på det antal hjemmehjælpstimer der er til rådighed

den ældre der har har hjælp behov og derfor mener der skal sættes flere penge

og så er det fuldstændig rigtigt opfylder det

ønsker på ældreområdet nej det gør det ikke derfor vil man også se at vi året efter vil stille forslag

nøjagtig ligesom vi gjorde i nullerne hvor vi år efter år i forhold til vk regeringerne

de offentlige kasser vurderer de med to

sige at i de situationer får vi ikke noget at vide om hvor pengene skal komme fra

ikke noget der kan man ikke svare på det det må vi tage de penge kommer derfra hvor de plejer sagde fru maja panduro på mit spørgsmål tidligere i dag men lige præcis

på de ældres vegne vi ønsker bedre vilkår for de ældre og det mener vi skal komme i takt med

et stort stort problem at vi ikke

nær sagt år nul kan anvise hvordan hele pakken bliver udmøntet over de kommende år det

politik med til bordet og så forhandle og se ville få ud af det

det lyder rimelig ultimativt i august var der også en forside

det meget klart at han ville stille

synes jeg bare at den hjemmehjælper som risikerer at blive fyret på grund af herre

eller den arbejdsløse som ikke

vi har opgivet vores politiske krav nej det betyder det ikke lige så lidt som jeg går ud fra at sf har opgivet sine politiske krav fordi man ikke siger til den nuværende statsminister

vi vil have valg i dag vi trækker tæppet under den nuværende regering hvis ikke vi får en halvering af genoptjeningskravet på dagpenge igennem eller hvis ikke vi får det her igennem på ældreområdet eller det her sygehusområdet så lige så lidt som sf i virkeligheden gør det lige så lidt vil dansk

efter et valg at vi ønsker et regeringsskifte betyder jo

det betyder da at vi så kæmper for vores krav i dagligdagen med den styrke som vælgerne har givet os

vælgerne ved at dansk folkeparti står

i forhold til

er områder hvor den nuværende regering er uenig med sf eller hvor vi måtte være uenige med en

jo åbenlyst gør det at man har opgivet mulighederne for at få sin politik igennem nej det gør det da ikke det er da det her folketing et flertal her i folketinget der regerer det her land det

det vi går ind for også på børnecheckområdet i øvrigt fru statsminister ønsker vi at det er folketinget her der fastlægger lovgivningen når den også sættes i værk i det praktiske og at

kommissionen der dikterer vores politik

flertallet i folketinget har jo faktisk den mulighed for

bestemme ting her i det her kongerige jeg synes

i haag i øjeblikket for overtrædelse af menneskerettigheder er det virkelig

på flygtninge at de skal ned

til et land som kenya i en lejr fordi vi ikke vil have dem her i den lille rigmandskoloni der

så vil jeg også høre om dansk folkeparti vil skære

i dansk udviklingsbistand en politik som

undgå at flygtningestrømmene øges jeg har ikke fået noget svar herre thulesen dahls statsministerkandidat det var noget luftig snak om ingenting det kunne jo være

hvor skal de penge komme fra og hvordan skal man skære ned på dansk udviklingsbistand med to

er i deres nærområder hvor vi har flygtningelejre med og tredivetusind mennesker nogle steder så handler det vel om hvis man virkelig vil hjælpe de her mennesker i nød hvordan vi hjælper dem bedst muligt og man hjælper altså

flygtninge ved at sætte massivt ind og hjælpe i de her nærområder og det er derfor at i stedet for at vi har en situation hvor vi

forvente tyvetusind til danmark i år blandt dem

dem der har råd til at betale en menneskesmugler for at

ganske langt væk fra nærområdet og så til til danmark

vi bruger utrolig store ressourcer på det

dog bedre at vi omlagde den danske asylpolitik og hjalp der hvor vi hjælper flest

det er derfor jeg i dag har opfordret statsministeren til at indkalde folketingets partier i den her helt

situation som statsministeren

i alverden skal det hænge sammen med at spare to

nødhjælp til flygtninge

og udvikling til de unge som måske i dag føler sig lokket til at komme ind i isil og al qaeda og andre steder fordi de ikke har andet at lave eller fordi de ingen muligheder har overhovedet

nogle af de verdens mange fattige som også på grund af konflikter kommer i drift

hvordan i alverden har dansk folkeparti forestillet sig at vi skal hjælpe i nærområderne og så samtidig skære to

mener regeringen så ikke at regeringen gør fordi regeringen

for under en tredjedel af de syrere der kommer til danmark i forhold til

en års midlertidighed

man tror situationen er om en år så det er et begrænset indgreb regeringen laver jeg tror det er for lidt derfor lægger vi op til noget større vi lægger op til en decideret omlægning af den måde vi hjælper

mest nødstedte på så er spørgsmålet om man er villig til

og villig til at forhandle det reelt eller om man slår hånden væk

hvis vi står i en situation som vi gør med over halvtreds millioner flygtninge i verden så handler det altså ikke om en diskussion vi har her om at det er meget meget vigtigt at vi tager imod tyvetusind i år

handler jo om at hvis vi kunne hjælpe ethundredetusind

være langt vigtigere og hvis der i den sidste del af spørgsmålet ligger at det det er man enig i så er jeg

pres på regeringen for at vi får omlagt den danske asylpolitik

i trafikken den er tænkt til et andet formål nemlig for at kompensere for at man også i år har skåret ned på ældreområdet i strid med det regeringen ellers gav indtryk af da man lavede finanslovsforliget for i år og afsatte flere penge

til ældreområdet vi kan se på de tal vi i hvert fald foreløbig har fået

skære ned på ældreområdet for en milliard kr og den milliard man så

kan jo så ikke opveje det fald der i øvrigt er i kommunernes udgifter

til ældreområdet derfor er det vores vurdering at der er behov for at der tilføres

udtømt listen for det vi ønsker på ældreområdet nej

skal vurderes ens men ikke lige på det her område jeg noterede jo ellers med nogen overraskelse at man til kongressen havde fremsendt

hvor herre mogens jensen der var bannerfører på det

mogens jensen minsandten og nu citerer jeg nu er det her et arbejdsprogram med et længere sigte og det skal ikke gennemføres inden for et finansår men det er helt klart at når vi lægger konkrete forslag frem på baggrund af programmet vil vi selvfølgelig anvise finansiering citat slut se

åbenbart det er pudsigt at to partier på den måde skal

er et par rulleskøjter

jeg sikker på at andre ønsker

og drømme vil fylde mere

et trygt danmark hvor vi står sammen

så vi har bedre mulighed for at hjælpe vores svageste

på vores dør af nød velkommen

bedst muligt hvor vi tager de fornødne skridt til at integrere dem

herop og

luft og grøn energi

efter ti års forbrugsfest med vko

en ny regering vores løfte til danskerne var enkelt et danmark der står sammen

ledigheden falder beskæftigelsen stiger og væksten er på vej tilbage siden starten af to tusind og tretten har vi sikret seksogtredivetusind ledige danskere et nyt job flere langtidsledige er kommet i arbejde færre unge er på kontanthjælp

mod hver tredje ledig med opbrugt dagpengeret er kommet i job

fordi vi har et fast greb om økonomien

nået til en forståelse med sf og enhedslisten om en pensionspakke der nedbringer underskuddet på de offentlige finanser

af en forkærlighed for regneark og modeller

overbevisning at hvis der ikke er styr på økonomien

der betaler den højeste pris vi har vendt den udvikling det lysner i danmark

til at investere i job og kernevelfærd det var ikke sket med blå blok ved magten

måske giver plusvækst og minusvækst tilsammen nulvækst men det er nok

drømmer om vi synes ikke tiden er til den slags eksperimenter socialdemokraterne og radikale har sammen ryddet

forbrugsfest i 00’erne og al erfaring viser at en sund økonomi et stærkere fællesskab og et bedre samfund først som sidst skabes bedst af socialdemokraterne og radikale

vi lovede danskerne et danmark der står sammen det har vi leveret vi har afskaffet vko’s fattigdomsydelser det betyder

fattige end under vko færre som må hutle sig gennem tilværelsen færre som ikke har råd til at holde fødselsdag for deres børn jeg er især glad for det med nedgangen i antallet af fattige børn for vi mener ikke at noget barn skal vokse op i fattigdom i danmark

vil genindføre fattigdomsydelserne vi ved at det vil medføre to tusind fem hundrede flere fattige børn i danmark igen hvis de får magt som de har agt

vi investerer massivt i at give vores børn muligheder i livet ikke kun formelt men reelt desværre er vi de sidste mange år ikke blevet bedre til at bryde den negative sociale arv det er fortsat sådan at skoleelevernes eksamensbevis i alt for høj grad afspejler forældrenes baggrund

nogensinde for det danmark vi ønsker er et danmark hvor alle har muligheder

det er samtidig et grønnere danmark med verdens mest ambitiøse klima og energipolitik

fra vindmøller når hun bliver myndig vil al kul være udfaset

vil al strøm og varme komme fra vedvarende energikilder det er noget af en grøn revolution oven på de sorte år med vko

firs procent af vores trafikinvesteringer er gået til den kollektive transport

i nye og bedre jernbaner det betyder at alle i fremtiden kan rejse

tre timer

for sammenhængskraft for vækst og for beskæftigelse i vores lille er

ingen modsætning mellem grøn omstilling og vækst tværtimod den grønne omstilling er

på fremtidens grønne samfund hvor vækst og grøn udvikling kan gå hånd i hånd ja

denmark det gør mig umådelig stolt

vi har løftet danmark fra bunden

for den globale grønne omstilling

er kun lige gået i gang

modsat oppositionens sande leder kristian thulesen dahl som vil have reformstop

og et danmark i stilstand og forfald

skal vokse op i

et tidspunkt hvor væksten udeblev og hvor jobbene forsvandt vores reformer har været rigtige de

at økonomiske krise

de manglede modet der skete for lidt og det skete for sent vi tager ansvar

hvad de gør ved os i meningsmålingerne men fordi økonomisk ansvarlighed er fundamentet

tyve milliard kroner i kernevelfærd i løbet af de næste fem år svarer det meget godt til det råderum som efterløns og dagpengereformerne har bidraget med så reformer gør en forskel fortsatte

reformer giver os mulighed for at prioritere og investere i uddannelse i sundhed og i psykiatri fortsatte reformer giver os mulighed for at skabe vækst og

der skal gøre endnu flere til en del af vores arbejdsfællesskab

giver os mulighed for at hjælpe dem med særlige behov

af kontanthjælpsmodtagere stofmisbrugere

fremtidig velstand og velfærd kræver at vi der kan yder lidt mere og forventer lidt mindre

at dagens børn vil se tilbage på en sr regering der gjorde en forskel en regering der bragte den økonomiske ansvarlighed tilbage

med fællesskabet i behold

det er det danmark jeg kæmper for det er det danmark jeg ønsker for min lille datter på hendes

røget ud af dagpengesystemet faktisk ti gange så mange som

man forventede radikale venstre støttede dagpengereformen

siger socialdemokraterne heldigvis og det støtter vi at man ønsker ændringer efter et valg så jeg spørger vil de radikale være med

længere dækningsgrad hvis regeringen genvinder

vi gjort en hel masse ting for at afbøde men vores udgangspunkt er at vi synes at reformen er rigtig vi synes ikke at man skal være på dagpenge i mere end to år vi synes at man skal have et job

som min datter var så heldig at få i dag men også alle de andre ting der følger med at være en del af et arbejdsfællesskab det at far og mor står op om morgenen og går på job

men er derhjemme på en passiv overførsel

først og fremmest arbejder for

give mennesker den mulighed at skabe de åbninger ind på arbejdsmarkedet som giver mennesker chancer i livet

meddelt og sagt at socialdemokraterne i hvert fald det støtter sf

nødt til at vide om de radikale så vil støtte en socialdemokratisk ledet regering

hvis det også kan betyde det håber jeg at man kan

til dagpenge eller at man kan komme til at forlænge

at folk forsikrer sig mod ledighed vi har en interesse i et system som matcher de behov

de ønsker der er fra dem der skal lade sig forsikre selvfølgelig har vi det

svar på hvordan fremtidens

men jeg vil da ikke på forhånd lægge mig fast på hvad det radikale venstre vil anbefale på baggrund af den analyse der kommer vi har fremrykket tidspunktet for hvornår kommissionen skal levere vi ser frem til det og vi er altid parate til at lave de reformer der kan gøre danmark til

ikke er permanent men at det blot er en midlertidig opstramning kan vi få opklaret hvem der har ret

og vi tager et globalt ansvar det er helt rimeligt i forhold til de ressourcer vi har i danmark citat slut altså danmark ligger hvor vi skal og det var for tre måneder siden

jo bag et forslag om nogle stramninger og har dermed klart rykket sig i forhold

om den erkendelse der så har bredt sig i regeringen i forhold til nødvendige stramninger på udlændingeområdet også inkluderer en enighed om at det vi ser hos asylansøgere er asylshopping

også i det radikale venstre anerkender justitsministeren har jo sagt og nu citerer jeg igen jeg ved ikke hvad der går gennem hovedet på folk når de flygter fra et land i borgerkrig men selvfølgelig orienterer man sig da nok mod

erkendelsen nået så langt at man også i det radikale venstre anerkender at asylansøgere begår asylshopping i forhold til hvor vilkårene

det er en fuldstændig forfærdelig ulykkelig situation for de mennesker og jeg ved i sagens natur heller ikke hvad der går igennem hovederne på de mennesker det vi gør med det der bliver lagt frem og som ligger i lovkataloget er at vi laver en lov som skal reagere på den helt særlige situation vi er i det står vi fuldstændig ved jeg synes ikke vi på nogen måde kan anklages for at have skiftet holdning det her er en ekstraordinær situation som kalder på særlige løsninger og hvor vi jo har set meget nøje på hvad vi gjorde tidligere da vi stod i noget der kunne sammenlignes med nemlig da vi havde krigen på balkan

fru camilla hersom om i mit spørgsmål og som hun ikke sådan

en gang til er jo om det begreb som hedder asylshopping

det radikale venstre enig i at det er et begreb som som kan bruges

ud på at finde ud af hvor reglerne er mest gunstige for for en og så søger man derhen

asylshopping jeg spørger fru camilla hersom er det et begreb som man i det radikale venstre anerkender som et begreb for det der rent faktisk

mange mennesker er i at man forestiller sig at de er i stand til at shoppe selvfølgelig vil man som flygtning søge hen hvor der er bedre forhold det giver da sig selv jeg tror også at danmark er et rigtig rigtig attraktivt land for mange mennesker fordi vi har et utrolig dejligt land som vi jo alle sammen sætter pris på men jeg tror det er forenklet at forestille sig at der er tale om det som ligger i begrebet shopping

jeg er ikke overrasket over at socialdemokraterne kan finde på at konkurrere med højrefløjen om hvem der kan behandle verdens flygtninge mest hårdhændet men jeg er oprigtigt ked af at de radikale nu

tænk at jeres svar at jeres reaktion er at fratage flygtninge deres ret til at få deres børn

at vi er nødt til at finde løsninger vi er nødt til i den fuldstændig ekstraordinære situation som danmark som resten af europa og som især syriens nærområder

sker der så voldsom en stigning i antallet af asylansøgere at vores kommuner ikke kan følge med det mener vi at man er nødt til at tage et ansvar for

lovforslag for de mennesker som ikke er individuelt forfulgte men som er her fordi forholdene i syrien

minder på mange måder om det vi gjorde da vi fik mange tusinde flygtninge

der var også midlertidighed den var endda kortere end

vi lægger op til nu dengang kunne man ikke blive familiesammenført det skete også med det radikale venstre i regering vi synes vi tager ansvar her vi tager imod alle de mennesker der kommer vi giver størstedelen af dem asyl vi sørger for et bedre integrationsforløb vi sørger for en sundhedsscreening og vi giver dem en vished for hvornår deres familie

er urokkelige når det kommer til at ændre på dagpengereformen der står man fast der vil man ikke rokke sig en millimeter

sælge ud så er den der standhaftighed forsvundet så er det okay at droppe et helt grundlæggende princip når det handler om flygtninge og når det handler om børn nemlig at de har ret til at være sammen med deres forældre er det her de radikale i

sælge ud af hvis bare man kan være helt sikker på at man får topskattelettelser

man får selskabsskattelettelser og man kan holde fast i en dagpengereform som har haft rigtig store konsekvenser for rigtig mange

vi tog ansvar og det gør vi også her

selvfølgelig ikke det er da noget vi nøje overvejer det er da noget vi meget grundigt har diskuteret

vi kan være bekendt at sige til de mennesker der kommer og banker på vores dør i skal være velkomne i kan komme ind vi giver jer asyl også på et grundlag hvor i ikke er individuelt forfulgte

for i bliver ordentligt integreret fordi vi også der kan lære af fortiden og så giver vi jer en vished for at når det bliver bekræftet at i skal være her i mere end en år så kommer familien

det tror jeg betyder meget for de mennesker

jeg tror ikke den samlede sagsbehandlingstid vil blive længere i danmark end den er i lande vi normalt sammenligner os med så vi kan godt være der vi går ind i det her åbent vi står ved det jeg ville da ønske det ikke var nødvendigt jeg ville da ønske vi ikke havde en situation i verden som gjorde at det her var nødvendigt

uger bla i berlingske den trettende september at en række idrætsforeninger oplever et fald i medlemstallet og en undersøgelse viser at tyve procent af familierne oplever at børnene melder pas på fritidsaktiviteter samtidig udtaler

at det er lige så fint at bevæge sig i skolen når en pædagog eller en lærer tager

undervisningsministeren i at det er lige så

skolegården som at gå til en fritidsaktivitet som man selv har valgt og

andre børn og voksne som interesserer sig for lige præcis

stifte bekendtskab med nogle af de ting der sker i vores frivillige foreningsliv

at man kan lave et meget tæt samarbejde med foreningslivet i kommunerne

år vi er i gang med vi er kun nået til oktober måned og det tager selvfølgelig tid at indstille sig på det

få det til at fungere men jeg hører egentlig fra foreningslivet

oplever at det her også er en mulighed for at nå nogle børn man ikke

det er altså bedre at staten sørger for hvad børnene laver end at man har friheden til selv at vælge så fik vi da et klart

man nu har det så fint med det ikke vil undersøge hvordan det så vil se ud ude i foreningslivet

og hvordan ser det ud med mangfoldigheden så kan vi

der bliver lavet sådan en temperaturmåling så vi kan se hvordan det går med foreningslivet om to år og om fem

prøve nogle ting af i skoletiden det vil ikke være diktatorisk at man skal spille fodbold

vil jo være forskellige tilbud på de enkelte skoler i hvert fald hvis man indretter sig sådan som reformen lægger op til det er jo kommunerne selv skolerne selv der skal udfylde den ramme

dyrke alle mulige interesser

i skole men hvis ordføreren sådan lidt

antyder at det ikke skulle være en værdi for det radikale venstre at alle børn får en chance så tager hun fejl

i arbejde der er en direkte sammenhæng mellem

de hjem hvor både mor og far

også på offentlig forsørgelse hvis alle børn skal have en chance

at de ser deres mor og far som rollemodeller der er i job jeg hører så

kontanthjælpsloft og starthjælp

positive effekt på beskæftigelsen

hvor vi fattiggør børnefamilier det mener vi simpelt hen ikke er den rigtige vej frem man kan bruge forskellige redskaber til at få

bruge forskellige redskaber til at skabe de åbninger og til at kvalificere folk til at tage det arbejde der er vi mener at det først og fremmest er den vej

det er sådan for os at når vi ser i bunden

man skal gå under fordi det kommer til at gå ud over børnene i de familier på en

to og fyrre procent af de flygtninge der kom her til landet efter man indførte starthjælpen kom i arbejde hvor tallet før var tredive

i samme periode har vi jo altså desværre set at andelen af ikkevestlige indvandrere

i beskæftigelse er faldet under den nuværende

regering så mit spørgsmål til fru camilla hersom er

både børnene og deres familier en bjørnetjeneste at fastholde dem i et system hvor det ikke kan betale sig at arbejde frem for at sørge for at lave så stærke økonomiske incitamenter

og jeg er enige om at dagpengereformen var en rigtig god idé men vi må også erkende hvis vi ser på de målinger der er at en meget stor andel

vi træffer at vi siger at vores ydelser

komme på et niveau hvor børnefamilier bliver efterladt i fattigdom det gør vi med åbne øjne og så må vi bruge nogle af de andre redskaber der findes for at få den gruppe i arbejde de skal også i arbejde det skal alle der overhovedet kan af en masse vidunderlige årsager

som vi også har talt om i dag men vi vil ikke betale den pris der handler om at efterlade børnefamilier i fattigdom der må vi bruge nogle andre greb og det er det der er baggrunden for at vi er

det var en noget anderledes indgang end det vi hørte fra den socialdemokratiske ordførers side hvor fokus stort set udelukkende var på at rakke andre ned og ingenting om

til socialdemokraternes ordfører hvordan ser de radikale på udfordringen med at vi nu må se i øjnene at der kommer en fordobling af antallet af asylansøgere i den kommende tid ser de radikale det som en udfordring

for danmark derfor skal vi også gøre os umage med det vi gør så vi får brugt de ressourcer de mennesker har

til værre vi har jo en formodning om at tallene vil stige også i fremtiden men vi ved jo ikke noget præcist om hvor mange der kommer sagen er jo at vi har en forpligtelse til at at tage imod dem

der banker på vores dør så det er jo svært at blive meget nøjagtig omkring

jo ingen af os der ved i sagens natur vi kan kun ruste os til det vi tror bliver

grænser det er ikke ensbetydende med at det ikke er en udfordring det er det stadig væk for vi skal tage ordentligt imod de mennesker men i og med vi ikke ved præcist hvor antallet lander og i øvrigt hvad det er for mennesker vi taler om så er det jo meget meget svært at sige noget konkret om hvad vi kommer til

at bruge på det det jeg kan forsikre ordføreren om er at vi vil tage hånd om situationen ligesom vi tager hånd

de andre regeringspartier nærmest havde overtaget et land i forfald jeg synes det er fuldstændig absurd

nogle udtalelser så vil jeg lidt forlade den her børnediskussion som

fru camilla hersom lagde op til i forbindelse med at fortælle om en eller anden fødselsdag og rulleskøjter og alle de her børn der løber på rulleskøjter og fræser derudad

til den anden del af befolkningen den ældre del og jeg synes at det bør være en ordentlig diskussion i den senere tid har vi talt meget om

en minister der slår ud med armene og siger at det ikke

og så sker der i øvrigt ikke ret meget andet jeg synes virkelig det har været en prøvelse for de ældre under de radikale med en tvangsdigitalisering der nu snart skal finde sted robotstøvsugere og nu vakuumpakket mad

til at koste på velvære og at det kommer til at koste på sundhed

i vores kongerige som er folketingets ansvar det her er et helt klart kommunalt ansvar og de kommuner som har indført den vakuumpakkede mad er ledet af venstre det siger jeg bare i al stilfærdighed i en af kommunerne er der oven i købet et medlem af df som sidder i kommunalbestyrelsen og som siger at det har hun intet problem med overhovedet der må vi jo bare sige at hvis vi skulle påtage os ned i detaljen at regulere alt hvad der foregår i landets hundrede kommuner så tror jeg ikke at lovgivningen ville blive bedre af det vi tilførte ældreområdet en meget stor sum penge sidste år det har vi jo gjort med den intention at forholdene skal forbedres det er et kommunalt ansvar hvordan man vælger at prioritere de penge

skal have de penge som folketinget kanaliserer ud naturligvis

ældremilliard af i vores forslag til finansloven

ikke de nye supersygehuse hvor man ikke kan finde ud af

de syge og bliver indlagt og bliver igen i rigtig god stand

ikke at spare penge på den måde hvorfor tænker man ikke lidt mere langsigtet og hvorfor har vi

socialminister som tager det her mere seriøst ministeren tilhører det radikale venstre og jeg synes virkelig

er ordføreren ikke enig i det og burde det ikke

at der var mere kontrol med hvad kommunerne brugte pengene

altså kommunernes organisation for at få en dialog med dem men mit parti hører altså også til dem som mener at vi skal give folk ansvar og at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som overhovedet muligt jeg mener at det må være en kommunalbestyrelses opgave at varetage spørgsmålet om hvilken mad de ældre i kommunen skal have hvor den bliver fabrikeret hvordan den kommer ud til dem og hvilken standard man vil

kan løfte men jeg har hørt at ministeren netop vil gå i dialog med kl for måske at få det her bragt

med os og hvis det er

vi var til sættemøde i finansministeriet i går og udtrykte lidt forundring over at regeringen åbenbart er så besat af tanken om nu endelig at vise man kan noget med enhedslisten at man ikke vil lave finanslovsaftale med med os

noget på udlændingeområdet som presser vores økonomi og så i forhold til leonoras fødselsdag altså en en vækstplan tre som kan sikre at vi får vækst igen gang i den private

beskæftigelse og jobskabelse og dermed den velstandsforøgelse der skal til for at man også i fremtiden får råd til at indfri sine børns

skal leveres på og der skal være en balance i det der synes vi at den balance hvor vi også hele tiden investerer i velfærd er med til at sikre det danmark vi gerne vil have

sat mange millioner af til en forøget og bedre kræftbehandling det er jo i virkeligheden penge som bruges i den offentlige sektor om man så må sige

det er et vigtigt hensyn for os at vi har de rette balancer vi oplever at væksten er stigende ikke så meget som vi kunne ønske men den er stigende og det der heldigvis heldigvis er godt er jo at beskæftigelsen som er et hårdt tal i den forstand at

er den radikale ordfører enig i at nu har vi gjort det der skal til og

skal vi bare vente på at der kommer gang i væksten der skaber velstand der skaber forudsætning for velfærd

det vil jeg gerne spørge om jeg skal bare på venstres vegne tilkendegive at vi

vi vil gerne indfri de ønsker leonora og hendes generation har helt konkret

gerne starte med

så det er jo også noget med at lade de initiativer

kan investere i det samfund

på otteogfyrretusinde og syvhundrede og

som er faldet ud af dagpengesystemet

diskussion før og jeg ved godt at ordføreren vil sige at nogle er kommet i arbejde ja det ville de

rapporten siger jo at en procent flere er kommet hurtigere i arbejde på grund af reformen end ellers

ordføreren og det radikale venstre vil støtte socialdemokraterne efter

kortere genoptjeningsperiode og en

hjælper til at få folk i arbejde derfor stod vi bag

allerede på det tidspunkt at vi syntes indfasningen var for voldsom og der taler tallene jo for sig selv

fodslag med partier vi normalt samarbejder

hvis vi på baggrund af et regeringsoplæg kunne finde et fælles flertal i folketinget for at lave et endnu bedre dagpengesystem end det vi har

med fire forslag hvoraf et handler om

løsning på dagpengeproblemet

og uden indtægt på grund

haft ydelser i op til fire år fuldstændig som det var i det gamle dagpengesystem vi mener at det der er den bedste kur er at give folk et job og

og så har vi altså den helt grundlæggende holdning at to år på dagpenge er lang tid nok fordi det efter vores opfattelse er helt handicappende

handler jo om at kunne genere mennesker med en anden hudfarve mest muligt og i de her dage åbenbart om at kunne opføre sig mest grotesk over for mennesker

har kæmpet sig vej væk fra

uhyrligheder fra assads styre eller

skal bekæmpe det

radikale ville holde sig

men som flygter fra krigens rædsler et ophold i danmark

bliver gode skal de naturligvis vende hjem alt andet ville da være meget mærkeligt vi sætter turbo på integrationen vi laver et sundhedstjek vi giver dem en vished for deres familiesammenføring det kan vi godt forsvare det er vores svar på hvordan vi håndterer et helt ekstraordinært stort antal men fru pernille skipper ved jo godt at vi

til at afvise en eneste

kommer til danmark og som har krav på asyl får asyl i danmark

ikke ændret noget som helst ved vi skriver

som kommer på et andet grundlag end det der historisk har været grundlaget for at få flygtningestatus og asyl kommer her på de vilkår det synes vi er den måde

den måde vi bedst kan skabe klarhed over for de kommuner som skal modtage de her mennesker

for de mennesker selv i forhold til hvad de har

indtil de får lov til at komme herop nej det synes jeg ikke er rimeligt og det troede jeg sådan set heller ikke lå i de radikale gener hvis man skal sige det på den måde

har man siddet i forhandlingslokalerne i regeringslokalerne og forhandlet sig frem til

radikale gik med på de her udlændingestramninger til gengæld for at man så bevarer stramningerne i dagpengespørgsmålet og altså ikke forlænger en dagpengeperiode

vi synes vi kan forsvare den

hvordan vi kunne lave en pakke om man så må sige en syrienpakke for de mennesker som kommer og som får ophold i danmark på et andet grundlag end hvis de var individuelt forfulgte men vi tager ansvar for den situation vi er i det synes jeg ikke at enhedslisten gør enhedslisten siger at bekæmpe isil

alle er enige om men enhedslisten støtter jo ikke den danske indsats i irak som netop har det formål det gør enhedslisten jo ikke

svar er på at vi får rigtig rigtig mange flere flygtninge til danmark og at kommunerne siger at de ikke ved hvad de skal stille op det synes jeg egentlig

enhedslisten at komme med et svar på

det vi fremlægger nu det er

den måde vi tog hånd om de mange tusinde flygtninge der kom fra bosnien i nitten halvfemserne hvor regeringen også var med deltagelse af det radikale venstre da var der også tale om midlertidighed den var kortere end det vi lægger op til nu dengang kunne man ikke få familiesammenføring

når krige raser og mennesker er på flugt det skal vi

og ud af hospitalets indgang

udfordringer der skal findes løsninger på

på løsninger der er job i

ligestilling et samfund hvor virksomheder kan skabe fremskridt og et

det gør tilsammen

danmark til mulighedernes land

og ti midt i en økonomisk krise

og tusindvis af stillinger som sygeplejersker læger pædagoger og social og sundhedsassistenter vil blive nedlagt

aflyst mens landbruget står

for natur og vandløb og vores sundhed

skyldes især at det går rigtig sløjt i en række europæiske lande det præger naturligvis også udviklingen i danmark

er ret simpel ligesom den er forudsigelig og forkert

når det gælder klimaet og

enkelte menneske

skoler og sygehuse fungerer og fordi arbejdsmarkedet

udvikle os og gribe nye muligheder

mennesker har mistet retten til dagpenge siden to tusind og tretten

altså mennesker med liv og historie

det er dovne mennesker

er nemlig en trussel mod hele og

og virksomhederne vil møde langt mindre fleksibilitet

som ansvarlige politikere

at ressourcer

i fremtid for vores børn

en god folkeskole og gode daginstitutioner

det liv de ønsker det kræver

og i mål en god barndom

regeringen jeg synes alligevel interessant at sf angriber blå blok for at

offentlige sektor i armod og og ville spare i den offentlige sektor når det man kan konstatere

fru helle thorning schmidts statsministerperiode

immer væk en periode hvor sfs

støtteparti så hvad er sfs holdning egentlig til at at man skærer

i den offentlige service fra regeringens side

se i øjnene at der kommer i forhold til hvad der var lagt op til i finanslovsforslaget på den ene side

den anden side at få lempet dagpengereglerne hvad vælger sf så

jo faktisk uambitiøst

er det ikke korrekt at det vil betyde større underskud mere gæld og mindre velstand til de kommende generationer til vores børn og børnebørn for det er dem der skal betale gælden af har jeg ikke lidt

at det der i virkeligheden betyder noget er at vores

så de kan skabe arbejdspladser og tjene penge så vi får råd til den gode offentlige sektor som vi

men vi skal satse på private virksomheder private arbejdspladser det er det der skaber en solid vækst og velstand

og arbejdspladser det gør det altså ikke det skaber det modsatte vi er jo så enige om at vi skal have en god offentlig sektor men det kræver altså at der bliver tjent nogle penge her i landet så vi kan finansiere den vi er også enige om at vi skal gøre noget ved klimaet og der lyder det også

ville det gå helt galt med det er det ikke korrekt er olsen dyhr

faktisk under en borgerlig regering mens jeg var transportminister investerede mere end nogen sinde i jernbaner og cykelstier rigtig grøn transportpolitik og at vi nu kan se i hele landet at der bliver bygget jernbanestrækninger

vi øger eksporten ud af det her land

er virksomheder eksporterer

som sælges til et land som rusland hvor man ellers regulerede varmen i rummet ved at åbne og

listen er lang ministerbilerne er nu kørt og nu er man tilbage ved sf classic har man ikke når man står op om morgenen som partileder

moralske tømmermænd hvor man

udtale vi har svigtet vores værdier vi har svigtet vores vælgere og stoler folk på den politik vi fører nu hvor vi ikke længere er i regering man

spørge om er for jeg kan mærke at indignationen er så tyk at man kan skære den ud og servere den som kage til de tilstedeværende

være noget tilovers når samtalen kommer ind på dagpengene er partilederen fra sf villig til at stille dagpengekravet ultimativt i de finanslovsforhandlinger der er på vej tør sf stå fast

udtalte her for nylig at den her dagpengekommission er en syltekrukke og jeg husker også da partilederne og

der måske ikke var sådan den store begejstring at spore efterfølgende men min undren

er så socialt indigneret på de her mennesker hvorfor nævner man så ikke de tredivetusind danske selvstændige der hver eneste morgen står

at tale om dagpengemodtagere i stedet for at tale om mennesker der rent faktisk har mere brug for hjælp jeg undres men

har ændret sig den diskussion vi havde tidligere var om at dagpengekommissionen skulle lancere sit forslag

har regeringen besluttet at den skal lancere sit forslag

sofaen og

værre ballade i ordførerens parti i forhold til at der var en der ikke ville stemme for den

den ramte jo netop de mennesker der var på overførselsindkomst rigtig hårdt og derfor skrev handicaporganisationer med flere også til os at det ramte dem rigtig hårdt men det er noget ordførerens parti har stemt for og været med til at vedtage er det noget ordføreren fortryder

også ude at sige men det interessante er jo så hvad vil sf nu sf siger nu at de

fortrudt nogen af de aftaler de har indgået og så kan jeg også forstå

førtids fleks reformen faktisk nogle af de reformer

har fortrudt noget men alligevel synes jeg at ordførerens parti står henne ved håndvasken og vasker hænder i forhold til at sige

for os men samtidig siger

når han står på talerstolen at man ikke har nogen ultimative krav til en fremtidig blå regering

til at indgå kompromiser på bekostning af

har man så i sit regeringsgrundlag skrevet at man bygger videre på vk regeringens økonomiske politik i bredeste forstand den tordner man så mod nu det virker bare rimelig historieløst men men så meget

for det zigzag se ordføreren siger at sf er imod skattelettelser

fair nok men på spørgsmålet fra fru tina nedergaard fik vi jo ikke noget svar på om sf vil prioritere øgede velfærdsudgifter

honorere de stigende omkostninger der er

asylområdet er det fordi

velfærd i den her finanslovsforhandling jeg håber bestemt at vi kan lave en finanslov med regeringen der blandt andet sætter fokus på vores børn

flere pædagoger i daginstitutionerne at vi netop

med sf kan indeholde skattestigninger vil sf give den klare sikkerhed til danskerne til erhvervslivet til virksomhederne at skal sf medvirke i en finanslov

fru pia olsen dyhr som minister accepterede man jo dagpengereformen som udgangspunkt dermed har sf jo sagt ja til dagpengereformen hvorfor står man så

man ikke har givet det tilsagn da man indtrådte i regeringen i

i den tidligere regering hvor sf sad

jeg godt for det ville jeg nok også gøre hvis jeg stod og var politisk ordfører eller partileder for sf sf accepterede at de radikale bestemte dagpengepolitikken ved at indtræde i regeringen og jeg synes bare også i respekt for socialdemokraterne

hyklerisk at sf så nu går ud og siger

for det ved fru pia olsen dyhr jo godt ikke er rigtigt så det hele

eller anden form for manipulation af vælgerne for at prøve at tiltrække flere stemmer til sf i har jo accepteret dagpengereformen med fru pia olsen dyhrs accept fordi man takkede ja til en ministerpost

som den er med de fejl og mangler den måtte have er jo også noget vi kan takke fru pia olsen dyhr for

tusind fire tusind mennesker der falder ud af dagpengesystemet som vi så herre claus hjort frederiksen sige da han trådte ud af finansministeriets

forholde os

ønsker at sikre det net under danmark

der falder ud det

bare i sig selv skaber arbejdspladser

seks måneder der giver en ret til dagpenge igen hvis

opsigelsesvarsler blive længere det går ud over erhvervslivet og i sidste ende vil det så betyde at de ikke på samme måde hyrer folk

er desværre forståeligt et stykke ad vejen og vel også uundgåeligt et stykke ad vejen i og med at regeringen jo selv har påtaget sig at videreføre vk regeringens økonomiske politik men det er vigtigt at forskellene kommer frem for der er jo forskel selv om de efter enhedslistens opfattelse burde være langt større også hvis vi skal gøre os håb om at vinde det valg en venstreledet regering ville aldrig have afskaffet fattigdomsydelser og indført en fattigdomsgrænse en venstreledet regering tog

den tog ikke skridt til grøn omstilling tværtimod den styrkede den blinde vækst som vi har fået

ingen plan eller rettere de vil ikke ud med den for så bliver det tydeligt at prisen for deres plan om nulvækst er ringere velfærd mere brugerbetaling flere arbejdsløse mere social dumping for venstre ved vi jo godt hvor vi har altid forrest når der skal deles skattelettelser ud til de højtlønnede og de rige altid

når private virksomheder skal have bedre muligheder for at stikke snablen ned i statskassen altid forrest når der skal skæres ned over for de arbejdsløse og de syge mennesker med handicap og mennesker på flugt men aldrig forrest når det handler om at bekæmpe fattigdom

dumping ved vi også hvor vi har dansk folkeparti de vil have en offentlig vækst på nul procent ros for det

de har nu indset at genoptjeningsperioden for dagpenge skal halveres i hvert fald indtil dagpengekommissionen har talt ros for det

ros for det

men det ændrer jo

dansk folkeparti når stemmerne er talt

altid er parat til at lade de fattige ude i verden og herhjemme betale lad os bruge den sidste tid op til folketingsvalget til at tydeliggøre forskellen på rød og blå opskriften er ikke så svær vi må give konkrete svar på konkrete problemer de arbejdsløse har brug for job men så lad os da skaffe dem et job og ikke give dem et regnestykke om arbejdsudbud arbejderne har brug for gode løn og arbejdsvilkår det skal de selv forhandle men vi kan og vi skal give dem nogle bedre rammer hvis vi mener noget med skåltalerne for den danske model

i arbejde har brug for tryghed hvis de bliver arbejdsløse og syge

med reformer af efterløn dagpenge førtidspension kontanthjælp og sygedagpenge

vi har brug for et trygt velfærdssamfund børn unge gamle det skal vi i folketinget sikre hvordan synes vi så selv det går

det går godt eller i hvert fald bedre spørg befolkningen det er ikke den udbredte mening flere og flere kender en arbejdsløs der ikke kan få økonomien til at hænge sammen flere og flere kender en langtidssyg der mister sine sygedagpenge flere og flere kan se konsekvenserne af mange års skattelettelser og budgettyranni over for kommunerne ældre på plejehjem der ikke bliver skiftet ældre som spises af med en ugegammel madpakke børn i overfyldte institutioner mennesker med handicap der bliver frataget hjælpemidler og deres ledsager elever der udsættes for stressede lærere eller spørg for eksempel de uddannelsessøgende der bakker min tale op her udenfor i dag med noget god musik

skulle vi bruge mange flere kloder det går bare ikke der skal en gennemgribende omstilling af hele økonomien til en grøn omstilling

samfund og vores udvikling på andre principper end blind vækst og vi bliver nødt til at begynde nu det er den vej vi skal hvis vi skal vise at der er forskel på rød og blå finansloven er et godt sted at starte et godt sted at skabe håb hos de vælgere der skaffede et nyt flertal ved sidste valg i håb om en anden politik i enhedslisten har vi spillet ud med fire temaer større tryghed for lønmodtagerne blandt andet ved at halvere genoptjeningsperioden for dagpenge

genopretning af velfærden vi skal blandt andet have bedre ældrepleje og vores børn skal have bedre pasning lønmodtageren skal stå stærkere gennem en styrket indsats mod social dumping vi skal have lovgivning om kædeansvar og obligatoriske arbejdsklausuler i alle offentlige kontrakter så skatteydernes penge ikke bliver misbrugt til social dumping

vi skal have grøn omstilling enhedslisten vil støtte den vedvarende energi massivt og presse på for at omstille landbruget til økologi det er der mange gode job i vi kommer ikke til finanslovsforhandlinger med ultimative krav den slags overlader vi til andre men tilfredsstillende resultater på de her områder er nøglen til en finanslovsaftale med enhedslisten det er meget vigtige temaer der skal tages hånd om nu men i de her dage i de her timer er det også aldeles påtrængende at vi spørger hvordan synes vi selv det går med at tage ansvar for verden omkring os der var engang vi var stolte af at komme fra danmark vi blev opfattet som et foregangsland i kampen for fred og solidaritet og vi var med blandt de første til at hjælpe mennesker på flugt og fattige folk i verden sådan er det ikke mere

vi blandt de første på vingerne blandt de første til at smide bomberne hvornår får vi en åben diskussion med den danske befolkning om erfaringer og konsekvenser hvornår forholder vi os til erfaringerne fra de tre krige som er at vi efterlod et kaos der var større end da vi startede som er at terrorisme religiøs fanatisme og had mod os her i vesten kun har fået ny næring omkostningerne har været skræmmende hundredtusindvis af dræbte soldater og civile og massive flygtningestrømme alene det burde forpligte os til en bred folkelig debat om mål og midler i vores udenrigspolitik enhedslisten vil at danmark igen bliver et foregangsland

for at hjælpe mennesker i nød ikke kun der hvor de bor men også ved at give dem husly når de er på flugt det gør danmark heldigvis stadig men hvad er så vores aktuelle svar til mennesker der er på flugt fra assads terrorregime og isils fascistiske overgreb skal vores svar virkelig være

kan få deres ægtefæller og deres børn med herop men må leve i stadig uvished om deres skæbne det kan ikke være rigtigt at danmark skal synke så dybt vi opfordrer indtrængende regeringen til at ændre holdning i den sag det er godt at danmark hjælper kurderne i nordirak med humanitær hjælp og våben men det er simpelt hen ubærligt at se kobanis indbyggere blive massakreret af isil mens danmarks nato allierede tyrkiet lægger armene over kors og ser den anden vej jeg vil indtrængende opfordre regeringen til straks at følge enhedslistens forslag så vi kan udvide den humanitære og våbenmæssige støtte til også at gælde kurderne i det nordlige syrien der kæmper en ensom og desperat kamp imod is

der er brug for at vi bidrager med mere solidaritet og hjælp der virker til verden omkring os der er brug for at vi skubber på den grønne omstilling så vi har en beboelig klode også ud over vores egen levetid og der er brug for at vi styrker fællesskabet et fællesskab med et velfungerende arbejdsmarked et trygt socialt sikkerhedsnet og velfærd for alle

venstre regeringen ville lave finanslov med det var med enhedslisten nu har vi så en debat i dag hvor vi kan

at udgifterne til asylansøgere

det betyder jo at de penge enhedslisten var blevet stillet i udsigt nu bliver brugt på flere asylansøgere

er hvad vil man egentlig helst at man gør det som man normalt gør tager pengene fra udviklingsbistanden eller at man tager pengene fra den pulje

var gaver som enhedslisten egentlig selv måtte dele

at man ikke tager pengene fra ulandsbistanden det ville være yderst kortsigtet og rigtig dumt at gøre det for det ville betyde at vi vi sådan set forværrede problemerne

rundtom i verden med det resultat at der jo kunne komme endnu flere flygtninge ud af det vi synes heller ikke det er et godt udgangspunkt at tage dem fra de her reserver som regeringen lægger op til nu kender vi jo ikke regeringens konkrete oplæg så vi fægter lidt i blinde her nej enhedslisten har et meget bedre bud på det vi synes det er rimeligt

de rige og højtlønnede i det her land som har fået store skattelettelser gennem de sidste mange år det startede jo under vk regeringen med støtte af dansk folkeparti vi kan jo bare gå tilbage til to tusind og ni hvor der blev givet skattelettelser for syv

milliard kroner til de ti procent rigeste her i landet vi synes faktisk at

på tide at vi kigger på de midler når vi skal finansiere

sådan set havde regnet med at det var de her

flygtninge der kommer til danmark den her nærmest ukontrollerede regning der er ved at opstå men jeg tolker egentlig lidt svaret

det vil man kæmpe hårdt for kan det ikke lykkes så må det være reserverne

ikke er med i den her ligning eller eller hvordan vil man rangordne

til at vores velfærdssamfund hænger sammen

de havde råd til at betale den skat i to tusind og ni

så har de såmænd nok også råd til at betale den i dag så det er enhedslistens prioritering

når vi går ind til de her forhandlinger så må vi se hvad regeringen lægger frem vi har jo ikke engang

hvordan regeringen vil løse den det møder vi op til hvis vi bliver inviteret til forhandlinger om det

forventning om stigningen i det offentlige forbrug når man hører om alle de forslag enhedslisten

jeg forestiller mig også på sigt at det offentlige skal stå skal stå for ting som vi andre ikke i vores værste mareridt har forestillinger om at det offentlige skulle stå for der må vel være en forventning om at det offentlige forbrug skal stige nærmest eksplosivt kan vi få et tal der er lidt nærmere er det otte

forslag er mange forslag der skaber konkrete arbejdspladser til mennesker i modsætning til den økonomiske politik som herre simon emil ammitzbøll

store virksomheder til at investere ved at give dem nogle flere skattelettelser vi kan jo bare se

udviklingen i beskæftigelsen siden to tusind og ni at den økonomiske politik som herre simon emil ammitzbøll

der kommer jo ikke øget beskæftigelse ud af det beskæftigelsen i dag ligger på samme niveau som den gjorde i to tusind og ni der mangler stadig væk et sted mellem ethundrede og tyvetusind

for at vi kommer op på det antal arbejdspladser som vi var på før krisen slog igennem

få enhedslistens økonomiske politik til på tilsvarende vis at nå sammen med for

regeringens bliver vi nødt til at vide hvad partiernes forudsætninger er hvad er partiernes udgangspunkt

det drejer sig jo frem til to tusind og tyve

hvad må den offentlige sektor vokse med for at det hænger sammen økonomisk så det er vel ikke for meget

lidt på vej bekræfte at enhedslisten tidligere har talt for at man skal have en vækst i den offentlige sektor der svarer til den almindelige velstandsudvikling i samfundet

det vi bare siger der er det er ikke

det handler om at skabe nogle reelle arbejdspladser der samtidig bidrager til en grøn omstilling i samfundet lad os tage et konkret eksempel som energirenovering af alle offentlige bygninger det er jo nogle rigtig gode investeringer hvor pengene hurtigt kommer ind igen i form af billigere varme og elregninger og som samtidig giver nogle reelle arbejdspladser

som arbejdsløse bygningsarbejdere

man skal ikke levere våben for man risikerer de ender i de forkerte hænder derfor vil jeg meget gerne høre herre finn sørensen forklare her i folketingssalen hvordan enhedslisten kan give en garanti for at det at levere våben

til at forsvare sig med mod de kampvogne i øvrigt amerikanske kampvogne som isil har erobret fra den irakiske regering og den irakiske hær kurderne er selv i stand til at løse det problem hvis de får de fornødne våben det det faktum finder vi faktisk ikke bestridt nogle steder og det er baggrunden for at enhedslisten har sagt at det vi bør gøre i den her situation er at gøre hvad vi kan for

får de fornødne våben til at slå isil tilbage og vi kan simpelt hen ikke forstå at resten af folketinget

til kurderne og det er jo ikke rigtigt fru lene espersen at flyene er det bedste middel til at udslette de kampvogne det kan nok ikke bestrides at bombardementerne har haft en virkning i den aktuelle situation det skal vi ikke forsøge at bestride men det er jo ikke nogen løsning på problemet kampvogne kan også gemmes af vejen de kan køres ind i civile områder

hvor faren ved bombardementerne jo er at man kommer til

er rigtigt jeg fik også sagt hvad

de højeste arbejdsindkomster i danmark

bedste af alle enhedslistens verdener hvis man nu kender lidt til regeringen og finansministeren kan man

forestille sig at det ikke nødvendigvis

bliver mødt med derfor vil

der opstå en realitet for enhedslisten

parat til at vælte regeringen ikke et ondt ord om det hvis det skulle komme så vidt men skulle det ikke

må enhedslisten jo prioritere imellem de lovbundne udgifter

og nye

få den nuværende regering til at føre enhedslistens økonomiske politik ergo skal der prioriteres

skal være med enhedslisten vil enhedslisten så vælge at finansiere de lovbundne omkostninger der ligger som følge af den lovgivning der er gennemført i folketinget herunder finansieringen af de langt langt flere asylansøgere end man havde forudset eller

insistere på at man kan tage nye initiativer

offentlige sektor til at vokse ud over hvad regeringen har stillet i udsigt

således at man bruger den allersidste krone der

når vi fik en ny regering nu kan vi så gøre regnestykket op og det har vist sig at

minusvækst som det her jo reelt er og så op på den

talte for at vi skulle fordoble den danske udviklingsstøtte som jo sådan cirka er på seksten milliard kroner i dag det vil sige at den skulle stige til tre og tredive milliard kroner der synes jeg selvfølgelig at det er interessant

få bekræftet historien en gang til

vi har jo haft finanslove som enhedslisten

man så tænker sig til at

man kommer med en lang række ønsker og forslag

det samme som at de skal gennemføres her og nu og på stedet

alle partier har ret til at komme med deres forslag og ønsker på forskellige områder også ønsker som koster en forfærdelig masse milliarder

lakmusprøven for os alle sammen

at de forslag vi stiller

en forhandlingssituation og som vi gerne vil kæmpe for

den offentlige sektor skal løse på velfærdsområdet på

som en offentlig sektor med alt hvad det indebærer stat regioner og kommuner diskussionen skal dreje sig om hvad det er for nogle opgaver der skal løses hvad det er for et niveau vi vil have for vores velfærd og så må vi finde

det er jo den tilgang vi skal have

beskatter nordsøolien hårdere det ville betyde

udvundet mindre olie så hvor er det

skaffes ud over topskattelettelser der skal rulles tilbage og nordsøolien

i det danske samfund hvem er det der skal beskattes hårdere hvad for nogle skatter skal sættes op hvad for

klimaet og miljøet i det her land det kan gøres der er lagt utallige forslag frem både fra enhedslisten fra miljøorganisationer ja fagforbundet 3f har lavet et helt katalog hvori de dokumenterer at der kan skabes halvtredstusind grønne job i det her land og det er jo det vi skal beskæftige os med og det er det vi skal have gang i så kan vi skaffe den finansiering der skal til for også at forbedre velfærden det er grundlaget for enhedslistens økonomiske

kan løse alle velfærdsproblemer ved hjælp af det nøglen til det hele er at skabe nogle rigtige levende arbejdspladser

som handler om at smøre de store virksomheder og de rige med den ene skattelettelse efter den anden i en naiv forhåbning om at så begynder de nok at investere hvilket virkeligheden jo viser

at den første periode som støtteparti parlamentarisk grundlag for den såkaldt røde regering føles en lille smule sur man har nu siddet i fire år og de

der hersker hvis hvis ikke enighed

finn sørensen ikke forklare mig hvad det er enhedslisten konkret får ud af at støtte regeringen

som vi under ingen omstændigheder ville have opnået med en vk regering støttet af dansk folkeparti vi har fået

vi har afskaffet fattigdomsydelser

regering er gået et lille skridt i den rigtige retning når det drejer sig om øget lighed og mindre fattigdom i det her land

vi skal nok når vi står på valgdagen gøre regnebrættet op og sige hvad fik vi ud af det og hvad fik vi ikke ud af det vi fik desværre ikke en ny økonomisk politik nej og det er jo hovedproblemet

at det er nødvendigt og den rigtige løsning på den situation kurderne befinder sig i

at give dem nogle våben så de kan nedkæmpe isils

vi tror ikke på at bombardementerne kan løse det problem og det kæmpe pres som kurderne er udsat for det er den analyse vi har foretaget den bliver bekræftet af

anerkender den amerikanske regerings talsmand at bombardementerne alene ikke kan løse problemet da vi ikke går ind for

sender udenlandske tropper

er der kun én løsning på det problem og det er at sikre at kurderne får de fornødne redskaber og vi ved de er i stand til at håndtere dem på en ansvarlig vis så de selv kan løse den opgave det er under alle omstændigheder ja

af hele energinettet så det bliver den vedvarende energi der kommer til at

så der er masser af eksempler og vi da er også glade for at se at vi ikke

vi samarbejder også gerne med borgerlige partier om

skabe arbejdspladser i det private erhvervsliv det der er vores store bekymring er at der ikke bliver lagt tilstrækkelig vægt på det at der bliver lagt alt for meget vægt på tyrkertroen på at bare vi giver nogle skattelettelser til de store virksomheder så skal vi nok få gang

som den gjorde i to tusind og ni vi mangler stadig væk et sted mellem ethundrede og tyvetusind og fyrretusind arbejdspladser for at komme op på det antal arbejdspladser og på den beskæftigelse der var før krisen

tværtimod har vi jo set at der er et historisk stort opsparingsoverskud hos de store virksomheder de putter alle pengene i pengetanken og deler lidt flere ud i profitter

side i stedet for at holde med systemet vi skal væk fra overregulering vi skal væk fra papirflyttere vi skal væk fra pengespild i den offentlige sektor vi skal have et samfund hvor skolerne har fokus på børnenes læring hvor politiet tager det alvorligt når man har haft indbrud i sit hjem hvor de gamle mennesker bliver behandlet som mennesker

vi skal have et samfund hvor vi giver mulighed til borgerne og hvor vi ikke drukner i regler som professor verner c petersen skrev i bogen vildveje i velfærdsstaten for nogle år siden vi ender med at blive døve og sløve af regulering af sikringer og informationer som i et kafkask system er det blevet vigtigere at have regler end at tænke sig om det er altså vigtigere med bureaukrati end at tænke på mennesker det giver dårligere service det giver dårligere arbejdsforhold for de offentligt ansatte det suger energi ud af mennesker og ind i systemet det er ikke godt nok jeg tror faktisk at vi kan gøre det bedre vi har brug for en politik der står på de svagestes side

af systemet det er ubærligt når narkomaner opfattes som kriminelle i stedet for som afhængige der skal hjælpes

bliver ofre for regelmikroskopister og ikke får den hjælp de har brug for

det vil vi ikke finde os i liberal alliance har en klar ambition om at være de svagestes advokat i folketinget

til socialpolitikken

er masser af mennesker der er i det man i sverige kalder udenforskabet dem skal vi have ind i fællesskabet med os andre vi skal føre en politik der giver muligheder selvværd og selvrespekt i dagens danmark gør vi det modsatte det kan vi gøre bedre

erhvervslivet virksomhederne er byggestenene i dansk økonomi og i danmarks vækstmuligheder derfor foreslår vi fra liberal alliances side at vi vil have markant

både i top og i bund og vi har det helt faste princip at ingen skal betale til andre før de kan forsørge sig selv og derfor skal de have lov til at tjene syv tusind kr

vi foreslår også en nedsættelse af europas højeste energipriser alt handler selvfølgelig ikke om skat og afgifter

afgørende for bedre konkurrenceevne og bedre vækstmuligheder i virkeligheden burde folketinget vedtage et

og jeg tænker ikke på sådan nogle fantasiskøn a la den nuværende regerings

en solid finanslov der skaber rigtig vækst og rigtige muligheder og ikke kun på papiret når man vedtager finansloven

overordnet set ønsker vi i liberal alliance på den korte bane kun én ting vi ønsker os et folketingsvalg det har vi ønsket os i tre år og vi har presset vi har tryglet vi har plaget statsministeren

åbningsdebat

så i hvert fald i denne valgperiode så snart får

hvor danskerne kan ændre flertallet i folketinget så man kan gennemføre en politik der er på borgernes side gennemføre en politik der tager hånd om de svageste gennemføre en politik hvor man har fokus på at erhvervslivet får bedre vilkår så danmark kan blive et land

har lyst til at flytte til så danmark kan blive et land hvor nye virksomheder skyder op som paddehatte så danmark kan blive et land hvor vi ser op til den flittige og altid husker den der har brug for hjælp sådan er det desværre ikke i dag velfærdsstatens proselyttere har sat sig tungt på de dygtige har svigtet de svageste

kan man diskutere til ulidelighed mens økonomien er gået i stå i sidste valgperiode var det efterlønnen man havde udset sig

ville danmark gå ad pommern til og nu har den yderste venstrefløj plus et par konsorter

der skal gøres noget ved ellers går det hele fuldstændig ad pommern til det passer jo ikke det er manipulation af befolkningen og det er at tale om noget andet end det der betyder noget hvis almindelige mennesker skal have flere penge mellem hænderne skal have bedre behandlinger på sygehusene skal have bedre forhold for deres gamle mor på plejehjemmet skal have en bedre skole skal have et politi der kommer til tiden og skal have mulighed for at få

langt bedre det vil liberal

bidrage til vi tvivler på at det kommer før et valg og det tror jeg i virkeligheden de fleste både i befolkningen og herinde godt ved så lad os få det valg og komme videre så danmark

vi mener at velfærdssamfundet skal hen derfor vil jeg gerne høre om ordføreren er enig med hvad man må forstå er liberal alliances finansielle donor eller åndelige leder nemlig lars seir christensen som på et tidspunkt har sagt at han oprigtigt mener at om fem og tyve

vil den danske model være styrtet og vi vil leve i et benhårdt socialistisk diktatur folk som jeg selv vil

mistet alt i værste fald

slået ihjel ikke af islamister men af paniske socialister der ser verden styrte sammen omkring

det er sagt ikke under den her regering men under den tidligere regering deler ordføreren

intet gjort i tre år man har stået stille man har spildt tre år og det vil gøre at det bliver hårdere

gøre det nødvendige når vi kommer dertil men vi kommer dertil lige meget om socialdemokraterne

at gå en anden vej for at finde ud af hvor store forskelle der i grunden er er i den såkaldte blå alliance hvis man ser på hvor mange penge

dansk folkeparti og liberal alliance vil bruge på vores velfærd om

tyve så er der næsten halvfjerds milliard kroner i forskel næsten halvfjerds milliard kroner i forskel

få redegjort for halvdelen af de besparelser som liberal alliance mener der skal til for at komme i en situation hvor man altså kan have en så

uden indhold så bliver der spurgt til hvordan vi

finansiere vores forslag

i den offentlige sektor om året ud over den nulvækst som venstre har foreslået vi har sagt at vi gerne vil have en højere pensionsalder og afskaffe efterlønnen helt vi har sagt at vi gerne vil have en inflationsregulering af overførselsindkomsterne frem til

tyve vi vil gerne have mindre erhvervsstøtte vi har mange flere gode forslag men jeg kan se at det er der en partikollega fra

og

vil gøre noget ved kriminalitet så er vi glade når vi hører at venstre vil gøre noget for at det kan betale sig at arbejde

forstå og det ved ordføreren også godt at nu har vi haft tre år hvor intet er sket og nu ser det ud til at der er mulighed for at vi kan rykke danmark til noget bedre efter valget og så er det

ikke lige om det hedder en plan eller det hedder sigtelinjer eller pejlemærker eller hvad det hedder der skal afgøre

og drømmer om at være en del af det glæder vi os til at være med til at skabe

at rød blok forventer at blå blok vinder valget for man er mere optaget af hvordan de fire blå partier

og det så vi på venstres landsmøde de har det rigtig godt sammen end af hvordan den dysfunktionelle familie som sidder i ledelsen af de fire røde partier har det sammen man leverer ingen svar men man har regeringsmagten jeg synes faktisk at når man har så få svar og tres milliard kroner i underskud

underskud den her regering har svigtet danskerne

så har hvis de tredive sekunder stadig gælder

fire borgerlige partier der står sammen om at ville have et bedre danmark vi står sammen om en udlændingepolitik der handler om at dem som vil bidrage kan være en del af danmark og dem der bare vil komme og udøve kriminalitet eller suge på lappen må blive væk det er vel mere fællesskab end man overhovedet kan

på det område i den røde blok

fru johanne schmidt nielsen har sagt

vinder regeringsmagten så går det nok det er jo det vi hører fra blå blok en masse i dag

at hvis dansk folkeparti får held til at presse venstre til øget vækst

liberal alliance støtte lars løkke rasmussen som statsminister

vi har dog den fordel at i blå blok

ligegyldigt om jordan libanon og andre nabolande i mellemøsten har taget imod millioner af flygtninge og stadig væk har dem

vi så skal pålægge dem at tage endnu flere med de ting det

leve et liv i danmark hvor naboen er fra et andet land måske en krigsflygtning eller hvad er det der gør at man melder så kynisk ud i forhold til mennesker der er i

værste krise i deres tilværelse nogen

lidt sammen i forhold til vores flygtningepolitik synes vi at flygtningebegrebet er kommet et helt andet sted hen end det var tænkt det var tænkt at det var folk der var egentlig personligt forfulgte

vi stadig gerne give men når vi nu kan hjælpe langt flere ved at hjælpe i nærområderne synes jeg faktisk det kyniske ville være at tage folk herop nogle færre og hjælpe dem

af nabolandene til syrien

at folk siger har jordan og libanon

mange nok måske er det rigtigt men så kunne vi se på et land som tyrkiet

vi abonnerer på bestemte nabolande

hvor man kan arbejde og bidrage er det per definition sådan at krigsflygtninge ikke er nogle der vil bidrage til

som personligt forfulgte altså det er jo med livet som indsats at man bliver i

kobani i øjeblikket det er jo med livet som indsats at man er mange steder i irak i øjeblikket man skriver i sin pressemeddelelse at hvis nu det var en forfatter eller en systemkritiker så kunne vi da tage imod en enkelt af dem jeg synes det er en eksklusiv kynisk og meget verdensfjern opfattelse af hvordan man løser problemer hvis det rigeste land i verden

flere og vi hvis vi hjælper i nabolandene i stedet for at hjælpe i danmark jeg synes da det er ærgerligt at vi skal lade nogle mennesker i stikken fordi vi hellere vil hjælpe her end at hjælpe i et naboland

vi vil lave fine steder med skoler og fritidsaktiviteter

det kan man faktisk godt gøre også uden for danmarks grænser og samtidig får man den mulighed med at man kan være der sammen som familie i modsætning til

forleden dag nemlig at så må man vente med at få familien med vi vil samle familier i stedet for at splitte dem

forretningsordenen der står altså intet om

skal stilles spørgsmål den ene vej det er en kommentar

oplyste fru trine bramsen stillede så et nyt spørgsmål fordi jeg er interesseret i at høre hvordan det går ovre hos de røde altså

defensiv forsvarsadvokat der sådan begynder

er situationen den at i løbet af

at de her ting man har meldt ud med at man kan klare det hele til den halve pris at man kan skære gevaldigt i velfærden måske ikke er så realistiske alligevel og at det måske ikke bliver så nemt at få igennem i blå blok alligevel når der ligefrem er et gab mellem dansk folkeparti og liberal alliance på halvfjerds

kom herre simon emil ammitzbøll hen til at sige

være klogt hvis det var man meldte for hårdt ud vi skal også kunne blive enige så har man da et forklaringsproblem har man ikke

glad at tænke på de muligheder danmark og danskerne har hvis de husker at stemme rigtigt ved det folketingsvalg som jeg trygler statsministeren om at udskrive hurtigst muligt

et samfund som folk har lyst til at flytte til et samfund hvor man har mulighed for at blomstre hvis man er dygtig og flittig

få et samfund hvor vi faktisk tager os ordentligt af de svageste i stedet for at glemme dem i al middelklassediskussionen om

kunne få det lidt bedre tænk hvis folk der er syge kunne få det lidt bedre tænk hvis narkomanerne kunne få det lidt bedre

tror jeg som herre rasmus prehn åbenbart troede at vi får gennemført hele liberal alliances principprogram lige meget hvilket mandatantal vi i øvrigt måtte få

at de fik gennemført hele deres plan lige meget om man skulle tælle de radikale og enhedslisten med det var ikke noget man tog så tungt

her er hvad vi går til valg på her er den retning vi vil trække i vi skal nok sørge for at få indrømmelser på vores mærkesager

jeg ville

roller både inden og uden for regeringer men jeg tror det

vi vil kigge til når det handler om at en regering og dansk folkeparti vi vil se til når det handler om at

hjælpes i flygtningelejre i nærområderne det vil sige for eksempel i et naboland skal danmark så bare fraskrive sig sit ansvar selvfølgelig skal vi ikke det vi skal da være med til at finansiere sådan nogle lejre vi skal som et af verdens rigeste lande selvfølgelig tage et ansvar

hellere vil hjælpe færre mennesker i danmark end flere mennesker

været ligeglade efterlønnen kunne pludselig fjernes efter at vk

man aldrig nogen sinde drømme om og bare at være first mover

er en særlig god idé og flere år efter siger de

tager vi lige og når man så har taget den

man ikke rigtig huske at det var liberal alliance eller andre first

kan det som statsministeren har bragt sig ud i i virkeligheden gøre det hele ringere for danmark hvis man

er at få en parallelaftale så vi kan løse det konkrete problem

spørge sig selv hvorfor i alverden de andre lande

gå i gang med en forhandling med danmark om en parallelaftale

ved en folkeafstemning og en ændring af retsforbeholdet

simon emil ammitzbøll er enig med mig i at den måde som regeringen

vi er så heldige at vi har en grænse op til europas mægtigste magt nemlig tyskland og kan vi forestille os at tyskerne tænker

en slags helle for narkoringe og pædofiligrupper og hvad ved

det kan man ikke forestille sig så mon ikke tyskerne har en vis interesse i at danmark får

en parallelaftale det tror jeg de har jeg tror bare ikke at tyskerne tager initiativet det skulle være kommet fra den tomme stol hernede

meget vigtigt for mig at sige at det er helt fundamentalt for os at der skal være lighed for loven men når man spørger til lighed og ulighed er det typisk sådan økonomisk lighed og ulighed

vores holdning at danmark som et af verdens mest lige lande

lidt på ligheden til gengæld for at give noget på velstanden så vi kunne få flere mennesker ud af udenforskabet og ind i fællesskabet med et arbejde det har vi en ambition om og den håber jeg i virkeligheden at

har en stagneret samfundsmodel

sikkert også derfor den nuværende regering som spørgeren selv har været en del af

levere vækst i tre år det er vel derfor vi vil så sørge for at danmark i stedet for

på at blive hægtet på usa og tyskland eller hvad ved jeg på et tidspunkt

arbejdsmarkedet ind i fællesskaberne ved at sørge for at vi selv ændrer vores skæbne danmarkshistorien er fuld af eksempler på at danskerne har ændret skæbnen for det danske folk det gjorde vi jo også efter atten fire og tres der er så aktuel i de her dage

vil gerne svare på det og jeg vil svare det jeg har svaret på lignende spørgsmål at jo flere mandater liberal alliance får ved folketingsvalget jo større sandsynlighed

vi får vores vilje hvis herre jeppe bruus og konsorter vil bilde vælgerne ind at jeg kan stå her og sige

hvordan valget i øvrigt måtte gå så gennemfører vi

som jeg har sagt et par gange tidligere

kan ordføreren dermed bekræfte at liberal alliance ikke vil indføre et såkaldt moderne kontanthjælpsloft som venstre har foreslået

da rigtig gerne tale med de partier om at lave en fælles løsning og vores målsætning i det her tilfælde handler om at det skal kunne betale sig at arbejde jeg er utrolig glad for at få lov til at sige

i forhold til at det præcis skal være som vi har foreslået

så at kunne nå til enighed i blå blok

enkelt spørgsmål så egentlig efterspørger jeg bare et svar

er nogle af dem der har brug for

skal have dankortet frem det synes socialdemokraterne vi synes så at ham med influenza skal have dankortet frem og sådan ser man jo så forskelligt på tingene vi synes bare

statsministeren for endelig at lægge op til en afstemning om retsforbeholdet bedre sent end aldrig

statsministeren for nu endelig at gå skridtet videre end at annoncere at der kommer en god løsning i morgen nu er svaret at der kommer en god løsning efter et valg man må da sige at statsministeren gør sig store anstrengelser for at vise at regeringen tænker langsigtet

bekæmpelse af narkokriminalitet og børneporno er så en anden sag det tror jeg ikke de kriminelle venter nemlig ikke til efter valget regeringen har i store træk fulgt de reformspor vi lagde i den tidligere

måle sig med dem vi gennemførte vi sikrede finansiel holdbarhed for knap halvtreds milliard kroner regeringens reformer har forbedret vores fælles kasse med knap

statsministeren sagde i sin tale at danmark blev ramt af krisen fordi vk ikke handlede i nullerne kære statsminister

ser du splinten i din broders øje

finansminister leverede vk regeringen halvfems øre og

anerkendte andres resultater jeg vil gerne rose

regering for udmærkede reformer vi har lavet sammen de har trukket trukket danmark i en lidt bedre retning

men vi er stadig væk langt fra vores mål mere end ottehundredetusind personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlig forsørgelse og konkret ville tohundrede og tredstusind

leve af offentlige overførsler hvis danskerne var lige så selvforsørgende som svenskerne uanset om venstrefløjen ikke gider høre om det skyldes problemet blandt andet de relativt høje overførselsindkomster vi har herhjemme

får færre penge mellem hænderne hvis den ene tager et lavtlønsjob frem for at være på kontanthjælp

børn har brug for at opleve en normal hverdag med forældre der arbejder for at forsørge sig og sine det viser sig også ved at risikoen for at børnene selv havner på offentlig forsørgelse er særlig høj hvis forældrene har været uden for arbejdsmarkedet når man så sammenholder det med at hver tredje arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtager kun vil takke ja til et job hvis gevinsten er på over tre tusind kroner om måneden er det tydeligt at vi står med et problem derfor ønsker vi at genindføre kontanthjælpsloftet så der kommer en rimelig grænse

hvor meget man samlet kan modtage fra det offentlige

begge er på kontanthjælp skal have et nedslag i deres ydelse på præcis samme måde som vi gør det

for førtidspensionister og folkepensionister fordi der er to til at betale endelig mener vi

er behov for et moderne dagpengesystem et system der ikke er dyrere end det vi har i dag men et system der i langt højere grad sikrer at ledige er motiverede til at søge job tidligere og som samtidig

giver mennesker en anstændig forsikring ved ledighed

jo lidt mærkeligt at det eneste den offentlige debat

er otte tusind personer kommet i arbejde og fire tusind seks hundrede er kommet i uddannelse

på andre ydelser hvorfor taler vi ikke om at over

udlændinge i dag arbejder i vores landbrug restauranter hoteller og mange andre steder samtidig med at vi har europarekord i ydelser og pensioner på offentlig forsørgelse det kræver altså ikke langhåret kommissionsarbejde at se mulighederne for at vi kan gøre det lidt bedre

jeg synes det er dejligt at statsministeren glæder sig over at der er vækst i resten af rigsfællesskabet det er faktisk også svært at være imod

jeg må indskyde at den vækst som færøerne fik som følge af overfiskeri af makrel og tyveri af danske fiskeres sild ikke var en vækst vi bifaldt og for os

også helt uforståeligt at flere partier i folketinget svigtede dansk fiskeri til fordel for færøsk men tilbage står at vi har brug for vækst i danmark hele danmark og derfor ønsker vi at fastholde og styrke boligjobordningen

næste års finanslov prioritere to milliard kroner til at hæve beskæftigelsesfradraget med

får alle danskere i arbejde en ekstra tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats og samtidig mener

jo at vi politikere kan se os selv lidt bedre i spejlet om morgenen fordi vi lader danskerne beholde flere af de penge de selv tjener i egen lomme

for alvor bliver taget alvorligt her på christiansborg

selv om det drejer sig om mere end fyrretusind indbrud på et enkelt år og vi ligger faktisk lige nu i et tvivlsomt parløb med grækenland om førstepladsen så virker det ikke som noget som regeringen tager synderlig alvorligt vi gennemførte i vk regeringens tid en massiv indbrudspakke og den begynder nu at vise sin effekt men efter det er der ikke sket synderligt på området alle der har

et indbrud kender den ubehagelige følelse

at være udsat for indbrud eget hjem er langt mere alvorlige end bare

ejendele man mister sin tryghed såvel

slet ikke i lovgivningen i dag straffes indbrud typisk med betinget fængsel eller ubetinget fængsel i op til tredive dage vi mener at straffen for indbrud grundlæggende skal afspejle det menneskelige overgreb

man har mistet ejendele

at man laver en særlig indbrudsparagraf som sikrer at indbrud som minimum udløser en ubetinget fængselsstraf vi ønsker

ønsker vi at udenlandske forbrydere skal afsone i hjemlandet grænsen for hvornår de kriminelle udlændinge skal sendes hjem skal også sættes ned fra seks

flere af de udenlandske lovovertrædere der kommer hurtigt hjem vi levere helt konkrete forslag for vi ønsker at konkret forskel for danskerne og vi ønsker at danskerne skal føle sig trygge i deres eget hjem

vi er meget glade for at statsministeren i sin tale tog de frivillige med

faktisk i et beslutningsforslag at det skulle gøres nemmere at være frivillig da blev det afvist af regeringen men vi er rigtig glade for at man nu er kommet på andre tanker nu må vi jo så bare håbe at der er nogle at gøre noget frivilligt for

at vi er bekymrede over det stigende fravalg af fritidsaktiviteter som vi ser blandt landets skoleelever på grund af den lange skoledag herunder lektiecafeerne at vi ser den her tendens

tvangscafeerne kan komme til at udgøre for det frie foreningsliv i danmark

vores fritids og sportsklubber hvis der fyldes endnu flere timer på skolebørnene om eftermiddagen i må ikke misforstå mig vi ønsker mere faglighed i folkeskolen

meget glade for den reform vi har lavet sammen men det må ikke ske på bekostning af foreningslivet

rigtig god reform af erhvervsuddannelserne og nu er turen kommet til gymnasierne vi er enige i at antallet af studieretninger skal

vi er også enige i at der skal stilles øgede krav i matematik og at det faglige niveau skal op men desværre

deres største problem der bliver simpelt hen lukket for mange ind med for ringe boglige kvalifikationer ifølge undervisningsministeriets eget tal er frafaldet på eksempelvis htx hvis man tager unge der har en karakter på under fire fra folkeskolen eller som

og for de få der får hutlet sig igennem

der er tilbage der slet ikke kommer videre i uddannelsessystemet vi mener det er at gøre de unge en bjørnetjeneste at gøre de gymnasiale uddannelser til allemandsret de oplever nederlag på nederlag og det koster samfundet rigtig mange penge at dobbeltuddanne unge

ledt i den rigtige retning fra starten af vi ønsker et karakterkrav på fire så når man starter på en studieforberedende uddannelse er der også en chance for at man gennemfører den

så overhovedet eksisteret men hellere skifte mening og vælge rigtigt end at stå fast på en forkert politik

for at f seksten flyene sættes ind men vi håber også at regeringen vil overveje det som vi har foreslået nemlig at udvide vores tilstedeværelse

vil jeg sige at vi også er meget glade for at

tilstedeværelse i ikke mindst baltikum og de østeuropæiske lande det er altid dejligt for en politiker og et parti at få sin politik igennem og jeg er rigtig glad for at regeringen har lyttet til de otte mandater som det konservative folkeparti udgør

den fjortende juni hvor den daværende formand for det konservative

giver udtryk for følgende og jeg citerer jeg synes at vi mangler nogle klare og konkrete bud fra venstre på hvad man gerne vil og det er tiden

til at svare på

har været fyldt med krav fra det konservative

blive enige om en samlet blå politik på det her område det som vi hørte den konservative ordfører fremhæve her

meget klare konservative mærkesager men kan i for eksempel få politikken igennem

det konservative folkeparti har vi fremlagt vores politik og jeg synes da det mest naturlige er at herre rasmus

hvad det konservative folkeparti vil som mange af mine andre gode kollegaer i blå blok har sagt

da været rigtig rigtig fint at følge venstres formand fremlægge nogle pejlemærker på venstres landsmøde som de mål venstre går efter det stiller jeg mig egentlig godt tilfreds med

og ved også af erfaring at vi faktisk godt kan blive enige

eller la mener spørg dem om

at øge beskæftigelsesfradraget jeg vil sige til

diskuteret hele dagen i dag at jeg mener det er ekstremt uklogt at stille sig op på folketingets talerstol eller foran finansministerens dør

ultimative krav vi har klart sagt hvad vi mener er vores prioritet og ret stor tiltro til

jo flere mandater vi har desto bedre

ti års regeringssamarbejde er at selv om mange partier siger

har vi altså en meget meget god tendens til alligevel at få vores politik igennem blandt andet blev topskatten sænket med seks procent i forbindelse med en af de mange skattereformer

er immer væk en en sjat penge hvis vi ser frem mod

stille et enkelt spørgsmål i den forbindelse vil det konservative folkeparti være en del af eller støtte en borgerlig regering

sige at jeg har fuld respekt for at vi lever i et demokrati hvor der mig bekendt ikke rigtig er nogen partier der får halvfems mandater og så må man indgå nogle kompromiser sådan er det nu engang

vækst end nulvækst det vil sige har

som for eksempel er det dansk folkeparti foreslår

har et nært forhold til

svar på om man vil bakke op om en regering

synes jo det er ret mageløst at blå blok bliver afkrævet svar på hvordan et regeringsgrundlag skal ende og hvilken økonomisk politik man

og tyve når socialdemokraternes ordfører ikke engang har været i stand til

vil sige at min erfaring fra ni år i regering hvor vi også

at få flertal for vores politik

finder hinanden men man får ikke ret meget politik igennem hvis man stiller ultimative krav

så

år kommer

ville undre mig meget hvis socialdemokratiet og

at vælgerne kan se forskel på os

fru lene espersen mener om kurdernes indsats mod isil og mod assad i syrien jeg kunne også godt tænke mig at vide

hvis kampene på landjorden er afgørende

i den aktuelle krig i kobani

vil fru lene espersen så bidrage til at byen ikke falder

kurderne mangler våben

i den nordlige del af syrien tænk hvis man

at is havde været så stærke som de

at lave en no fly zone i noget af den nordlige del af

syrien det tror jeg er en af de veje man kan gå så vil

christian juhl at jeg synes kurderne har gjort det

har forsøgt at holde fast i at syrien

skal have en mulighed for at overgå til demokrati og derfor

sige til herre christian juhl at jeg tror der skal meget mere til

der skrev det i en kronik om udviklingsbistand

godt tænke mig at høre fru lene espersens bud på hvilke konsekvenser det vil have hvis venstre og dansk folkeparti kommer igennem med deres nedskæringer i udviklingsbistanden på to

milliard kroner hvilke konsekvenser vil det have for danmark for den tredje verden for erhvervslivet og for mulighederne for at stoppe nogle af de store flygtningestrømme

er forunderligt at se enhedslisten der nu igennem tre år har modarbejdet og råbt og skreget om at der ikke måtte komme våben til de moderate kræfter i syrien der både kunne have bekæmpet assad og forhindret

en masse våben ned i den by

argument har været at man ikke skal våben ind nogen steder hvor der er risiko for at de ender i de forkerte hænder

det måske ikke den klogeste position at

sige til enhedslisten at jeg deler bekymringen

jeg tror desværre ikke er så enkel som at kaste

jeg selvfølgelig gerne set at regeringen på samtlige andre områder

alle regler og så skal det naturligvis have en konsekvens men lige præcis i det her tilfælde valgte regeringen faktisk

det mener vi ikke at vi kan støtte

hvis det havde været et hvilket som helst andet land uden for rigsfællesskabet

at regeringen ville have sagt det er selvfølgelig helt uacceptabelt og kommissionen må skride ind med det samme den slags dobbeltstandarder

jeg synes det er meget forkert at man ikke støttede

være i højsædet frem for hensynet til

i princippet om bæredygtighed

regeringens linje så jeg tror ikke at udfaldet ville have været et andet

folkeparti jo godt tillade sig at have et synspunkt der handler om

at det konservative folkeparti er

to tusind og tretten sagde den tidligere leder af det konservative folkeparti herre lars barfoed følgende nu kan vi ikke bare snakke luftige målsætninger nu må der konkret politik på bordet der viser hvad vælgerne kan forvente sig af en borgerligt ledet regering

på asylområdet for den økonomiske politik næste år

lidt besynderligt at man er så optaget af hvad der sker i to tusind og tyve mellem fire

til vedtagelse der meget klart opstiller

kommet med et synes jeg meget godt og stort indlæg der handler om hvad vi kan gøre

ungdomskriminalitet den jo heldigvis for nedadgående

en lille hård kerne der skal gøres mere ved så der er masser af konkret politik

at vi selv får mulighed for at fremlægge vores politik og det har

man skal være meget præcis og man kan ikke nøjes med meget runde formuleringer er det stadig væk de konservatives holdning at venstre ikke

man skal være meget præcis med hvordan man vil skabe job i danmark

selvstændige partier i opposition der på en lang række områder samarbejder

at det konservative folkeparti skal pantsætte hele

at lave kompromiser med de andre partier nu før et valg så må man tro om igen

sige at jeg

herre lars barfoed sagde om at det er vigtigt at man

der i dag er brugerbetalt

brugerbetaling i dag er meget tilfældig

kommer fra og noget af det vi meget gerne vil have en diskussion om

er om ikke sådan noget som det at gå til tandlæge kan få en større dækning

vi synes det er et kæmpestort problem at det er så dyrt at gå til tandlæge

så er mange andre ting der er helt gratis

inden for den ramme der hedder brugerbetaling inden for sundhedsvæsenet

at se på om ikke man kan skabe et

om de tilfældigheder der har rådet i sundhedssystemet stadig væk skal være bærende for hvornår folk selv skal have pungen op af lommen og hvornår noget er gratis altså diskussionen er jo typisk omkring lægebesøg og tandlægebesøg men det kunne også være omkring briller og høreapparater der er utrolig mange forskellige steder hvor man kan sige at det er gamle traditioner der har været afgørende for at der er noget der er helt gratis og noget der koster rigtig mange penge noget af det vi har sagt er at vi synes at tandlægeregningen skal dækkes

man på forhånd afviser at det må være på et andet område

man jo begrænset kommissionen det der bare for os er helt afgørende er at det

afbalanceret og naturligvis også at

de ringest stillede her i landet aldrig kommer i en situation hvor de

marginalskatten men vi har ikke nogen ultimative krav

vi har diskuteret det tidligere i dag og jeg ved ikke om jesper petersen har været her under hele debatten men det er ikke sådan at

hvis vælgerne ønsker blå regering går ind og

vi bare sure og går vores vej

skulle rulles tilbage den forøger altså holdbarheden af dansk økonomi med med seks milliard jeg ved ikke hvor enhedslisten ville finde de penge henne

er jo det helt rent værdimæssige

aftale som vi lavede i 2012

i forhold til de

forskellige generationer og derfor skal vi efterlade en klode til vores børn og børnebørn der gerne skulle være renere og pænere og som har endnu bedre orden i økonomien end den klode vi selv overtog det at de andre

det meste af det regeringen laver og aftaler der allerede er indgået

sige at man sagtens kan håndtere det at vi er forskellige

af tidligere forlig men jeg håber da på at lige præcis klimaspørgsmålet og hele overgangen til et fossilfrit samfund er noget af det man vil holde fast i også efter et folketingsvalg for jeg tror

i afghanistanforligskredsen det skulle løses

er helt overbevist om at der efter et valg hvis vælgerne måtte ønske at der kom en en anden regering

sammensætningen så skal være men vi vil da kæmpe for at vi stadig væk

at ordføreren lige skal tjekke tallene

så er der flere udlændinge end der samlet set er beskæftiget i de tre brancher så det er nok mig der har hørt forkert men det var heller ikke det væsentlige det jeg hæftede mig ved

lad os så sige mange tusinde udlændinge

ordføreren uddybede ikke hvorfor den sammenligning blev lavet men det vil jeg så bede ordføreren gøre nu jeg spørger lidt polemisk for så kommer vi i gang med noget var det for ligesom at antyde at der

en hel masse mennesker der går rundt på overførselsindkomst og som ikke rigtig gider tage arbejde i

for eksempel landbrug og gartnerier at det seneste tal jeg har fra to tusind og tretten viser at seks og tyve

er udlændinge hvis vi taler rengøring og service

ikke mine briller med herop men det er noget i den stil

det ufaglærte segment

udlændinge samtidig ved vi fra de undersøgelser der er lavet af blandt andet dansk arbejdsgiverforening at udlændinge er

som danskerne og derfor stiller jeg mig selv det spørgsmål hvordan kan det være at vi har over ottehundredetusind danskere

ordføreren forholde sig til nogle tal fra lige nøjagtig

østarbejdere

jo altså sådan i det her land at det er arbejdsgiverne der hyrer og fyrer

det tal jeg kommer med her og jeg kunne tage tilsvarende tal fra andre brancher

som er udsat for det vi kalder social dumping som jeg ikke ved om ordføreren

at det er arbejdsgiverne virksomhederne der foretrækker at ansætte østeuropæisk arbejdskraft frem for

danskere hvis eneste store brændende ønske er at finde et arbejde

danskere der får nyt arbejde hvert år vi er vel det land i verden hvor man faktisk

skifter job og lykkes det også at finde et job

åbent har fremlagt vores bud på

af dagpengesystemet så vi skaber et langt større incitament til at

siger ja til at få et arbejde for jeg så da helst at de folk

for hver krone man letter kan det bedre betale sig at gå på arbejde hver dag

men det er klart at det målretter sig kun imod en mindre gruppe og det er også derfor man får mere for pengene

hvis jeg spurgte det radikale venstre hvad deres højeste prioritet er

vi er jo i politik fordi vi brænder for rigtig mange forskellige ting samtidig for

at skatten bliver sat ned og vi har jo rimelig gode erfaringer med at komme igennem med vores politik

at ia ønsker et bredt samarbejde i det grønlandske landsting og det tror jeg kun at vi alle sammen kan være enige om og håbe på det er jo jer selv der skal finde ud af det det er nok nemmere sagt end gjort men vi kan vel alle sammen håbe på at det kan lykkes for det er jo nok det

grønland har brug for jeg hæftede mig også ved bemærkningen til sidst om

grønlands og færøernes høringsret i alvorlige situationer såsom danmarks deltagelse i krig jeg synes

vi skal give et tilsagn om at arbejde videre med hvordan vi kan finde en fornuftig løsning på det

orientere om er det sådan at den holdning står ved magt og hvordan vil ia håndtere det i forhold til en eventuel ny

som besøger danmark eller bor i danmark ville føle sig lige så

jeg altid blevet mødt når jeg har rejst

nu er realiteterne jo at der skal være nyvalg i grønland

det ville være vigtigt at der var et stærkt samarbejde ikke kun i grønland men også i forhold til rigsfællesskabet

de naturlige ressourcer og hvordan vi kunne

men kunne herre johan lund olsen måske lige prøve at uddybe hvor det ville være rigtig vigtigt

set er i et rigsfællesskab hvor vi har stor brug for hinanden også

og danmark imellem er blevet lettere

mere åben og mere direkte lige nøjagtig fordi

politikere i grønland men også politikere her i folketinget har indset at det er måden at gøre det på når man vil hinanden det bedste

når ordføreren siger at der er ting der skal gøres for at udvikle grønland men også

er rigsfællesskabsanliggende og dermed et rigsanliggende jeg vil gerne

ordføreren for at sige at sådan som situationen er i grønland

den stabilitet der skal til og jeg vil spørge ordføreren om det som ordføreren giver udtryk for i forhold til investeringslyst

det samlede grønlandske politiske

i vil bringe det der skal til for at der bliver skabt de brede forlig

det er også socialdemokraternes klare holdning at det er mere væsentligt end måske noget andet når der skal tegnes et positivt billede som stimulerer investeringslysten

ikke har orden i deres bilag jeg forventer ikke at valget i grønland vil

stor indflydelse på arbejdet her i folketinget også fordi siumut og ia nu arbejder sammen om den danske finanslov og de grønlandske ønsker til den

samarbejde som jeg håber vil blive forstærket efter det kommende valg fordi grønlands økonomiske situation i dag er sådan at det er nødvendigt at vi står sammen grønland har brug for politisk ro og økonomisk stabilitet i forhold til erhvervslivet derfor vil vi i siumut i det kommende folketingsår fortsat arbejde på at der skabes nye økonomiske rammer som kan sikre danske investorer en tryg adgang til grønland derfor hilser vi også statsministerens udmelding i åbningstalen om stærkere samarbejde omkring erhvervsudvikling og en ny måde at bruge den danske vækstfond

enhver forbedring af økonomien i grønland vil samtidig være til gavn for danmark især hvis denne forbedring sker i samarbejde med danske virksomheder og investorer siumut vil fortsætte med at arbejde for at det grønlandske retsvæsen er fuldt på højde med det danske der har gennem det sidste år været for mange problemer med retsvæsenet i grønland en del af dem er heldigvis allerede blevet løst men en række af vores bygder står uden kommunefogeder og detentioner og en række af vores anstalter er nedslidte

flere steder det vil vi tage fat på i de kommende finanslovsforhandlinger på samme måde vil siumut fortsat følge udviklingen på beredskabsområderne vi har flere gange påpeget fordele ved at forsøge at oprette et frivilligt beredskab i grønland efter islandsk forbillede nu afventer vi så den betænkning der forventes at komme fra

i december jeg vil i den sammenhæng gerne oplyse at der fra siumuts side er et ønske om at vi får en gennemgribende analyse af hvor stor overflyvning

og hvad værdien af den udgør udgør

jeg har igennem det sidste folketingsår forsøgt at få klarhed over hvad den amerikanske militære station camp century har efterladt under vores indlandsis jeg tror at den danske regering

har kunnet fremskaffe om det end vi er i grønland

i det hele taget tror jeg godt at vi kunne bruge en fornyet undersøgelse af hvad usas militære brug af grønland har medført på

at der er fuld indsigt i hvad usas militære aktivitet medfører for vores skrøbelige miljø også efter

er ophørt men derudover bør vi gå ind i et tættere samarbejde med usa om udviklingen af det arktiske område usa er i fuld gang med at udvikle og implementere deres arktiske strategi

på klima og erhvervsområdet i

at de ønsker vores parti altid har udtrykt om selvstændighed for grønland alt for ofte bliver misforstået i danmark vi har nemlig mange peget på den internationale ordning der hedder free association som model

vi helst ser realiseret det er en model der er anerkendt af fn det er en model hvor grønland vil få retten til

det er en model hvor vi kan bibeholde samarbejdet med danmark om

det er en model der ville kunne give det grønlandske folk den følelse af identitetsmæssig befrielse som de gentagne ønsker om et selvstændigt grønland først og fremmest er et udtryk for uden at fællesskabet med danmark ophører det er en model som både new zealand holland og usa med held har brugt i forhold til deres tidligere oversøiske områder med etniske kulturelle og historiske egenarter siumut vil gerne opfordre til at vi står sammen

de danske partier bruger den kommende tid

at undersøge denne model nøjere

er min opfattelse at samarbejdet mellem grønland og danmark sjældent har været bedre end det er i dag vi har set det på det kirkelige område hvor vi har fået en grønlandsk præst ansat i det danske system vi har set det på det sociale område hvor vi har fået en række satspuljemidler til grønlandske formål gjort permanente og fået startet en landsdækkende strategi for udsatte grønlændere en strategi som den sørgelig begivenhed med den grønlandske hjemløse der døde på på gaden i forgårs desværre har gjort langt mere aktuel vi har set det på retsområdet hvor der er grebet ind over for ventelister til anstalterne og til retssager i grønland vi har set det i ønsket om at forstærke beredskabet i grønland vi har set det med lovgivningen for de juridisk faderløse i grønland

men ikke mindst har vi set det i forbindelse med den fælles indsats i den internationale hvalfangstkommission

retfærdige kvoter til grønland derfor vil siumut fortsat støtte den siddende regering i det kommende valgår vil siumut fortsætte det tætte samarbejde med socialdemokraterne fordi det har været et samarbejde som klart har været til stor gavn for både grønland og for de grønlændere der bor

men vi er fortsat et selvstændigt parti

de områder som rigsfællesskabet har ansvaret for

tilsvarende områder i danmark der er nok et stykke vej før vi kan leve op til det men vi må jo starte med at forpligte os på målsætningen og det vil enhedslisten i hvert fald gerne bidrage til

også støtte til fru doris jakobsen i forhold til at få afdækket

tilstedeværelses betydning for grønland jeg har

spørgsmål til fru doris jakobsen og det er mest for at vi kan være velorienterede hvordan ser fru doris jakobsen og hendes parti

i det grønlandske landsting efter efter valget til landstinget ellers kan jeg jo kun

som jeg gjorde med herre johan lund olsen ønske

nordatlantiske gruppe der har vi haft en lille gruppe

vi blev nødt til at banke på døren men nu kan vi godt sige vores mening direkte til de danske politikere

med videokonferencer jeg synes

fru doris jakobsen ser på samarbejdsmulighederne i det grønlandske landsting efter valget jeg spørger fordi herre johan lund olsen meldte et klart ønske ud om et bredt samarbejde hen over midten og det er jo ikke så svært

midten ligger i grønland men i hvert fald et bredt samarbejde så jeg skulle bare høre om der var et tilsvarende ønske

er vi også åbne over for de andre partier men men hvis jeg skal sige min egen mening så synes jeg at de to største partier det vil sige siumut og ia burde samarbejde

det er de to største partier der er så splittede nu

femten til tyve år at køre med årlige underskud på omkring seks

million kroner i den grønlandske økonomi og i den forbindelse kunne det være interessant at høre

siumut jeg forstår også at fru doris jakobsen kandiderer til formandsposten i

siumut har tænkt sig hvis de generobrer magten i i grønland

kunne det for eksempel foregå ved at man ændrer bloktilskuddet ligesom man har gjort tidligere nu ligger det jo fast i forhold til en lovgivning men var det en mulighed og hvis ikke det er en mulighed hvordan vil siumut så

af dem nu jeg mener

bruge nogle andre fiskearter i fremtiden

ikke haft nogen udvinding

man forventer ikke i de rapporter der er kommet

om tyve til tredive år

den mellemliggende periode jeg interesserer mig for hvad gør man dér hvad har man tænkt sig er der nogen muligheder overhovedet for de de tal man mangler

og derfor må man altså forholde sig til hvordan man agter at løse grønlands problemer fra nu af og tyve til fem og tyve år frem

lidt mere turisme og nogle afgifter på nogle krydstogtskibe mener

også fra den danske politiske arena ved at retorikken meget let kan blive skinger

hinanden så det vil jeg gerne kvittere for jeg vil også gerne kvittere for at fru doris jakobsen siger at der er et godt samarbejde mellem danmark

her vil jeg gerne fremhæve et eksempel

den sidste samling her hvor vi havde en kompleks sag om juridisk faderløse børn som var en vanskelig sag men hvor vi

i samarbejde mellem grønlandske parlamentarikere her i folketinget og

som fru doris jakobsen siger at vi nærmer os hinanden selv om vi ikke gør det geografisk lægger vi

videokonferencer og andet ind så vi har den tætte dialog de to parlamenter

som jeg gav udtryk for over for ias ordfører sige at det her med

ud fra at vi har en fælles interesse

i det der er vores rigsanliggender inden for rigsfællesskabet og jeg vil gerne høre fru doris jakobsen om der også er en

kæmper mod hinanden hele tiden

og derfor opfordrer jeg

men med hensyn til dansk involvering

vi ved jo hvad der står i selvstyreloven og vi ved hvad der er den grønlandske mulighed hvis og når man fra grønlands side beslutter sig

noget nyt i at partier i grønland udtrykker ønske om selvstændighed jeg husker det fra adskillige årtier tilbage ja også

før nitten ni og halvfjerds og hjemmestyret så hvor er det fru doris jakobsen mener at der er en misforstået

det drejer sig om at gribe muligheden når den byder sig og det gælder om at være nærværende

har vi grebet muligheden for at

og rigsfællesskabet til fordel for

folketinget har formået at flytte fællesskabet fremad lad mig kort nævne nogle gode resultater grænsehindringer i rigsfællesskabet skal bekæmpes og vi afventer nu et meget vigtigt udspil fra regeringen

der er afsat midler til nyt undervisningsmateriale om rigsfællesskabet

færøske og grønlandske virksomheder får adgang til kapital i vækstfonden

en aftale om færøske og grønlandske studerendes dimittendrettigheder er undervejs

der kommer en løsning for

og grønland

med i det fælleseuropæiske finanstilsyn og indskydergaranti

uden for christiansborgs mure er foreningen

afvikles det er en fornuftig politik og jeg er glad for at partierne ser værdien af at udvikle i stedet for at afvikle

har der imidlertid også været sager der trækker i forkert retning for rigsfællesskabet en ting er at regeringen

fuldt ud i finansieringen af væsentlige fælles velfærdsområder for færøerne og det er dybt beklageligt der var også eus handelsboykot af færøerne

boykotten stresstestede vores fællesskab

kampen op mod bruxelles og regeringen støttede færøerne i de

eu det vil jeg gerne kvittere for

bør gøres anderledes hvis vi kommer i en lignende situation i fremtiden færøerne ved godt

naturligvis har de det men det er elementært at man ikke boykotter egne statsborgere

at presse regeringen til at afstå fra at stemme for sanktioner

automatik at gøre en konflikt med eu

skulle være kommet fra regeringen i folketingsåret der netop er afsluttet

det er vigtigt at prioritere

og den problematik som det indebærer og jeg vil gerne spørge statsministeren hvornår vil regeringens udspil

hinanden hvad er det vigtigste resultat folketinget har opnået det seneste år når det gælder rigsfællesskabet

det er at en vis berøringsangst er mærkbart reduceret jeg tænker

at ytre meninger om færøske og grønlandske forhold jeg er glad for at berøringsangsten er i aftagende og man kan sige at jo

større mulighed er der for at opnå resultater vilje og mod til at deltage i politik og debat om færøerne og grønland vil udvikle

rigtig mange tak for det

hvad skete der lige for den færøske lagmand da han var på besøg

og begyndte at tage afstand fra de sanktioner vi har her

færøernes ret til at handle med hvem de vil det skal eu ikke blande sig i det er ikke det det handler om

den færøske lagmand kom med nogle udtalelser der jo kun kunne forstås på den måde at

det russerne lavede i ukraine

har boykottet

en stor samhandel imellem

rusland og færøerne og island det har der gjort i mange år færøerne har haft et samarbejde i

tid med rusland og eksporten har været

man kan jo sige at

omfattet af boykot det er altså en boykot som rusland har

må man spørge lagmanden og

det er jeg rigtig glad for det synes jeg er en god anerkendelse

det samarbejde vi har men jeg vil meget gerne bede herre edmund joensen om

kritisk røst i forhold til rigsfællesskabets fælles anliggender på velfærdsområderne

jeg opfattede at herre edmund joensen sagde at her er der måske noget

i vinkel eller

ofret den opmærksomhed som herre edmund joensen synes vi

hvilke områder tænkes der helt

skiftende interesser vi havde et landsstyre som ville løsrive færøerne fra rigsfællesskabet

så det ikke blev pristalsreguleret så kommer der et nyt landsstyre som ønsker pristalsreguleringen sat i kraft igen

er en politisk afgørelse det er ikke en overtagelse

men det er et ønske der kommer fra landsstyret om at fastfryse nu kommer der et nyt landsstyre som ønsker at løfte det op på det niveau

imødekomme landsstyrets ønsker man vil gerne sætte det ned og fastfryse det

det vil sige at regeringen

anerkende sin andel i de her sager som ikke

det unægtelig også lidt sværere og mere kompliceret at drive butikken for selv om der ofte tales om tre rigsdele som om der var tale om en forbundsstat og selv om konstruktionen reelt i mange tilfælde ligner en

er danmark statsretligt og formelt en enhedsstat suveræniteten ligger jo i danmark og grundloven siger ikke noget om noget fællesskab mellem forskellige af rigets dele og så er der jo heller ikke den parallelitet mellem grønland og færøerne som man nogle gange måske måske for nemhedens skyld prøver at gøre det til de to nordatlantiske lande er jo meget forskellige at få tingene til at fungere når der er så stor forskel mellem det formelle på den ene side og det reelle på den anden side kræver forståelse i det daglige og i tilspidsede i tilspidsede situationer også lidt kreativitet specielt fra den part som sidder med suveræniteten altså danmarks regering det gælder fortrinsvis på det udenrigspolitiske og forsvarspolitiske område

igennem historien gået godt og mindre godt men hvordan går det

for tiden statsministeren nævnte den store fiskeristrid som færøerne har været en del af og som

blev viklet ind i der var potentiale til en stor konflikt mellem danmark og færøerne men den brød ikke ud forståelsen var der for det allermeste for at parafrasere sven møller kristensens sangen om larsen det kunne være så skidt og så er det faktisk godt statsministeren kom også ind på eus boykot af rusland som danmark støtter og hvor danmark til gengæld

ramt af ruslands modsvar færøerne boykotter ikke rusland og i stedet for at boykotte færøerne har rusland gjort det modsatte rusland har offentligt og internationalt udpeget færøerne som et af de lande der sikrer rusland nogle af de varer de ikke længere kan købe fra eu norge eller usa

september hvor der blev talt om langt tættere handelssamarbejde og endda strategisk samarbejde mellem rusland og færøerne og hvor lagmanden erklærede sig uenig i eus boykot af rusland det synes jeg selv var en særdeles uheldig politisk udmelding og den vrede den vakte er forståelig men man skal huske på at hvis færøerne havde boykottet rusland og dermed var blevet ramt af ruslands boykot ville det være et langt hårdere slag for færøerne end for noget eu land færøernes eksport til rusland er jo

stor og det skyldes ikke mindst den folkeretligt ulovlige boykot som eu sidste år udsatte færøerne for det russiske marked blev en del af færøernes redning under den konflikt så selv om man kan være meget uenig i de politiske udmeldinger fra færøernes lagmand

tillade sig at kritisere færøerne for den handel der foregår og det skal indrømmes er vokset lidt

de sidste uger for eu har selv drevet færøerne ind i ruslands favn

handle fødevarer med rusland som situationen er

handelspolitik det er også udenrigspolitik det er færøsk udenrigspolitik som i dette tilfælde som det er sket før kommer på tværs af danmarks udenrigspolitik og med lagmandens politiske udmeldinger har vi ikke bare manglende overensstemmelse mellem danmarks og færøernes internationale ageren

direkte modstrid moskvabesøget skabte naturligvis presseomtale i både

rusland og danmark samt kritiske bemærkninger fra politisk hold det er helt på sin plads danske politikere og dansk presse er naturligvis i

danmarks udenrigspolitik så også i denne sag vil jeg sige bestået

er kompliceret for rigsfællesskabet

er hele riget formelt krigsførende inklusive færøerne og grønland men ingen spørger om hvad man mener oppe nordpå i to tusind og tre da danmark gik i krig på et snævert folketingsflertal på et ulovligt grundlag på falske forudsætninger og med fatale følger var færøerne imod men det blev ikke taget til efterretning nogen steder regeringen spurgte ikke hvad

færøerne mente før man gjorde færøerne til et formelt krigsførende land det er ikke i orden så længe danmark bærer udgifterne og stiller med soldaterne må krigsdeltagelse naturligvis være danmarks afgørelse men det bør i det mindste fremgå af selve beslutningen om færøerne støtter op eller ej når danmark går i krig uden at det er i nato regi det gjorde det ikke i to tusind og tre og det gjorde det heller ikke nu det er ikke godt nok og jeg er glad for at kunne kunne konstatere at min nye kollega fra grønland herre johan lund olsen er enig som han sagde for lidt siden forhåbentlig kan vi på dette punkt rette op på en fejl i den måde rigsfællesskabet fungerer på

samtidig med at landene er forskellige skulle grænserne mellem de tre systemer helst være så få som muligt det er hele folketinget enig i og derfor blev nordatlantens beslutningsforslag om at fjerne grænsehindringer i rigsfællesskabet enstemmigt vedtaget i foråret men det meste ikke alt

praktiske arbejde mangler det håber og tror jeg at vi kunne få et konstruktivt samarbejde med regeringen om hen over foråret den visionære beslutning om konkrete tiltag skulle nødig ende som en tom proklamation om hensigter

jeg har gentagne gange omtalt det problem at vidensniveauet blandt mange danskere er lige lovlig lavt når det gælder færøerne senest i redegørelsesdebatten om rigsfællesskabet her i salen det har statsministeren handlet på

også fungerer godt

også nogle færinger som uden at ville det bliver dømt til danmark det er de fanger som

ikke mange af dem på færøerne men de får dobbelt straf og det er ikke i orden fængselsvæsenet er et dansk anliggende og danmark har lige investeret i et nyt fængsel i

stort fremskridt men man har samtidig meddelt at den gamle militærbygning oppe i de færøske bjerge som blev taget i anvendelse som en midlertidig løsning da det gamle fængsel måtte

gøres permanent hverken bygning eller beliggenhed er i orden og løsningen medfører at alt for mange færinger må sendes til danmark for at afsone jeg har sagt det før men jeg vil gerne gentage det

færøske fanger som de eneste i danmarks rige fortsat

skal afsone straf så langt hjemmefra

samarbejdet og forholdet mellem rigsdelene fungerer godt i øjeblikket

det ser jeg frem til at være med til tak for samarbejdet til alle folketingets partier

ret til at udtale sig om udenrigspolitiske spørgsmål også på en anden linje end den danmark står for det er vel værd lige at understrege

danmarks krigsdeltagelse

om ordføreren har gjort sig nogle tanker om hvilken form

rent juridisk er der jo ingen tvivl og det tror jeg også ordføreren anerkender

det er folketingets afgørelse og så binder vi hele rigsfællesskabet hvis der er et flertal for at gå i krig sådan er juraen om det

hvordan kan vi forbedre samarbejdet på det punkt har ordføreren nogle konkrete ideer til hvordan vi kan finde en form hvor færøerne og grønland føler sig bedre stillet i forhold til

så kontakter de færøske myndigheder og spørger støtter i det her eller støtter i

nu går danmark i krig men færøerne er imod

er færøerne formelt krigsførende

lort at være krigsførende imod sin vilje specielt når det

og det ville også medføre at man på færøerne tog et større internationalt ansvar at der kom en international diskussion i lagtinget om

hvad vores stilling til det her er hvad vores anbefaling til danmark i den her sag

har militær pligt man har ingen hær intet krigsmateriel og der er ikke afsat penge til noget af den slags og der er heller ikke hjælpeaktioner som efterfølgende

sættes i kraft

landsstyret og regeringen taler sammen og hvis færøerne og grønland skal udtale sig

det kan kun gøres igennem det danske system som har

fordele til at tage en rigtig beslutning

færøerne og grønland kan støtte sig til og og bakke

har i det danske system

så kan tage en beslutning på et oplyst grundlag så er det godt nok

det kommer ikke til at stå nogen steder i forbindelse med selve beslutningen

skal vi også her aftjene vores værnepligt især jo når

der færdes omkring færøerne og omkring grønland og

det desværre bliver færre og færre der melder sig frivilligt der er færinger med

også grønlændere både i flåde og i hær men det er ikke ret mange så jeg vil

om at tage den opfordring med hjem at at det nu også

hvor det går bedre i danmark

arbejde og ledigheden er faldet

bedre gymnasier fem milliard kroner til at styrke sundheden hurtigere kræftbehandling en tryggere hverdag for mennesker med demens

for et solidarisk danmark

der er kommet meget nyt frem om oppositionens politik

man jo ellers håbet lidt

eller som herre lars løkke rasmussen sagde i

når det kun er regeringens politik

var en opposition altså

larmende tavshed hemmelige skuffeplaner og en masse polemik tiden var nok en anden dengang

blevet slået fast venstre vil nulvækst og de vil løse ethvert tænkeligt og utænkeligt problem med lavere skat

siger tingene ligeud nemlig at liberal alliance vil have

dog et beløb med en klar social slagside vil jeg godt tilføje

så tror jeg altså ikke at folk går til læge bare for at snakke

jeg negative billede som herre simon emil ammitzbøll har brug

at tegne

når man hører på herre simon emil ammitzbøll

skulle man næsten tro at danmark

af det konservative folkeparti her i den seneste tid nemlig at det konservative folkeparti

tænker mere på det frie marked og mindre på sammenhængen for os alle sammen

væk med ansvaret for kommende generationer væk med store dele af planloven som fru lene espersen sagde her i dag

total afskaffelse af fradrag for fagforeningskontingent det vil sige højere skatter for almindelige lønmodtagere og mindre fælles velfærd hvor er de konservatives sociale ansvar

for de konservative

at pengene skal passe herre tom behnke har så sagt at skal finansieres af nulvæksten i det offentlige forbrug

jeg tror det bliver rigtig svært når herre lars løkke rasmussen vil bruge de samme penge til at give skattelettelser

siger de ingenting tror dansk folkeparti

lars løkke rasmussen vil sikre ordentlige dagpengeregler for

egentlig meget klart for vi skal huske

har opfundet og vedtaget dagpengereform

de har ment at indfasningen skulle ændres og de har ment at vi skulle have et konjunkturbaseret dagpengesystem

reformen blev indført i en krisetid at man nu er nået frem til det konjunkturbaserede

vi har sikret en mere rimelig indfasning fordi

konkrete svar fra dansk folkeparti i dag

én mærkesag ja ligefrem ét forhåndskrav og det ændrer sig aldrig ét krav er

at herre lars løkke rasmussen skal være statsminister

eneste krav

og samtidig nok også det eneste punkt hvor dansk folkeparti og venstre så er hundrede procent enige

lad mig sige det helt klart inden der opstår misforståelser

end gammeldags toldkontrol

at herre lars løkke rasmussen i dag ville ønske at vi havde fastholdt

jeg må indrømme at da herre lars løkke rasmussen sagde det

kom det noget bag på mig og egentlig tror jeg også at det kan undre mange

de gode venstrefolk har skullet finansiere over de sidste år

også en stort anlagt annoncekampagne op til ep

og det var og jeg citerer fra venstres kampagne mon en grænsebom er det mest effektive værn mod kriminelle udlændinge man måtte forstå i den kampagne at det var det bestemt ikke

ikke i tvivl og jeg vil bare sige at regeringen

vi nytænker og fremtidssikrer politikontrollen i de danske grænseområder

basere sig på en konkret mistanke nu giver vi politiet adgang til at føre kontrol på baggrund af mere generelle efterretninger og som noget nyt giver vi også politiet mulighed for præventive kontroller

at forhindre kriminalitet og ulovlig indvandring

om i synes at vi kom det nærmere for herre lars løkke rasmussen sagde

dag at herre jan e jørgensen kom til at sige nulvækst da han stillede et spørgsmål frem for udgiftsstop jeg tror nok at han skal forbi venstres bødekasse efter den omgang men lad os nu kalde en spade

det det største mysterium og der er ellers mange i dansk politik

hvor man skal tage pengene fra

fru maja panduro der sagde

en kommentar til venstres finanslovsudspil

mere konkret

med nulvækst venstre siger

kan man sikkert godt finde ud af at gøre med dansk folkeparti

at venstre ville anstrenge sig for

lykkedes for venstre i deres finanslov

claus omann jensen borgmester i randers

milliard kroner i kommuner og regioner næste år ja borgmesteren i brønderslev siger ligefrem

ikke kan lade sig gøre jeg håber jo stadig

vi kan skabe resultater i velfærden på vores uddannelse og på vores sygehuse

at vi skal styrke den fælles sundhed

i venstre men det er jo sådan det er og så vil jeg igen bruge en af herre lars løkke rasmussens gamle gamle yndlingsvendinger som er

lavere end på nogen dag på noget tidspunkt under den tidligere regering

svar om skattepolitikken jamen regeringen vil bruge penge på velfærd

hvordan venstres skattepolitik så skal stykkes sammen ja det er vi ikke kommet nærmere i dag men

kigge på hvad venstre har gjort tidligere og hvad de har ment tidligere

blev forhandlet skatteaftale i to tusind og tolv

er ikke så lang tid siden

næh de kom glade og foreslog lempelser i topskatten

og

for lidt ud af at gå på arbejde

mindre end to tusind kroner ud af at gå på arbejde hvor meget skal skatten i bunden så egentlig ændres

herre lars løkke rasmussen i dag

langt med vks gamle kontanthjælpsloft

kroner til tyve milliard kroner

godt nok et stykke vej

og jeg vil bare opfordre herre lars løkke rasmussen til at

mange tykke streger under det der delvis

venstre lover danskerne og vi har selvfølgelig ikke fået svaret i dag

ekstra penge til velfærd fremadrettet

hver eneste ekstra krone gå til skattelettelser

jo ovre hos dansk folkeparti hvordan de ser på det

for

have en plan når man egentlig

et svagt øjeblik her på talerstolen til at sige at regeringens økonomiske plan er venstres økonomiske

det tegner til at blive et nemt folketingsår det er næsten for godt til at være sandt og det tror jeg så

det er men sandheden er jo enkel regeringen har en plan og det eneste venstre har er løse ender og ingen svar overhovedet

at vi står i en helt ekstraordinær situation

mange mennesker på flugt på grund af krig og ufred

over halvtreds millioner mennesker på flugt

i danmark

stigende antal asylansøgere medfører stigende udgifter

regeringen vil indføre en ny midlertidig beskyttelse for de mennesker som er på flugt fra for eksempel borgerkrig og vi vil begrænse adgangen til at få

at det store antal asylansøgere som vi får nu

søger asyl i danmark har mulighed for at tage sig et arbejde eller at det skyldes de en og tredive punkter som der hele tiden bliver

om regeringens forslag og det selv om venstres retsordfører

herre karsten lauritzen har sat spørgsmålstegn ved om regeringens forslag er i strid med internationale konventioner men nuvel det sagde han jo i forgårs

handle som situationen er nu

at vi står med en stor udfordring

og spørgsmålet er synes jeg simpelt hen for vigtigt og for alvorligt til at det bør gøres til genstand for politisk drilleri

at

mål om at danmark skal ud af krisen med vores solidaritet og vores fællesskab i behold

gange er lidt glad for de resultater vi har skabt sammen

vi har sikret ret til uddannelsesydelse og en midlertidig arbejdsmarkedsydelse det betyder ganske enkelt et forsørgelsesgrundlag til mere end fyrretusind

har i dag rejst spørgsmålet om dagpenge

dagpengesystem som venstre og konservative aftalte er ikke godt nok

nedsat en dagpengekommission skal komme med forslag til en mere langsigtet løsning på dagpengeområdet

arbejde hurtigere sådan at folketinget efter næste valg kan gå i gang med at forhandle et nyt dagpengesystem regeringen sf og enhedslisten har truffet rigtig mange gode beslutninger sammen og det er jeg sikker på at vi også kommer til at gøre i det kommende folketingsår

om de ting der rører sig på færøerne og grønland

sige velkommen tilbage til herre johan lund olsen og

jeg at man nævner mange ting som man synes har været godt

jeg gerne kvittere positivt for fru doris jakobsen rejser spørgsmålet om et frivilligt grønlandsk beredskab

et spørgsmål om hvordan grønland kan involveres i de opgaver som forsvarsministeriet løser i grønland det indgår selvfølgelig i forsvarsministeriets analysearbejde om opgaveløsningen i arktis

nævner også kommunefogederne i grønland der er ingen tvivl om at kommunefogederne udfører et vigtigt stykke arbejde i lokalsamfundet og at politiet i grønland er særdeles opmærksom på

vi har jo med satspuljen for tusind og tretten afsat

million kroner over de næste fire år til strategien for indsatsen indsatsen for udsatte grønlændere og deres børn i danmark og jeg er meget glad for at der bliver kvitteret for den indsats vi har i forhold til udsatte grønlændere i danmark

det vil jeg sige at der skal udpeges sifier for færøerne og grønland

lund olesen og herre sjúrður skaale hæftede sig ved

færøerne og grønland i beslutninger om

at danmarks deltagelse i væbnede konflikter skal behandles her i folketinget men samtidig er

er der debat i nævnet der er mulighed for debat her i folketingssalen og det er også sådan at vi

det gode samarbejde der er ting man kan gøre bedre

fra alle de nordatlantiske medlemmer og det glæder mig faktisk

i aften har vi haft den sidste åbningsdebat inden et valg

nok havde ventet at vi i dag

fra de fire partier i oppositionen men det er også sådan at lige meget hvor mange gange vi har spurgt er vi ikke blevet klogere på hvad en fælles borgerlig politik er

hvor vi understøtter vækst og arbejdspladser

nye opgaver foran os her i folketinget og jeg godt slutte med at sige at jeg glæder mig meget til det nye folketingsår jeg håber at der bliver tale om et godt samarbejde med alle folketingets partier som det var tilfældet i

nu er regeringsprogrammet udtømt og vi har hørt en åbningstale i tirsdags hvor der ikke er nogen som helst forholden sig til det faktum at væksten er blevet væk i vores samfund ikke et eneste nyt initiativ

statsministeren åbenbart sådan desperat for at få ny

der er brug for flere vækstinitiativer vi synes der er brug for at stramme udlændingepolitikken op vi synes der er brug for at tage yderligere skridt oven i de skattereformer vi har lavet for at gøre gevinsten ved at gå på arbejde større så forsøger statsministeren sig med det her skræmmebillede om nulvækst igen

så bare stille et spørgsmål da statsministeren sidst havde en plan som opposition

ud på at der skulle være et velfærdsløft ude i kommunerne kunne statsministeren oplyse os alle sammen om hvordan det er gået bruger kommunerne i sidste regnskabsår flere eller færre penge på service

folketingsdebat hvor der ikke blev krævet en plan og en samlet plan for de fire partier og det ene og det andet

hvad man kan forlange af partier ved at kræve en plan men det er da ikke for meget forlangt at venstre som

indføre nulvækst i danmark et

en plan frem for hvordan det skal udmøntes

fortæller danskerne præcist hvordan de skattelettelser skal fordeles

er noget mystisk noget at man ikke vil lægge en plan frem

er jo sådan at aftalen for næste år betyder tre hundrede million kroner ekstra til den kommunale

sammenlignet med sidste år

god debat om sidste gang vi mødtes

haft flere penge til forbrug så når statsministeren siger at der ikke findes et eksperiment så jo vi er vidne til det

set fair nok men så er det jo bare lidt tankevækkende at man samtidig skal rende rundt og skræmme med det

bare stille et spørgsmål forud for sidste valg lovede statsministeren før hun blev statsminister at der kom et velfærdsløft

kom flere penge til kommunerne man turnerede rundt i landet og havde præcise beløb på hvor mange flere penge det var kommune for kommune for kommune det blev så til minus en milliard

og så spørger jeg bare helt stilfærdigt når nu statsministeren

op til at vi skal gentage den samme konflikt som sidst sidst var det velfærd eller skattelettelser og

det velfærd eller skattestop og statsministeren

er en borgmester fra brønderslev som kalder det en utopi det tror jeg betyder at det ikke kan lade sig gøre

at vi skal spare ude i kommunerne

tallene helt på plads

det som de gerne ville med deres nulvækst så havde der været nul kroner mere det

stå og bilde kommunerne ind at de ville have flere penge med en venstreledet regering de ville bare have

over halvtreds millioner flygtninge i verden det højeste antal siden anden verdenskrig når man står med nogle dramatiske situationer som fn karakteriserer som nogle af de mest alvorlige i i hvert fald meget meget lang tid så kræver det jo ekstraordinær handling

rundtomkring i naboområder til

også for at undgå det som jeg vel kan få statsministeren til at bekræfte hun også er enig med mig i sker i dag

flygtninge eller asylansøgere der har råd til at udføre den her asylshopping

for dem rigtige sted men der sidder jo altså mange af deres landsmænd tilbage og det

nogle der kommer til danmark og banker på vores

men vi skal også være årvågne og konkrete og derfor har regeringen foreslået nogle stramninger blandt andet i forhold til hvor lang tid man i

få den vedtaget så hurtigt som muligt

når der er nogle der kommer til den nordlige del af europa for vi har ikke grænser til nogen af de lande hvor der er mange flygtninge

og stramme reglerne så bebuder statsministeren at

det er jo noget som regeringen har arbejdet med nu i nogle uger

man bebudede først tilbage i september nogle stramninger har så været usikker på hvad det skulle være for nogle har

familiesammenføringsreglerne og så bebuder man

et lovforslag kan statsministeren bekræfte at alle de der kommer til danmark før det lovforslag kommer er under de gamle regler kan statsministeren bekræfte

det lovforslag i øvrigt vil være på en sådan måde at hvis man ser det i forhold til de syrere der er kommet

samme syrere så kom efterfølgende så ville over to tredjedele af dem der kommer alligevel være omfattet af de gamle regler det er bare for få et overblik over hvor stor en stramning regeringen overhovedet arbejder med

havde med helt fra starten i to tusind og et det tog dem ti år at overveje det og de fik det ikke gennemført det tyder også på at det nok ikke var så seriøst et forslag men til herre kristian thulesen dahls spørgsmål

forslag det er komplekse ændringer vi lægger frem nu og derfor synes jeg også

at vi gennemfører en en fornuftig høringsproces det skal selvfølgelig gøres ordentligt men vi regner med at

herre

har jo netop nu muligheden for at lave nogle konkrete forbedringer

flertal i folketinget for for eksempel et kortere genoptjeningskrav til dagpenge og derfor kunne vi også lave en løsning allerede i dag eller i morgen hvis statsministeren ønskede det

derfor er det vel også på sin plads at statsministeren gør det klart hvad en stemme på socialdemokraterne så betyder efter et givet folketingsvalg vil statsministeren stå i spidsen for en ny regering uden at levere permanente forbedringer på dagpengeområdet som indeholder

og en længere dagpengeperiode end to

der opbrugte deres dagpengeret og det har vi andre så og igen kvittering

forsøgt at udbedre lige siden derfor skal vi tage os god tid vi skal

og denne gang skabe et dagpengesystem som er ordentligt og fair hvor færre mennesker falder ud af systemet og selvfølgelig også gerne med så bred opbakning som overhovedet muligt her i folketinget

politiken en samlet fagbevægelse

vi skal se på efter et givet folketingsvalg så det er da lidt underligt at det åbenbart er hemmeligt hvad socialdemokraterne vil efter et valg vil statsministeren stå i spidsen for en ny regering uden at levere permanente forbedringer på dagpengeområdet som indeholder

tvivl om socialdemokraternes holdning til det vi ønsker et nyt dagpengesystem vi ønsker et dagpengesystem som giver større tryghed hvad betyder det det betyder at færre skal falde ud af dagpengesystemet

holder fast i det de siger de mener nu

at finde en holdbar løsning

ultimativt så det er godt statsminister det

en holdbar løsning på problemet har jo været at man havde nedsat en kommission men den der kommission er jo bundet på hænder og fødder fordi den har fået at vide

komme med en løsning som fastholder højrefløjens nedskæringer det vil sige at hvis man vil skabe forbedringer ét sted for eksempel ved at gøre det lettere at genoptjene dagpenge så må man skære ned et andet sted for eksempel ved at lave en lavere dagpengeydelse jeg fik et noget uldent svar da jeg spurgte fru panduro så nu

garantere at socialdemokraterne ikke lægger stemmer til en dagpengereform som skærer på dagpengeydelsen enten for alle eller for nogle

holde hovedet koldt og huske på at

arbejdsmarkedets parter jo er en del af dagpengekommissionen

sidder med der og kan være med til at diskutere de her spørgsmål så

at vi kan få et godt dagpengesystem som vi alle sammen kan bakke op om og det er det de arbejdsløse har mest brug for

en dagpengereform hvor man skærer

ligesom da jeg spurgte fru panduro men det må da være muligt for det danske

at svare på et meget simpelt spørgsmål

til en dagpengereform hvor man skærer på

jo er sket som er interessant og som ikke var tilfældet efter valget

eller længere tid så vil vi håbe på at der kan være en ny dagpengereform efter næste valg så det håber vi da på

statsminister i en helle thorning schmidt regering

og når vi spørger statsministeren

hører vi en statsminister som intet gør som taler om alle andre og som håber på det bedste jeg vil gerne give statsministeren

at tale lidt om sin egen politik og derfor vil jeg gerne vende tilbage til spørgsmålet

når regeringen nu planlægger at der skal være syttentusind færre i beskæftigelse i den private sektor frem mod

tyve hvem er det så der skal fyres

den tidligere regering er at bryde budgetterne sådan stort set hvert år og faktisk nu har styr på økonomien hvis man er ligeglad med de vækstplaner vi har sat i gang

i de kommende seks år er regeringens plan for den private sektor det er det vi hører fra finansministeren

bekræftet at det er sådan svaret og modellen skal forstås

færre i beskæftigelse i den private sektor statsminister jeg synes statsministeren skylder

hvilke mennesker der skal fyres

mens statsministeren

procent det er sådan at over fem tusind otte hundrede mennesker sover på gaden i trappeopgange eller andre steder og ikke har noget sted at være og det har rent faktisk betydet at statsrevisorerne her den enogtyvende august har udtalt

af indsatsen og kaldt den ikke tilfredsstillende

statsministeren siger er en helhed i den konservative plan hvor vi afsætter to hundrede million kroner til skæve huse og to akutboliger

vinkler er vi i mål nej det er vi ikke

har en social

at vi tager mere hånd om de hjemløse at vores mest sårbare børn bliver hjulpet bedre og alt det er vi jo godt i gang med nu går vi så videre og jeg håber da igen det konservative folkeparti vil være med med en naturplan

konservative være positive over for vores sociale

de mest socialt udsatte eksisterede vi har nu en fattigdomsgrænse vi har en social

hvilken vej vi er gået og hvad vi gerne vil så jeg tror ikke at det konservative folkeparti har noget som helst

i den forbindelse i forhold til hvad vi går til valg på

vi går til valg på vi er ikke dér vi har et stort folketingsår foran os

hvordan vi tilrettelægger den økonomiske politik

at vi har budgetteret med at man hvert år frem til

tyve kan bruge omkring tre milliard kroner mere om året på velfærd og det der er så

regeringen skønnet over hvor mange asylansøgere vi får til danmark

at annoncere i åbningstalen at der ville komme et indgreb

og man måtte ligesom forstå at at det var meget påtrængende hvilket vi

ikke vedtaget på den her side af jul

det ene det andet er at det jo er alt for lidt så det

egentlig er vi kan forvente af det

der skal fortsætte men hvis man hører

det noget midlertidigt altså mine pædagogiske evner

mægle og og finde ud af det her så så nu må statsministeren ligesom prøve

efter sommerferien

familiesammenføringer

venstre har ikke selv foreslået det

det her med hvornår loven kommer jeg synes det er underligt at man ikke ønsker en grundig behandling

godt love at vi kommer så hurtigt vi overhovedet kan og loven skal revideres

kan statsministeren godt lægge til side det er simpelt

for det er så en revision det ligesom må komme an på hvordan kan justitsministeren så sige så fuldstændig klart at det

stramning af familiesammenføringsreglerne så taler justitsministeren jo

og et af de punkter som vedrører asylansøgere det er jo langtfra

hvis man i øvrigt samarbejder om sin egen hjemsendelse

inger støjberg gør at der kommer rigtig mange asylansøgere til danmark

at arbejde det giver ganske

om tre år skal vi kigge på den her lovgivning igen det ligger i lovprogrammet hvordan det skal fungere og der er overhovedet ikke noget mystisk ved

igen om tre år det kan så også som den radikale ordfører sagde

ville statsministeren også kunne læse følgende men regeringen har ansvar for at lede landet den forsøger at gøre enhver diskussion om landets økonomi

spørgsmål om oppositionens synspunkter men der er behov for at den selv fortæller hvordan den har tænkt sig at bringe balance i økonomien statsministeren kan måske gætte

hvem der kom med det citat jeg kan så sige at det er den nuværende økonomi og indenrigsminister der mente at regeringen selv havde et ansvar for at komme

direkte hvor er det at det kommunale velfærdsniveau er blevet mindre hvor er det den kommunale velfærd er blevet dårligere

minusvækst som regeringen har ført

men år for år for år

man kan sige nok så mange gange at det er helt urimeligt og at vi andre ikke har forstået noget som helst

så lige til spørgsmålet om væksten i kommunerne

er nogen der forstår hvor venstre kommer fra i den her sag

hvor de beder kommunerne om bare lige at åbne budgetterne og finde en milliard

år hvor statsministeren har haft ansvaret og kommunernes udgifter til kommunal velfærd er blevet mindre jævnfør det svar som finansministeren der sidder her i salen har givet til herre jesper petersen

statsministerens eget parti derfor

hvor er det den kommunale velfærd er blevet dårligere

sket og derfor ser vi selvfølgelig at hvis man sammenligner hvordan serviceudgifterne vokser nu

med før krisen hvor tingene sejlede

målrettede løft ude i kommunerne målrettede løft af dagtilbuddene

at der næste år er tre hundrede million kroner ekstra til den kommunale service sammenlignet med

juni nu har vi talt om det her i oktober og jeg håber venstre kan huske det helt frem til vi skal debattere igen

anden måde fra regeringens side skal forholde sig mere til

når en stor del af vores eksport

eksport til rusland på omkring fire milliard

jo virksomheder der rammes og jeg synes på

måde man er for hurtig fra vores side altså fra folketingets side til at sige at vi sanktionerer og så ikke

mindre millionbeløb af jeg tror det

de værste problemer men men

ikke godt forholde sig til at det kan være nemt at være politiker når man skal gøre det rigtige men at det kan være vanskeligt

kunne komme tilbage til forhandlingsbordet

det rammer virksomheder i danmark

at ramme arbejdspladser i danmark

fyrre til halvtreds butikker i rusland så kan det altså lynhurtigt blive store penge der er på spil og hvor det også har en

de danske finanser

spørge om ikke man kunne forestille sig yderligere

af en eller anden lille nicheting der gør at det måske

betyde firmaets lukning jeg er sikker på

vil kunne klare den slags bedre end de

jeg hører også om de konsekvenser der er i øjeblikket

også derfor at udenrigsministeriet har afsat en pulje man kan altid kalde den mindre men i hvert

sådan at man kan finde erstatningsmarkeder til de her virksomheder det er jo ikke erstatning men det er erstatningsmarkeder sådan at man kan sælge sin vare på nogle andre markeder end dem man har haft hidtil

håb som jeg tror det er alle andres at det kan lade sig gøre

man skal gøre sig nogen forestillinger om at det

med hele den danske model på arbejdsmarkedet og de tusindvis af mennesker der har mistet deres dagpenge

udskyder en permanent løsning til efter et folketingsvalg hvor statsministeren jo netop

en eller anden nattetime ovre i finansministeriet hvor der bliver serveret en god flæskesteg så tænker vi os grundigt om og mit håb

aftale her i folketinget sådan at vi får et nyt dagpengesystem som er velforankret fordi det bygger på en kommission hvor arbejdsmarkedets parter i øvrigt deltager

trygheden til den enkelte arbejdsløse

det er nu de arbejdsløse har brug for det fordi utrygheden er så enormt stor både på arbejdspladserne og blandt de arbejdsløse hvorfor er det så at statsministeren vil risikere at overlade

serveretten til herre lars løkke rasmussen det var ham der førte kniven mod dagpengesystemet frem for at handle nu

selv sidder for bordenden jeg tror godt at der kan skrues en god løsning sammen også på nuværende tidspunkt og jeg vil understrege at

er et godt princip der hedder at man skal bruge magten mens man har den det er jo noget tosset noget at man satser på at bruge magten på et tidspunkt

viste at kommunerne sammenlagt havde sparet næsten en

milliard kroner på ældreområdet i to tusind og fjorten budgetterne altså i år

sidste år mellem regeringen og venstre det ændrer jo ikke på at resultatet er en nettonedgang i udgifterne til ældreområdet på knap fire hundrede million kroner vi har alle hørt om de grelle konsekvenser af nedskæringerne på det her område ældre der ligger med fyldte bleer udbredt udbredt anvendelse af morfinplastre til de ældre på plejehjemmene

at konsekvenserne af nedskæringerne på dette område åbenbart fortsætter mine spørgsmål er mener statsministeren at disse ting er tilfredsstillende mener statsministeren at det var det der var meningen

kun sådan man kan forstå hvordan det egentlig har været

sagens kerne var at venstre og konservative helt havde mistet styringen

kommunernes økonomi

hvor kommunerne overskred budgetterne for deres serviceudgifter med fem milliard

at man efter krisen har skullet tilpasse sin økonomi

over for kommunerne denne regering har fortsat det budgettyranni

oven i købet selv vedtaget budgettyranniet i form af budgetloven som alle partier i folketinget undtagen enhedslisten har tilsluttet sig

er det virkelig rimeligt at disse økonomiske tilpasninger hvis man skal bruge det neutrale ord som statsministeren bruger går ud over kernevelfærdsopgaver

ældreområdet jeg kunne også tilføje daginstitutionsområdet og folkeskolen men nu var det lige ældreområdet jeg spurgte til er det virkelig rimeligt

der var meningen med den ældremilliard som man jo annoncerede gav penge til et varigt løft af ældreområdet

er jo ikke et varigt løft hvis foas tal holder vand det forbehold er jeg enig i man skal tage så er der jo stadig væk en nettonedgang

penge der bruges på ældreområdet og med de konsekvenser jeg

tilbage til nu har vi styr på det

og det er at kommunerne næste år har tre hundrede million kroner ekstra til den kommunale service hvis man sammenligner med året

bare så vi lige husker

tale om ekstra penge til kommunerne

forventning om at landets statsminister

statsministeren sagde utrolig mange ting

om venstres politik

også meget som ikke har ret meget med fakta at gøre men der var dog alligevel en ting som statsministeren fik gengivet korrekt nemlig at at venstre gerne vil bruge flere penge på sundhedsområdet det kan jeg bekræfte det er fuldstændig korrekt

sådan set at bruge dobbelt så meget på sundhedsområdet

til næste år til glæde for danske kræftpatienter og lige præcis

jeg godt tænke mig at spørge landets statsminister

regeringen modstander af venstres

give de her meget store skattelettelser

så er der ellers skal spares

bliver svært at have nulvækst og samtidig

så kom venstre kom med den plan jeg er egentlig overbevist om at man godt kunne finde løsninger

vi har lagt vores plan frem som er fem milliard kroner over de næste fire år

er en god plan og som handler om kræft

de mennesker som lever med kroniske sygdomme

helt overbevist om vil hjælpe vi er kommet langt på

jeg godt erkende men vi skal nå endnu længere sådan at muligheden for at overleve kræft i danmark

i landene omkring os så det skal vi arbejde målrettet

så kan hun også benytte lejligheden til ligesom

at få slået fast at vi i dag har ventelister til operationer

begik nemlig at sige en ting før valget

på kræftområdet er selvfølgelig

nemlig hvorfor regeringen er modstander af venstres forslag om at lave en kræftplan

så vi ikke begår den fejltagelse man gjorde tilbage i nitten halvfemserne hvor man på grund af dårlig planlægning pludselig havnede i store kapacitetsproblemer med dårlig overlevelse og lange ventelister til følge det er korrekt at regeringen har fremlagt et sundhedsudspil og det er vi

er begyndt at interessere sig for sundhedsområdet

om en kræftplan fire i det sundhedsudspil så vil statsministeren her i dag bekræfte at regeringen så vil støtte op om venstres forslag om en kræftplan fire eller vil man fastholde at man er modstander af en kræftplan 4 det må jo være ret simpelt at svare på det er ikke indeholdt i regeringens udspil

og vil gerne kvittere for at fru sophie løhde er optaget af kræft det er vi jo også og det burde kunne være muligt også at drøfte det her i fællesskab alle ideer er velkomne

bruge så og så mange penge på sundhed over de næste år hvor er det så man skal spare når man også samtidig

tolv milliard kroner tolv milliard

kommunerne så har brugt i to tusind og tretten

kan hun jo bare spørge sin finansminister som har svaret finansudvalget

og ni og fyrre her fremgår svaret men jeg synes alligevel statsministeren

fair løsning

og for det andet hvor meget mere kommunerne har brugt i to tusind

og fjorten og i forhold til og tretten den debat havde vi sidste gang vi mødtes

meget meget svært ved at overbevise både venstres formand og

helt tilbage i juni om at kommunerne får et løft næste år

til den kommunale service sammenlignet

til valg på før to tusind og elleve har vi ikke indfriet det har vi ikke indfriet siger statsministeren nu økonomien har ligget nogenlunde konstant var svaret kan man oversætte det til nulvækst udgiftsstop nej de facto er det minusvækst i kommunerne helt præcis kan statsministeren spørge tres

det er tal som finansministeren oplyste i finansudvalget

af otte og halvfems kommuner har oplevet at de kan bruge færre penge

blive bedre under en venstreledet regering hvis der skulle komme sådan en tror venstre virkelig

herre nikolaj villumsen

eller på anden måde melde jer jeg ikke sikker på at jeg kan se alle hænderne vi starter med fru inger

betale sig at arbejde at vi ønsker flere private arbejdspladser at vi ønsker en udlændingepolitik der

åbner danmark for dem der kan og vil

for dem der ikke vil at vi skal kunne være trygge

et endnu bedre sundhedsvæsen så blev det socialdemokraternes ordførers tur

talerstolen frisk og frejdig og minsandten om ikke også hun brugte al sin taletid på at tale om venstre

at herre lars løkke rasmussen havde noget bedre fod på

mangel på interesse for venstres politik

fascination af venstre den deles af rigtig mange danskere og godt for det

parti i hendes tale

eneste ord i talen

man jo hurtigt gøre for det var der slet ikke

selv statsministeren blev fuldstændig forbigået i tavshed

være svære at tage i sin mund med et smil på læben

jeg synes for alvor det blev interessant da vi så fik anledning til at stille spørgsmål til fru maja panduro der er jo

mange danskere og der er også mange her i salen der gerne vil have svar på hvordan regeringen egentlig har tænkt sig at finansiere det morads som regeringen har været med til at skabe på asylområdet hvor man nu lige pludselig forventer tyvetusind asylansøgere i år

lød svaret dem finder man normalt

ordføreren lidt for innovation kan man sige

nemlig herre harald børsting i lo der skulle finansiere alting og

så åbenbart finansministeren der har fået den opgave jeg må nok sige at jeg synes at finansieringskilden er

lidt løs i fugerne sagt på jysk men finansministeren har jo da heldigvis mulighed for at træde op på talerstolen senere og skabe klarhed fru maja panduro

kunne i hvert fald ikke

jeg ved at i alligevel vil spørge

pædagogisk indgangsvinkel til

gøre en af verdens største offentlige sektorer endnu større det har vi ikke

sætte skatter og afgifter ned så vi kan skabe flere danske arbejdspladser så vi har en plan

vil vi bruge til at sætte skatter og afgifter ned så vi kan skabe flere danske arbejdspladser jeg synes jo egentlig ikke

det er så svært at forstå

at man kan være innovativ

lyst til hele tiden at gøre den offentlige sektor bedre og få mere ud af pengene så derfor

mener jeg ikke og derfor mener venstre ikke at det er en urealistisk opgave for kommunerne

selv har sådan

ønsker et samfund hvor det altid kan betale sig at arbejde

kan betale sig for den ene at arbejde det er da et skævt samfund vi er ved at bygge op fru maja panduro derfor skal vi

vi har jo allerede defineret retningen i det her kontanthjælpsloft og

at skabe noget i samfundet men jo også er med til at samle inspiration

hvor man jo netop skaber den skævhed ved at forældrene ikke er på arbejde

man være med til at skabe et større problem end det man står med i dag og det gør socialdemokraterne sig skyldige i

for meget skal jeg lige

er

sådan tænker jeg at en arbejdsdeling normalt fungerer men så langt rækker arbejdsdelingen

kom vi jo heller ikke her nærmere et ærligt svar

at venstres plan

for tres

vil man følge den til punkt og prikke

en retning eller et pejlemærke det er bare sort snak jeg synes at

julelegene og søforklaringerne

kommet med et ærligt svar her i dag og det

som statsminister og det gør vi uden forhåndskrav sagde han

betyder ikke noget hvis bare herre lars løkke rasmussen bliver statsminister

til de rigeste arvinger og olieselskaberne df siger de er imod

skal jo være statsminister

ja konklusionen er

en politik men den er egentlig fløjtende ligegyldig hvis bare herre lars løkke rasmussen bliver statsminister jeg synes oppositionen skulle spørge sig selv om det er et ærligt svar til danskerne

har nogen anelse om og kan regne med

med lars kristian anders og søren

og det er socialdemokratiet rigtig rigtig glade for at fortælle

at finansministeriet siger at bruger man de her penge på at sænke skatten på arbejde øger det beskæftigelse i den private sektor med enogfyrretusind det vil sige at den samlede beskæftigelse i danmark stiger med knap fjortentusind personer set i lyset af at der er flere ansatte i den offentlige sektor i dag end da finanskrisen brød ud

og halvtredstusind arbejdspladser set i forhold til hvad beskæftigelsen i den private sektor var før finanskrisen er det mest rationelle så

øge beskæftigelsen i den private

er det

topskatten

danmark og man laver skræmmekampagner om hvad nulvækst vil betyde for beskæftigelsen i danmark sige at hvis

ikke at lade verdens største offentlige sektor vokse men i stedet lade pengene blive ude i den private sektor for det vil faktisk øge den samlede beskæftigelse mere

er er uden for arbejdsmarkedet og til de ethundrede og halvtredstusind arbejdsløse der er det vil skabe flere arbejdspladser flere muligheder for dem

at det er et ønske de har og der kunne man jo på en måde ønske sig at nogle af de andre

som peger på herre lars løkke rasmussen eller herre lars løkke rasmussens parti ville være lige så ærlige

turnere rundt med i alle landets lokalaviser og på gader og stræder men de har bare glemt at sige at det forudsætter at man vil fjerne topskatten

hvis man skal tro på hvad herre lars løkke rasmussen siger

ikke det som er venstres prioritering

man lægger alle de andre forudsætninger til grund

i danmark men at vi skal opleve den bekymring som man

fra et parti som ønsker nulvækst på ubestemt tid og som når de skal have en finanslov til at hænge sammen bare for næste år og det

budgetter og som vi har lavet en kommuneaftale med det kan man da sagtens synes jeg i grunden er lidt flot det synes venstres egne borgmestre jo også det er jo derfor at borgmesteren i min hjemby randers har sagt at

kan lade sig gøre og det er også derfor at brønderslevs venstreborgmester kalder det for utopi

altså minusvækst totalt set

af otte og halvfems kommuner siden to tusind og elleve

blot derfor at jeg henviser til det løfte som jeg også spurgte statsministeren om

socialdemokraterne gik til valg på et løfte om at øge serviceniveauet med tolv milliard

politik som de borgerlige partier førte

de penge er så primært gået til at vi faktisk har kunnet prioritere vores sundhedsvæsen at vi har kunnet prioritere at vi i dag uddanner flere unge mennesker end vi har gjort nogen sinde før det koster penge

haft nulvækst i de sidste tre år

på ubestemt tid fremover vil det betyde meget voldsomme nedskæringer eksempelvis i kommunerne hvis man samtidig ønsker at prioritere for eksempel kræftbehandlingen sådan som venstre

socialdemokraterne og det vil vi sådan set gerne hjælpe til

skulle genvinde regeringsmagten hvad har man så tænkt sig at gøre efter et valg skal de radikale fortsat stå fast på

skal pilles ved dagpengereformen eller hvad er det socialdemokraterne præcis vil med en dagpengereform efter

vi fik kæmpet igennem i regeringen så lad os da

til regeringen i finanslovsforhandlingerne

socialdemokraterne forestiller sig er det en længere dagpengeperiode altså for eksempel en permanentgørelse af arbejdsmarkedsydelsen

en kortere genoptjeningsperiode hvad er det socialdemokraterne regner med at vi kan gennemføre efter et valg

har lyst til at sidde i regering efter et valg og det går jeg ud fra

de vil gå til valg på vi kan læse i pressen at man gerne vil fortælle det inden et valg

der sidder i kommissionen blandt andet parterne

dengang hvor den blev lavet men jo også i at vi indtil nu har brugt tre milliard kroner

meget brutale dagpengereform

at vi i fællesskab har kunnet tage ansvar for at løfte dem det tror

rigtig god prædiken fik jeg sådan spekuleret mig frem til at

har det helt store på programmet for det kommende folketingsår og som godt vil have tiden til at gå indtil der skal

for danskerne og sige nu gør vi noget offensivt så

det jo politisk meget god mening at statsministeren i dag altså i tirsdags udskriver folkeafstemning om retsforbeholdet man kan også sige

der mener at der er et stort problem i forhold til europol og som vil løse det ved hjælp af en ændring af retsforbeholdet er

at brikkerne faldt lidt på plads og jeg var i gang med

til christiansborg efter kirketid for så at

mødt af en journalist der siger til mig er du klar over at der bliver nedsat en analysegruppe en analysegruppe

konsekvenserne af en ændring af retsforbeholdet nå sagde jeg hvor lang tid skal de så sidde og vurdere det ja de skal sidde og vurdere det lige til den anden side af et folketingsvalg vil det sige

sidde en kommission der lige skal vurdere tingene til efter et folketingsvalg ja det er sådan set rigtigt og så fik jeg den der tanke jamen det er jo også rigtigt der kommer en god løsning i morgen eller i næste måned eller måske efter næste valg i en god løsning for dem der gerne vil have lavet om på de her ting og den offensiv som jeg havde siddet og forberedt mig på og som statsministeren havde lanceret

når man så gravede lidt videre i tingene omkring retsforbeholdet og det med europol

sagen at regeringen jo faktisk

også på et tidspunkt hvor danskerne har en mulighed for at sige nej tak vi ønsker at løse udfordringerne med europol på en anden måde nemlig ved det man kalder

en parallelaftale med de andre lande

den måde man nu laver det på fra regeringens side ønsker man jo

tingene op i en spids så danskerne bliver spurgt på et tidspunkt hvor løbet for en parallelaftale er

hvor den mulighed ikke eksisterer længere og hvorfor

hvad i alverden skulle få de andre eu lande til at forhandle en parallelaftale på plads med danmark om et område hvor danmark selv har sagt til de andre lande

vi ordner det selv ved at lave retsforbeholdet om så i virkeligheden

har regeringen nu lavet det over for den danske befolkning at man viser at man ikke har respekt for det retsforbehold at man ikke ønsker at give danskerne reelle valgmuligheder man ønsker at spørge danskerne på et tidspunkt hvor danskerne bliver

op mod en væg og får at vide at der ikke er noget alternativ til at ændre retsforbeholdet sådan som regeringen ønsker se det er ikke er en fair måde at drive politik på det er ikke respekt for danskerne der ønskede retsforbeholdet det ikke en værdig måde

i første det stod på sedlen men tiden var gået til at understrege det her forhold og håbe at vi kan få en debat om det

respektfuld måde at gøre det på over for den danske befolkning sagen er jo at de der måtte mene der er et reelt problem i forhold til europol

bør sætte sig i spidsen for at forhandle en parallelaftale som det jo hedder en aftale med de andre eu lande om at danmark kan udveksle oplysninger også fremover i forhold til forbryderes grænseoverskridende adfærd

har der i månedsvis ikke været kontakt mellem regeringen og kommissionen

det her spørgsmål det er ikke noget man har forhandlet og sandsynligvis er man i hvert fald stoppet med at overveje forhandlinger med kommissionen nogenlunde på det tidspunkt hvor man har besluttet sig for

løse det her ved en folkeafstemning i stedet for

på et tidspunkt hvor man kunne sige til den danske befolkning

var det egentlig mere respektfuldt end det statsministeren nu begiver sig

for den danske befolkning så jeg skal dybt beklage den måde man griber det an på

vi må tage diskussionen med den danske befolkning det er jo dem der til syvende og sidst skal beslutte sig og så må det stå klart for den danske befolkning hvad det er for en metode regeringen har valgt for at prøve at presse sine synspunkter

at finansiere at for eksempel al offentlig transport til folkepensionister skal være gratis det kunne vi forstå det

men er det så den højere ældrecheck til de dårligst stillede ældre eller

er selvfølgelig at når der er bestemte ting som vi her i folketingssalen

eller i en finanslovsforhandling kæmper for at få igennem så anviser vi også finansiering for det og det vi har vurderet der

i to tusind og femten er midler til at sikre en

mere tid hos de plejekrævende ældre og det er derfor vi har fokuseret den ægte ældremilliard vi har afsat for næste år

når vi skal forholde os til konkret hvad der foregår ude i kommunerne hvor mange hjemmehjælpstimer der er blevet skåret væk de seneste år og at den ældremilliard som regeringen kom med i år

altså med den anden hånd er blevet snuppet igen i kommunale besparelser så må vi bare sige at som vi så kan se det og når vi diskuterer de her forhold blandt andet med ældre sagen

er det vi får at vide at der er behov for at der er mere tid til de plejekrævende ældre og så må man prioritere der hvor behovet virker størst og det er umiddelbart i forhold til de mest plejekrævende ældre og derfor foreslår vi så og har anvist finansiering til hvordan der kommer flere penge til netop

der

det er det man stemmer på hvis man stemmer på

og så vil vi kæmpe for at få vores politik igennem efter et valg hvis der ligger

gennemgående i løbet af dagen om vi vil stille ultimative krav i forhold til et regeringsskifte og hvilken politik der så skal føres så er svaret nej lige så lidt som jeg forestiller mig at sf stiller ultimative

en eneste gang i løbet af dagen men jeg kan blive klogere nu hvor herre jonas dahl jo får

altså om sf opererer med ultimative politiske krav for at ville støtte fru helle thorning schmidt efter et folketingsvalg

noget om det men det vil være nyt

er et flertal har jeg forstået i det eksisterende folketing nej det er der så ikke

er vel også det sf bruger i forhold til efterårets finanslovsforhandlinger

der er konstateret et flertal i folketinget for at gøre noget og så bruger sf sin rolle til at presse regeringen til at være med til at ændre på nogle vilkår der er vel en rimelig sammenlignelig situation her det der så er spørgsmålet nu er jo om sf står fast holder holder fast her i efteråret

og regeringen har sagt at man gør alt hvad man kan for

må vi jo konstatere at skal vi for alvor få indflydelse på dansk politik direkte politisk indflydelse

jo se i to tusind og et at vi på tilsvarende vis som den her ældrepjece havde en stribe ting vi ønskede på ældreområdet som vi også lagde offentligt frem og hvis man så ser hvad vi i løbet af nullerne

meget stor overensstemmelse mellem det vi ønskede i to tusind og et og det vi stille og roligt i løbet af årene fik gennemført på nøjagtig tilsvarende vis vil man kende dansk

fremtiden hvis vi kommer ind i en central

jensen jeg har citeret det tidligere jeg vil gerne gøre det igen nu er det her et arbejdsprogram med et længere sigte

gennemføres inden for et finansår men det er helt klart at når vi lægger konkrete forslag frem på baggrund af programmet vil vi selvfølgelig anvise finansiering se den måde vi arbejder på

arbejder på er såmænd ikke så forskellig når det kommer til stykket vi har nogle visioner for hvordan samfundet skal udvikle sig

det lægger man en linje for og når der så er konkrete forslag på baggrund af det man lægger frem her i salen eller kommer med til

det indtryk jeg står tilbage med efter dagens debat er at der tegner sig to meget klare retninger for hvor danmark skal bevæge sig hen i fremtiden i diskussionen om økonomi er forskellene tydelige vi vil lade reformerne fortsætte fordi det giver os mulighed for at prioritere og investere i uddannelse i sundhed i psykiatri i velfærd

det giver os mulighed for at skabe vækst og jobs og det giver os mulighed for at hjælpe de allersvageste i vores samfund alternativet skal findes

ingen fra blå blok svare på

at det bliver fuldstændig reformfrit

i at give vores børn muligheder i livet ikke kun formelt men reelt det danmark vi ønsker er et danmark med lige muligheder for alle

med en genindførelse af fattigdomsydelser flere fattige børn og straffe til tolv årige

eller at investere i vores velfærd

i morgen så længe det bliver billigere at

dansker i dag synes mottoet at være det er symptomatisk det er skuffende vi vil et grønnere danmark

af kulalderen og ind i fremtiden

klimaet er tilsyneladende kun noget man går op i når der er international bevågenhed og man får lov til at banke med hamrene i bella center

velkommen vi hjælper flest mulige bedst muligt

fornødne skridt til at integrere dem der kommer til vores land og vi giver dem vished for hvornår deres familier kan komme herop

folk om at finde sig en lejr i afrika hvor de kan være indtil de kan vende hjem til deres hjemland

det er kolonialisme version

må mennesker på flugt fra fremmede lande være en stor mundfuld

under henholdsvis en socialdemokratisk ledet regering og en venstreledet regering vi vil et tryggere grønnere og mere åbent danmark blå blok er eksponent for et reformsvagt sort og

danmark jeg tror på håber på og drømmer om at leonora skal fejre sine fremtidige fødselsdage i

sikkerhed med det samme her i danmark og jeg vil gerne læse højt hvad det er unhcr

fns flygtningehøjkommissariat siger her til aften de siger hvis vi taler om syrere hvor vi mener at langt de fleste er flygtninge under den internationale konvention og man ikke med det samme går i gang med at give familiesammenføring så er man på kanten af international ret der fortsættes danmark skal fortsat tage sit internationale ansvar og anerkende dem som kommer til danmark som flygtninge og se til at de så hurtigt som muligt kommer ind i det danske samfund og det betyder også at de så hurtigt som muligt kan blive familiesammenført

indtryk på det radikale venstre og kan det radikale venstre leve med et forslag en politik

i høring tage bestik af de høringssvar der kommer og være i dialog med alle relevante parter vi kommer ikke til at gøre noget som er i strid med internationale konventioner

flygtninge derfor skal de selvfølgelig også have de rettigheder som flygtningekonventionen giver flygtninge og det betyder at man har ret til at få sine børn i sikkerhed med det samme ikke om en år når det passer regeringen

det samme hvorfor overhovedet kaste sig ud i at forsøge at lave et lovforslag hvor man fratager flygtninge deres ret til med det samme at få deres børn i sikkerhed når nu fn så fuldstændig klart fortæller os at det er på kant

og hvad vi skal tilbyde flygtninge mig bekendt mig bekendt kommer vi ikke til med det her forslag at ligge fjernt fra lande vi normalt sammenligner os med men det er jo det en høringsproces også skal bidrage til og jeg vil gerne gentage

til at gøre noget som ikke er i overensstemmelse med de internationale konventioner vi har tiltrådt

de mange unge der lader sig radikalisere og tager i krig mod isis

over de seneste uger er man blevet trængt op i et hjørne er man blevet sat på plads kan ordføreren

heller ikke i forhold til vores egne borgere dem der dybt forstyrret

det er vi jo ikke det eneste land der gør det der er sket er jo at virkeligheden er gået fra ondt til værre og det mener vi

at nogle udtaler at noget går til kanten af en eller anden konvention har vi jo hørt mange gange før

at høre en radikal ordfører der trækker i land i forhold til det som regeringen har lagt frem

halv uge jo også sket en ændring for to en og halv uge siden ville man jo ikke ændre på familiesammenføringsreglerne direkte adspurgt

på pressemødet og justitsministeren efterfølgende skriftligt at der ikke ville blive rørt ved familiesammenføringsreglerne

frem til åbningstalen i tirsdags

sker det ikke på baggrund af at

reel regeringsdiskussion om de internationale konventioner

fn organ kommer med en udtalelse men det får os ikke til at trække lovforslaget tilbage vi sender det i høring

som vi har planlagt og så tager vi de høringssvar ind og så tager vi diskussionen på det grundlag det synes jeg da er god lovkvalitet det er da sådan

så siger jeg bare helt stilfærdigt vi kommer ikke til at medvirke til noget som er i strid med konventionerne og hvis der er anklagepunkter

for at opnå det der er formålet med loven og selvfølgelig

det holder sig inden for alt det et lovforslag bør gøre i en retsstat en retsstat som også har tilsluttet sig internationale konventioner og hvis der kommer alvorlige kritikpunkter

ser vi da på det så ja det gør indtryk hvis der er en anklage mod danmark det tager vi da dybt seriøst men jeg vil også sige at vi da har gjort vores forarbejde så godt vi kunne nu har vi så en høringsproces

til god lovkvalitet fuldstændig ligesom alle lovforslag

en brav kamp om hvem der hurtigst kan afvikle den succeshistorie det ser vi på dagpengeområdet hvor man midt i en dyb økonomisk krise fordoblede straffen til de tusindvis af hårdtarbejdende danskere som netop havde mistet deres arbejde

ved hele vores fleksible model på arbejdsmarkedet og dermed ved selve rygraden

hvor tusindvis af stillinger som sygeplejersker lærere

social og sundhedsassistenter

set også blevet aflyst det mest interessante i dag

set været og det er måske tankevækkende nok at det eneste vi har kunnet få ud af venstre som er oppositionens største parti i hvert fald endnu

også til de radikale men med al respekt

man kan komme med der er ingen politiske nyheder det er sådan set summeret op og det kan man også se når man læser diverse indlæg

medierne i et par rulleskøjter vi har ikke kunnet få nogen markante nyheder vi

få svar på hvad vi får med nulvæksten vi har ikke kunnet få svar på hvad indholdet er med nulvæksten hvem er det der skal fyres og hvorhenne nej kort og godt har vi endnu en gang været vidne til det man må sige er de borgerlige

taberstrategi derfor synes jeg også det er tankevækkende at den taberstrategi skal være med til at rive

den laveste skat eller den dårligste velfærd eller de ringeste lønninger nej tværtimod vi skal bygge videre på de værdier vi har vi skal bygge videre på de styrker vi har i danmark

jo netop det der har skabt et unikt samfund der forener økonomisk velstand bæredygtig udvikling personlig frihed og social tryghed

thulesen dahl sagde tidligere fra talerstolen det bed jeg mærke i at nu bakker dansk folkeparti også efter et valg op ikke bare om kravet til genoptjening men også om

synes jeg faktisk var den eneste interessante nyhed vi kunne få lokket ud

en vigtig del af

fleksible arbejdsmarked det skaber tryghed for dem der mister arbejdet vi har et socialt sikkerhedsnet hvor virksomhederne til gengæld har let ved at omstille sig hvis de får behov for at fyre eller at hyre det er krumtappen i det danske dagpengesystem og det er vores sikkerhedsnet hvis vi i perioder mister jobbet over tredstusind mennesker står til at miste retten til dagpenge inden udgangen af næste år det er også baggrunden for at vi fra sfs side

opfordre regeringen til at indkalde til forhandlinger så vi kan finde en løsning på dagpengeproblemet

en situation hvor serveretten desværre igen gud bedre det skal overlades til herre lars løkke rasmussen

vel at mærke manden som gennemførte hele angrebet på dagpengemodellen derfor en opfordring til socialdemokraterne lad os nu handle fra sfs side er vi også optaget af en god folkeskole og gode daginstitutioner

i daginstitutionerne så børnene får den opmærksomhed der er så vigtig vi er samtidig optaget af at sikre en bæredygtig udvikling både herhjemme og globalt

de finanslovsforhandlinger som så småt er gået i gang fordi vi har behov for både at prioritere vores børn vores folkeskole vores miljø og vores klima fordi vi i sidste ende er nødt til også at tage ansvar ikke bare for det samfund vi har men også for de børn der skal vokse op i fremtidens danmark og fremtidens samfund danmark

et stærkt samfund et samfund der bringer det bedste frem i os alle

ikke mindst i vores virksomheder det skal vi også blive ved med at være men det kræver alt andet lige at vi tør investere i vores børn

også i en ny dagpengeløsning men tør investere i folkeskolen i vores planet og nye arbejdspladser

opfordringen igen lad os løfte opgaven sammen det har vi gjort gennem mange generationer det er der også behov for at den her generation

de offentlige finanser med to og tyve milliard kroner

mærke et tal der er noget højere end de tyve milliard kr regeringen selv praler med at have

to tusind og tyve og mit enkle spørgsmål til herre jonas dahl er hvordan vil sf finde de penge hvis man er modstander af de reformer som vi har gennemført hvad er sfs

at permanentgøre den arbejdsmarkedsydelse

for halvandet års tid siden den foreslår vi at vi gør permanent i det tredje år fordi det fra sfs side er vigtigt at vi rent faktisk også sikrer nogle af de mennesker der desværre ikke har fundet arbejde lige meget hvor

erkende at der stadig væk er nogle der ikke har kunnet finde et arbejde fordi vi stadig væk er i en lavkonjunktur dem vil vi gerne være med til at tage ansvar for og derfor lægger vi op til at forlænge

offentlig vækst hvis tallene skal hænge sammen så jeg stiller spørgsmålet igen

til velfærdsstaten hvordan skal de penge så findes

vi har brug for at få noget der bidrager til holdbarheden af dansk økonomi ikke noget der forværrer

det økonomiske råderum som regeringen har lagt op til i de finanslovsforhandlinger vi så småt er gået i gang med så det her

set om hvordan man vil vælge at bruge de midler der er til rådighed

jeg har da fuld forståelse for at man hellere vil bruge

alle mulige andre ting men fra sfs side er vores prioritering bare at vi gerne vil bruge pengene til at

genoptjeningskravet og

det er en eller anden manual til statsministeren om hendes fremtid men sådan er det ikke det er en dybt alvorlig film der handler om hvad der sker i en lille familie kone og mand hvor manden bliver ramt af demens

men jo også skræmmende når man ser på de vilkår som den demente og den pårørende bliver omfattet af egentlig var det jo meget godt at tiden gik for nu kan jeg

i stedet for en påmindelse for det var det borgeren ville med

velfortjent belønning fordi statsministeren jo har taget et afsnit med

jeg er især glad for en sætning om at vi

handle hen over hovedet på den ældre i den forbindelse vil jeg henlede alle folketingsmedlemmers opmærksomhed

på det brev vi modtog fra alzheimerforeningen her i tirsdags det lå i vores postkasse det er jo også skræmmende læsning desværre med skræmmende eksempler på omsorgssvigt på landets plejehjem hvor vi jo alle ved at hovedparten af beboerne er demente og at der bliver mange flere af dem i årene fremover jeg håber at alle har læst eller vil læse det brev det får mig til at sige til statsministeren at vi kommer altså til at bruge mere end de hundrede millioner som statsministeren har foreslået hvis vi skal møde de udfordringer som er på det her område

som hedder husk demens det var skrevet før jeg opdagede at statsministeren havde husket det men

med den overskrift vores hovedbudskab er det samme som i alzheimerforeningen og som også diskuteres blandt en række organisationer der er gået sammen i den såkaldte demensalliance vi bliver simpelt hen nødt til at kigge på normeringerne på landets plejehjem vi er nødt til at sikre at der er tilstrækkelig sundhedsfagligt personale til stede i alle døgnets fire og tyve timer situationen er jo ikke bedre på hjemmehjælpsområdet det har jeg allerede nævnt nogle eksempler på tidligere på dagen som foa har påpeget

fortsætter nedskæringerne på trods af at kommunerne har fået den berømte ældremilliard det er jo fuldstændig uholdbart at der bevilges en milliard til et varigt løft på ældreområdet men den bliver så bare puttet ned i et stadig større nedskæringshul og rækker ikke en gang til at dække de besparelser og nedskæringer der finder sted derfor bliver vi også nødt til at diskutere bedre hjemmehjælp i finanslovsforhandlingerne vi er nødt til at finde en mekanisme som sikrer at hvis vi i folketinget bevilger nogle penge til et varigt løft af et område i dette tilfælde ældreområdet så er det også det der sker

dom i højesteret som giver kommunerne ret til at skære ned på hjemmehjælp eller fratage borgeren hjemmehjælp selv om der ikke er sket nogen forbedring af borgerens funktionsevne vi er nødt til at sikre at rehabilitering som alle går ind for ikke bliver et redskab et tvangsredskab for kommunerne til at spare

vi kommer til at drøfte vi er simpelt hen nødt til at sikre at der bliver tale om et varigt løft af ældreplejen i forbindelse med årets finanslov vi kan ikke være bekendt at byde vore ældre medborgere de vilkår

alderdom en værdig behandling når de rammes af demens og får en mindre funktionsevne jeg frygter jo at hvis man lavede en tilsvarende undersøgelse af de andre velfærdsområder som foa lavede i sommer på ældreområdet så ville der tegne sig et lignende billede af at nedskæringerne fortsætter også i folkeskoler

daginstitutioner det er selvfølgelig en konsekvens af den økonomiske politik

med støtte fra dansk folkeparti og videreføres af den nuværende regering vi er dybt uenige i den politik fra enhedslistens side men det fritager ikke nogen af os for forpligtelsen til at løse de konkrete problemer der er på det her

der er et spænd mellem regeringen og det parlamentariske grundlag men det jeg så tog ordet for lige at spørge

lidt mere parat til at svare på lige præcis det spørgsmål altså hvilken økonomisk vækst i den offentlige sektor altså realvækst

i de kommende år typisk frem til to tusind og tyve som jo er

andre partier også afkræves svar på så hvad er enhedslistens plan for hvordan den offentlige økonomi må udvikle

om de økonomiske planer som regeringen kører efter

jo til forveksling ligner dem som oppositionen kører efter bortset fra et vigtigt spænd mellem

på de samme grundlæggende præmisser og det der var min hovedpointe er at der

de planer heller ikke den som

kristian thulesen dahl støttede den tidligere borgerlige regering i der fører til det man påstår nemlig øget beskæftigelse hvad det andet spørgsmål angår tror jeg ikke

tyve planer der er jo ikke nogen af dem der virker efter hensigten og begge parter har jo nogle forklaringsproblemer i forhold til hvor de vil skaffe finansieringen regeringen har jo også et problem i forhold til noget med tolv milliard kroner i effektiviseringer af den offentlige sektor hvor skal de komme fra det mangler vi stadig væk nogle svar på vi beskæftiger os med konkrete initiativer der gavner velfærd og beskæftigelse og vi sørger for at de er beskæftigede undskyld

tror at enhedslistens økonomiske politik frem til og tyve bygger på at den offentlige sektor

det samme som den almindelige velstandsudvikling i samfundet altså at den offentlige sektor som minimum

i eftermiddags skal vokse med det samme

penge på at ansætte folk så kunne ansætte

fuldstændig forkert antaget noget med tredstusind

i den offentlige sektor frem til to end det regeringen forestiller sig det

at finde ud af hvad spændvidden egentlig er mellem det enhedslisten ønsker skal føres af økonomisk politik i danmark de kommende år og det

flotte plan for halvtredstusind grønne job ja så er det jo

ikke så forfærdelig mange offentligt ansatte men så vil jeg bare sige

enhedslisten hvis vi skulle gå hen og ansætte nogle

økonomiske politik som kristian

dahl jo selv støttede den tidligere regering i nedskæringsfelttoget over for velfærden i kommunerne

jo i to tusind og ni under den tidligere regering med støtte fra dansk folkeparti

derfor er det nogle gange man kan føle en ganske let kvalme når dansk folkeparti harcelerer over nedskæringerne på ældreområdet for de har jo selv banet vejen for det ved at støtte den tidligere regerings økonomiske politik ved at støtte den budgetlov der i dag

gjort vores politik fuldstændig klar vi vil have en politik der er på borgernes side vi vil være de svagestes advokat i folketinget og vi vil have bedre forhold for erhvervslivet det er alment kendt at et af vores store finansieringsmidler er mere effektivitet og jeg vil gerne tage min egen medicin og gå foran og stoppe talen

præget af gentagelser og måske også af et meget forudsigeligt forløb i forhold til hvordan den her type debatter går man kan sige at nyskabelsen har været at vi har

lov at fejre leonoras fem års fødselsdag

det vi siger her i folketingssalen og

få præciseret tre ting vi har hørt såvel statsministeren

om at gå ind på finansudvalgets besvarelse fra to tusind og tretten til fjorten af spørgsmål

bidrager til at vi har råd til at holde vores velfærdssamfund kørende frem mod to tusind og tyve og som kommer af reformer bidrager vk regeringens

dansk folkeparti og for nogles vedkommende naturligvis også sammen med det radikale venstre

de ti procent kommer fra fru helle thorning schmidts

og for at sige her når man

anderledes end det vi gjorde

så ender det med at vi får et forkølet svar om at herre jonas dahl sådan set står på mål for det hele men bare

det er sådan set hele pibetøjet også nedsættelsen af topskatten med seks procent og alt muligt andet det

også en artig nyhed

er at finansministeren også besvarede et andet spørgsmål

tre hundrede og ni og fyrre fra herre jesper petersen fra socialdemokratiet grunden til at jeg fremhæver

svar er at vi igennem hele dagen i dag har hørt fru maja panduro tale om

det tal som gælder for to tusind og tretten

nulvækst og minusvækst i

afspejler at socialdemokratiet ikke engang ved hvad deres egen politik medfører ude i kommunerne det tredje og sidste jeg vil sige

at jeg synes det er ganske tankevækkende at hele dagen

og tyve plan og står helt på mål for de ting vi beskriver der men jeg vil sige

ville stå på mål for den to tusind og tyve plan regeringen selv har det ville statsministeren ikke

måske nogen der havde lyst til at give leonora en babygave det er sådan at planloven

så mange restriktioner i dag at af to babybutikker der ligger ved siden af hinanden i odense

kunne sende tremmesenge og

må sælge det hele det er planloven der sætter en restriktion der

synes jeg da er fuldstændig

i odense men et andet eksempel kunne jo være oppe fra vesthimmerland kommune hvor en økologisk

til det det virker altså på mig fuldstændig vanvittigt at vi har fået en lovgivning der lægger så mange begrænsninger på hvad folk selv kan få lov til at gøre uden at det generer vores skønne og smukke natur

nogle ændringer så fornuftige initiativrige mennesker kan få lov til for eksempel at dyrke gulerødder

hvor de gerne vil have

stor butik fordi de gerne konkurrere med en anden stor by også selv om de godt ved at det fører til at de små butikker i kommunen risikerer at lukke det

espersens gamle hjemkommune hjørring og kommunens forhold til hirtshals altså hvordan

giver mulighed for udvikling jeg vil gerne sige her at jeg synes det er rigtig godt at herre per clausen stillede mig det indledende spørgsmål om store butikscentre og så videre

til med dem men vi kan bare se at der er for mange eksempler vores partiformand

på at vi laver spændetrøjer og vi gør det især i de områder

men jeg har altså også en ambition om at danmark skal være det bedste land for verden og der

vi har nogle udfordringer når det gælder hvor meget danmark bruger af klodens ressourcer

de lande der bruger allermest og vi overforbruger allermest kun overgået af tre oliestater vi har også

her forleden stemte vi om at sende f seksten fly til irak hvilket jo betyder at det er den måde vi udfolder vores

gøre det bedre hvis vi kigger på europapolitikken

det meget ambivalent med den det er tydeligt at

er ambivalent her i salen men den er også ambivalent ude i danmark alle de her emner er nogle som vi stort set ikke har snakket om

hvis man sidder dernede på bageste række

regeringen og oppositionen konkurrerer

der er den bedste administrator for det velfærdssamfund som vi kender i dag

flygtningepolitik

så bliver der snakket vækst vækst og atter vækst og alle ved jo godt hvis man tænker sig om at hvis vi fortsætter den vækststrategi som vi har i dag så kører vi jorden direkte ud over miljøkanten så hvordan udvikler vi en ny økonomi hvor vi ikke producerer mere men producerer bedre der bliver man nødt til

hvordan får vi forbruget af knappe ressourcer ned samtidig med at man øger livskvaliteten for borgerne

også sikrer at samfundet stadig væk er et lige samfund det er den politiske ligning jeg har lyst til

løse sammen med dem der har lyst til at løse den sammen med mig og det kræver selvfølgelig

man har modet til at forestille sig en radikalt anden fremtid altså lysten til at diskutere hvad er det for en økonomisk model der sikrer det her jeg tror faktisk at der er rigtig mange danskere der er klar til det lige nu bliver der eksperimenteret med deleøkonomi

affald kan være en anden virksomheds ressource folk

og det er så det vi som politikere kan være med til at understøtte eller lade være

er at vide at vi faktisk har gjort det før i danmark vi har faktisk

at have modet til den radikale forandring vi fejrer to hundrede året for folkeskolen

besluttede os for en folkeskolereform det gjorde vi året efter at danmark gik bankerot og alligevel var der politisk både motivationskraft og vilje til at investere i det fælles bedste og det er den samme form for både engagement

der skal være med til at gentænke samfundet sådan som vi forstår det i dag for hvis vi ikke gør det

en forhåbning for den her folketingssamling og det er at få lov til at opleve at statsministeren på et tidspunkt siger til lars løkke rasmussen det spørgsmål du stiller kan jeg godt forstå det er et godt spørgsmål

en forhåbning om at opleve herre lars løkke rasmussen sige til vores statsminister det svar jeg har fået er et godt svar

evige konkurrence mellem de to blokke og jeg tror der er rigtig mange danskere derude som har fulgt den her debat der ikke forstår

kan være at diskussionen foregår på det her niveau så lad os have modet til at forestille os en radikalt anden fremtid

kæmper kurdere og arabere kristne og muslimer en samlet men meget ensom kamp mod ekstremisterne fra isil siden befolkningen i de her områder smed assadregimet på porten for tre år siden har man dannet et mangfoldigt sekulært selvstyre et demokrati der ikke bare inkluderer den kurdiske majoritetsbefolkning i området

araberne de kristne og andre minoriteter nu står denne befolkning over for en massakre og danmark

har isil med tunge våben angrebet

de amerikanske luftbombardementer er ikke nok det siger amerikanerne selv i deres egne udmeldinger og kurderne råber fortvivlet på hjælp efter de våben og den ammunition der kan stoppe isil de kurdiske kristne og arabiske styrker i det her område

i årevis men de mangler de panserværnsraketter som skal til for at ødelægge de tanks der lige nu ruller frem og kæmper i gaderne

at danmark skulle hjælpe med til senest har sf meldt ud at de bakker op vi så et samlet folketing beslutte

sendes våben til kurderne i nordirak men i forhold til det nordlige syrien er det blevet afvist samtidig ser vi hvordan danmarks nære allierede nato landet tyrkiet aktivt har modarbejdet kurderne ved at holde grænsen til

de kurdere i nordirak som vi her

meldt ud at de er parate til at sende deres soldater til

de har anmodet tyrkiet om lov

at transportere deres styrker igennem tyrkiet men tyrkiet har tilsyneladende nægtet dem denne adgang den tyrkiske præsident erdogan ser altså hellere at det demokratiske og mangfoldige selvstyre i det nordlige syrien knuses end at isil bekæmpes

men det er ikke i danmarks interesse

falder det er ikke i danmarks interesse at den demokratiske modstand mod isil knuses statsministeren åbnede folketinget tirsdags med at sige at hvis vi ikke handler over for isil så dukker vi os men hvorfor dukker statsministeren sig for isils fremrykning

for isils fremrykning i kobani fn har opfordret til at alle der kan gøre noget skal gøre noget for at beskytte civilbefolkningen i byen men hvorfor gør danmark ingenting for at hjælpe de civile

mens verden passivt ser til jeg synes det er en ubærlig tanke jeg vil indtrængende bede folketingets medlemmer om at arbejde for

de våben og den ammunition de har brug for opfordre folketinget til at lægge pres på tyrkiet opfordre folketinget til ikke at dukke sig

lige nu kæmper imod ekstremisterne fra

at man ikke handlede på økonomien under vk regeringen og fru maja panduro er historieløs nok til at sige vi er jo sådan set dem der har fået styr på økonomien i modsætning til den regering vi havde før

en enkelt gangs skyld rigtig glad for herre nikolaj villumsen fra enhedslisten

villumsen spurgte den fjortende august om finansministeren ville redegøre for hvor mange penge der var blevet frigjort gennem gennemførelse af reformer af velfærds og skattesystemet siden to tusind og otte her får vi altså svaret på

der har taget ansvaret for at rette op på dansk økonomi og sikre at de offentlige finanser er blevet styrket

finansministeren så jo finansministeren svarer klart at halvfems procent af den gennemførte genopretning af dansk økonomi kommer fra reformer der blev aftalt og gennemført af og under vk regeringen

det som har rettet dansk økonomi

er genopretningspakken med dagpengereformen fra to tusind og ti det som har rettet dansk

er aftalen om senere tilbagetrækning fra to tusind og elleve de tre aftaler udgør med finansministerens vurdering

siden to tusind og otte halvfems procent

hvad har yderligere kendetegnet de reformer som har rettet dansk økonomi op

at statsministeren fru maja panduro og socialdemokraterne var imod dem

de modstandere af reformerne næh de gik direkte til valg på at man skulle afskaffe reformerne de reformer som vk regeringen sammen med dansk folkeparti tog ansvaret for at gennemføre og nu prøver partierne så at fordreje historieskrivningen

de reformer men lad mig sige det ganske tydeligt uanset hvor mange gange i forsøger at fordreje historien

det ikke lykkes jer for finansministeren skal holde sig til sandheden og derfor kan man bare læne sig op ad finansministerens svar på hvem der har gennemført

det giver sig selv at når vk regeringen stod for halvfems procent af genopretningen ja så har sr regeringen jo kun stået med og uden sf for ti procent men mere interessant er det

ikke en eneste gang og det radikale venstre kun en enkelt gang tog medansvar for svære beslutninger under vk regeringen så har venstre hver eneste gang været med og vi har hver eneste gang trukket regeringen i en mere ambitiøs retning og gjort reformerne større og mere robuste

og tage æren for økonomiske reformer som vi lovede at bortskaffe

det ikke lykkes jer venstre står ved tager ansvaret

og er stolte over de reformer som vi gennemførte og de forbedringer af regeringens forslag som vi har fået gennemført

og sænke skatten på de små arbejdsindkomster så det bedre kan betale sig at arbejde vi vil inden for udgiftsstoppet øge bevillingerne dobbelt så meget som regeringen vil i to tusind og femten til sundhed og kræftbehandling vi vil investere

ved at fjerne byrder og omkostninger som gør det dyrere og mere besværligt at drive virksomhed og derved kunne skabe nogle flere arbejdspladser her i danmark det er vores politik det er vores plan og den håber vi snart at få muligheden for at gennemføre efter

dansk folkeparti vil stemme for økonomisk vækst i den offentlige sektor

efter et valg hvis der er flertal efter et valg for

have fortsat vækst i den offentlige sektor lave ændringer

i form af at halvere genoptjeningsretten er det så noget som

af verdens største offentlige sektorer er stor

flere private arbejdspladser det er at vi får skabt en situation hvor danske virksomheder bedre kan konkurrere så vi kan få nogle private arbejdspladser tilbage det er de private arbejdspladser der er grundlaget for de skatteindtægter der gør at vi har et velfærdssamfund i danmark og regeringen desværre støttet af sf i det finanslovsudspil vi har set

intet nyt for at få skabt nogle flere private arbejdspladser

konkret svar når dansk folkeparti nu siger de vil have offentlig vækst efter et valg de vil have dagpengeændringer efter et valg så spørger jeg vil venstre så også bakke op om det eller er venstre til salg jeg vil gerne have svar på hvad

for at have offentlig vækst for at gøre noget ved dagpengesystemet efter et valg vil venstre så bakke op om det eller betyder det at venstres

liberal regering med herre lars løkke rasmussen som statsminister vi vil ikke gennemføre det

jonas dahl og sf gjorde nemlig at love et og gøre det stik modsatte efterfølgende vi vil ikke lave en kovending og

da de endelig fik regeringsmagten i to tusind og elleve

gøre dagpengesystemet bedre hvis det kan gøres uden at det bliver

så lad mig sige det helt klart så

venstre ønsker ikke mere brugerbetaling men en mere retfærdig brugerbetaling og vi har intet konkret forslag ud over en kommission der skal undersøge om det kan lade sig gøre at lave en mere konkret

er en skræmmekampagne med løse påstande vi har

brugerbetaling på lægebesøg vi har et forslag der at vi gerne vil have en mere retfærdig brugerbetaling og derfor vil vi gerne undersøge

mig her

at bevare det samme antal offentligt ansatte og det samme varekøb som man har i dag man kan altså bevare den samme offentlige service men vi dikterer ikke kommunerne hvad de skal gøre jeg ved ikke om herre jesper petersen

hvordan hver enkelt kommune og hver region skal fordele deres midler mellem varekøb og løn

jesper petersen heller ikke sige hvor mange offentligt ansatte der vil være i kommuner og regioner for det er noget man træffer beslutning om decentralt

altså erstatte løn med varekøb ved eksempelvis at udbyde

hvoraf det fremgår af det jo vil føre til færre offentligt ansatte hvis man indfører nulvækst en påstand der er blevet bekræftet af den serie af økonomer som berlingske spurgte i fravær af at kunne få svar fra venstre

gav finansministeriet ret i det svar

har holdt sig til da han gav citat til politiken men måske så fandt ud af at det ikke var så smart at løfte for meget på sløret for den plan vi stadig væk ikke har fået lov

anerkender herre kristian jensen også på det her punkt

tyve plan bortset fra et punkt

enige om de langsigtede målsætninger i dansk økonomi bortset fra et punkt hvor herre jesper petersen og regeringen ønsker at den offentlige sektor skal blive endnu større at der skal være vækst i den offentlige sektor en realvækst på nul procent om året mener vi bare at de nul procent skal bruges til noget andet nemlig at investere i private arbejdspladser det er altså reelt den eneste forskel så lige så konkret som regeringens to tusind og tyve plan er lige så konkret

for det er den samme bortset fra

sektorer endnu større eller man skal investere i private arbejdspladser venstre vælger

indholdet lod jo en del tilbage at mangle det meste var et tilbageblik på historien vel at mærke den del af historien som statsministeren i øvrigt fandt

fremhæve og vel at mærke en historieskrivning hvor statsministeren førte pennen

afhandling næppe kan leve op til folkeskolens afgangsprøves krav om kildekritik

underforstået må man forstå at der blev brugt for mange penge men var det ikke statsministerens parti der i nullerne foreslog at øge de offentlige lønninger med ekstra fem milliard kr

var det ikke statsministerens parti

at hæve ulandsbistanden med yderligere tre milliard

milliard kroner til at gøre den kollektive trafik billigere

at der skulle være to lærere i hver klasse et løfte til fire

parti der foreslog øremærket barsel til mænd

at der maksimalt skulle være fire og tyve elever i folkeskoleklasserne

parti der foreslog at hæve alle overførselsindkomster med to tusind

øvrigt glemt løftet om betalingsringen

det løser sig jo nok i morgen fælles for disse mange løfter er at ingen af dem er blevet gennemført ingen

og for dansk økonomi men det er særdeles skidt for tilliden mellem befolkningen og politikerstanden jeg bemærker nu at der fremsættes nye løfter fra statsministeren og hendes parti

derfor hvorfor danskerne

skal stole på statsministeren denne gang før sidste valg lovede statsministeren at dagpengereformen skulle rulles tilbage sandheden er at dagpengereformen står endnu

så igen at rulle dagpengereformen tilbage hvorfor skal danskerne stole på statsministeren denne gang før sidste

kickstart af dansk økonomi sandheden er at økonomien er gået i stå vækstprognoserne nedjusteres igen

hvorfor skal danskerne stole på statsministeren nu før sidste valg

sandheden er at kommunerne bruger færre penge i dag end i to tusind og elleve

jeg spørger hvorfor skal danskerne stole på statsministeren nu

hvornår alle disse nye løfter egentlig vil blive indfriet står de

som stadig ikke er indfriet eller visker statsministeren nu løftetavlen ren og starter på en frisk løfteliste som jeg ser

er det nærmest et demokratisk problem og udfordring at der med så stor tydelighed og på så markante punkter er en kæmpe forskel mellem de afgivne løfter og det man rent faktisk gennemfører

men simpelt hen i forhold til retningen på det

efter valget jeg tror ikke på nulvækst udtalte statsministeren i sin nytårstale det er muligt men danskerne tror ikke

herefter er forslag til vedtagelse nummer v en af lars løkke rasmussen kristian thulesen dahl simon emil ammitzbøll og lene espersen

ønsker nogen ordet

det er ikke tilfældet